samtykke som givet

fra den fjerde april to tusind og tretten på grund af sygdom hvis ingen gør indsigelse vil

det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

for socialistisk folkeparti i nordjyllands storkreds karen karen touborg godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den fjerde april to tusind og tretten i anledning af pernille vigsø bagges orlov da første stedfortræder har meddelt at han ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet

jeg slutter afstemningen indstillingen er enstemmigt vedtaget med

stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og fyrre af flemming damgaard larsen daniel toft jakobsen marlene borst hansen anne baastrup mette bock

her

slutter afstemningen for stemte ni og firs imod stemte tyve

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v fem og fyrre af christian langballe og nummer v syv og fyrre af jørgen arbo bæhr

det er ikke tilfældet

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren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

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og to imod stemte fem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

enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt

vi skal lige have flyttet et medlem er det fru maja panduro nej

nej det er helt nede

claus dethlefsen anviser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

for stemte en hundrede og fem imod stemte fem

udtale sig herre henrik høegh

kommunerne nogle muligheder for at bestemme i eget pastorat det gælder muligheden for udvikling i kystnærhedszonen det gælder

udviklingen i kommunens handelsliv her er det altså åbenbart regeringens

er bedre til at bestemme hvad der er bedst for de her kommuner

men sådan er det det er jo set før i den her sal grunden til at jeg egentlig tager ordet nu her igen er for at gøre opmærksom på

lovpres og det lovsjusk der er om l en hundrede og syv og fyrre

pressede i tirsdags et mindretal i udvalget til at afgive tillægsbetænkning der er stadig væk ubesvarede spørgsmål i den her sag og derfor ønskede mindretallet mere tid til at gøre lovbehandlingen færdig det blev ikke accepteret flertallet pressede en tillægsbetænkning igennem

lex randers altså noget man vil presse igennem af hensyn til en enkeltsag i randers kommune jeg synes at det er meget uheldigt og det er for mig ukendt jeg har ikke siden to tusind og syv oplevet at et

en lov igennem at man laver det her lovsjusk at man hele tiden tvinger et mindretal

at få svar på de spørgsmål der ligger så jeg vil anbefale at vi udsætter tredjebehandlingen at vi går tilbage til den oprindelige tidsplan og dermed giver mulighed for at alle spørgsmål bliver besvaret i den her sag

andenbehandlingen for to dage siden hvor vi

til hvordan man vil adressere at der altså er rigtig mange spørgsmål

den her sag ikke mindst efter at den

nu bliver jaget igennem efter at man allerede havde vedtaget en tidsplan og nu har fremrykket tidsplanen imod det store mindretals ønske

her ved tredjebehandlingen og

spørgsmål fra landdistriktsudvalget

alle ting vendt og give mindretallet mulighed

det vi nu er vidne til at

om hun ikke kunne komme på talerstolen og prøve at retfærdiggøre

folketing på de her konkrete spørgsmål

mest skuffende for mig i mine år

der sidder nogle folketingsmedlemmer blandt regeringspartierne som virkelig ikke bare mener

vores terminer for hvordan vi behandler lovforslag i folketinget

ved jo udmærket godt at miljøudvalget har vedtaget en ny tidsplan på et forslag fra mig og derfor er det helt uberettiget at han nu kaster sig over miljøministeren han burde jo

så få anledning til at gøre jeg vil bare stille et

stillede det første spørgsmål og indtil de stillede det andet spørgsmål

sådan at man nu har stillet spørgsmål som man ikke kan få svar på

være fordi man har sovet systematisk i timen i flere måneder

og derfor har brug for ekstra tid og det synes jeg bare ikke at vi kan tage hensyn til i den her proces der har

masser af tid siden lovforslaget blev fremsat

tid til en rigtig rigtig grundig behandling så alle venstres dårlige argumenter imod lovforslaget

samråd med miljøministeren hvor jeg gentagne gange spurgte miljøministeren om miljøministeren havde nogen som helst andel i at den her tidsplan blev revurderet jeg fik ingen svar

jo ikke hvilken rolle miljøministeren har spillet i det her for

vi har stillet spørgsmål på spørgsmål på spørgsmål vi har rejst debatten

det op ved tredjebehandlingen de eneste fra regeringspartierne og deres venner

her sag er nok fordi det er mit forslag som et flertal i udvalget har vedtaget et flertal der ud over enhedslisten består af regeringspartierne og det konservative folkeparti de har vedtaget

glad for og tilfreds med derfor synes

har en særlig forpligtelse til at forsvare

rigtig mange spørgsmål der har været

samråd i udvalget der har været deputationer ja

at venstre så er uenig er jo venstres anliggende og venstres ansvar og

hensyn til borgerne i randers eller det er af hensyn til bilka at man indtager det standpunkt

men jeg ved at venstre indtager et andet standpunkt og det vil jo komme til

miljøministeren at det kunne være fint hvis de også

sig den anstændighed at tage ordet når vi nu

har været igennem en lang proces

skal tale om nu det der er problemet er jo at der stadig væk er spørgsmål som er stillet men som ikke er besvaret

den anden problemstilling som man heller ikke har taget hensyn til er

er to udvalg der sidder og behandler den her sag

synes vi er ret uheldigt når vi kan se

vi ikke har fået svar på de spørgsmål der er rejst

uge ti er er mange folketingsmedlemmer slet ikke her på christiansborg

folketingsmedlemmerne så derfor kunne angår den her sag roligt have nogle flere arbejdsdage

den her sag tilbage til udvalget fik svar på de spørgsmål

som ikke er fuldt belyst og alle spørgsmålene

sige ja til at få det sendt tilbage til udvalget

så kan det godt være at det skal være med en anden tidsplan end

det skal jeg ikke forholde mig til men jeg synes det er ret og rimeligt at folketingsmedlemmerne kan få svar på deres spørgsmål

dohrmann sikkert var ude at rejse

bare spørge herre dohrmann om han ikke er enig med mig i at vi altid kan skabe den situation

sådan cirka samtidig med at behandlingen af sagen starter for tredje gang

der altid være ubesvarede spørgsmål det nummer kan jeg da også lave hver eneste gang jeg har lyst til at lave det og jeg takker da for inspirationen fra venstre

at fremstille det som om det er udtryk for at

jeg må også sige at hele problemet med

at man fremrykker en tidsplan man har et

andet udvalg landdistriktsudvalget som har fået en udmelding om hvad tidsplanen er så er det rigtigt

have fremrykket tidsplanen med en måned

af sit flertal men det betyder jo bare

vi jo så sent som i tirsdags ved andenbehandlingen

udvalgsbehandlingen

som måske kunne rejse nogle nye spørgsmål og det er nøjagtig det der er sket det er ikke en situation vi oplever hver eneste dag

per må man jo også ligesom prøve at undersøge hvor mange gange før er det sket at man fremrykker en tidsplan

meldt en tidsplan ud så derfor vi kan kun betragte det her som en chikane fra herre per

have den tid som det nu kræver at få

en ret begrænset interesse for det her lovforslag indtil tidsfristen blev ændret det er jo det ene man kan sige til det

vedtaget så hurtigt som det er muligt så de kan få retsvirkning

det her lovforslag men vi har

ikke insisteret på at der skulle dispenseres fra tidsfristerne

er at det handler om at få det gennemført sådan at det kan få retsvirkning for at undgå at der sker det at der umiddelbart før vi får det vedtaget på en række steder bliver gennemført nogle ting som det her lovforslag præcis skal forhindre der er jo ikke nogen grund til

den tidsplan som var meldt ud

per clausen jo oplyse om han var til stede på mødet

at der lidt efter blev indkaldt til et nyt møde hvor tidsplanen

at man skal operere efter flere forskellige tidsplaner

de forskellige udvalg og at man ikke har tid til at stille de spørgsmål og at nogle

til sidst der synes jeg bare at herre per clausen skulle være så storsindet at man ligesom behandler de spørgsmål på en seriøs og en ordentlig måde

så man kan sige at vi

vi ingen problemer haft nu gør man det at man fremsætter lovforslaget den syvende februar og haster en betænkningsafgivelse

vi følger nøje den tidsplan der ligger der

opfølgende spørgsmål og vi havde afgivet betænkning

per clausen man skal ikke begynde at fedte det her af på landdistriktsudvalget vi har

men det må herre per clausen tage med miljøudvalget jeg vil heller ikke diskutere det politiske som jeg hører kører i miljøudvalget men landdistriktsudvalget gør meget ud af det her vi besøger alle egne af danmark og vi hører om hvad der sker på øerne og i landdistrikterne

stor betydning når vi så får bemærkninger tilbage

her i folketinget en gang er i hvad der sker hvis man tromler noget igennem i et udvalg det er nemlig sådan at hvis man slår op i håndbog i folketingsarbejdet kapitel fem stykke tolv

i praksis imødekommer udvalgene dog som hovedregel ønsker fra enkelte udvalgsmedlemmer om at udsætte betænkningsafgivelsen som for eksempel begrundes med at medlemmerne har brug for mere tid til at arbejde yderligere med forslaget eller at en eller flere folketingsgrupper ikke har truffet beslutning om indstillingen til forslaget det

præsidiet

og de nuværende oppositionspartier var i regering

to tusind og to en klage over et udvalgs behandling af et konkret

præsidiet udtalte i den anledning som led i bestræbelserne på at højne kvaliteten i lovgivningsarbejdet lægger præsidiet stor vægt på

en saglig og korrekt behandling i folketinget præsidiet tillægger det således særlig stor betydning at forslagene som altovervejende hovedregel sikres en behandling hvor det tilstræbes at sagen bliver belyst i bred enighed udvalgsmedlemmerne imellem

hvis man kører det her igennem i dag gør man præcis det modsatte af hvad der står her i

gøre det er ikke klædeligt og jeg havde gerne set og håber stadig væk på

lyst til at sørge for at den oprindelige tidsplan blev overholdt det er det vi er et flertal i folketinget som står bag kritikken hagler ned over os fra venstres side der bliver citeret fra udtalelserne fra præsidiet og jeg må bare sige at som socialdemokratisk ordfører har jeg en rigtig god mavefornemmelse i forhold til det her vi har overholdt tidsplanerne og jeg vil spørge ordføreren

ikke korrekt at man fremfører argumenter nu hvor spørgsmålet ikke er blevet besvaret jeg er klar over at vi startede mødet her i folketingssalen i dag klokken tiende klokken fire minutter over ti har herre hans christian schmidt stillet spørgsmål til miljøministeren og jeg kan meddele herre hans christian schmidt det spørgsmål allerede er nået at blive besvaret mens mens herre hans christian schmidt og jeg her har dialogen hvor er problemet henne

vi sidder i gruppemøde og heldigvis kan vi jo have computere med

at vi står med hinanden her i folketinget og debatterer at det er

skal bruge mere end en time på at sætte sig ind i svar

det er og efterfølgende har miljøudvalget lavet

er

have en ens

i at vi har fulgt procedurer

som vi skal til gengæld vil jeg gerne her igen benytte lejligheden til

at herre hans christian schmidt efter folketinget er gået i gang med at behandle sine tredjebehandlinger og andenbehandlinger

det er det tydeligste tegn på at venstre har en intention

udstille et eller andet som jeg ikke rigtig forstår

urimeligt det er klart at den her sag er ideologisk bundet som så mange andre sager der bliver taget op her i folketingssalen og for mig fremstår det tydeligere og tydeligere som om venstre har tabt en sag som det gør rigtig ondt på venstre at have tabt

to tusind og elleve og venstre lavede en ændring af planloven gjorde det rigtig rigtig ondt på mig som socialdemokrat vi afværger

som venstre traf beslutning om i to tusind og elleve derfor har jeg en rigtig god mavefornemmelse i dag og det har herre

vi har en minister i samråd tirsdag den anden april vi stiller spørgsmål

præsidiet affære og sagde at sådan skal man ikke behandle hinanden man skal have lov til at gøre tingene færdige jeg tror de fleste vil forstå at det ikke er lang tid

ministeren i samråd i forgårs

skal tilstræbe jeg tror at selv herre

må erkende at når man altovervejende skal tilstræbe findes der muligheder for at lade være med at gøre det man altovervejende skal tilstræbe nemlig hvis der er andre vigtige hensyn der taler for det

bare sige til herre hans christian schmidt at det der taler for at vi i denne konkrete sag sørger for at lovgivningen vedtages så hurtigt som det er muligt inden for de eksisterende regler er at vi ønsker at undgå at der træffes dispositioner ude i det danske land som er i modstrid med den her lovgivning

vi netop indfører den her lovgivning for at stoppe derfor kan

være sikker på at i ni og halvfems ud af hundrede tilfælde vil jeg uden at

men det som vi altovervejende skal tilstræbe gør vi ikke her fordi der er andre hensyn der er større

det gør ingenting hvis bare vi har

det har jeg kun respekt for at jeg længe har vist at det var sådan det forholdt sig i enhedslisten

hvis det er for egen vindings skyld

schmidt har en usædvanlig dårlig evne til

hans christian schmidt manipulerer med mine udtalelser

men men jeg vil bare gentage det jeg sagde

er blevet behandlet fuldstændig i overensstemmelse med de regler vi har og som jo er blevet på den måde de er blevet fordi det sikrer en forsvarlig lovbehandling så har vi mulighed for at give længere tid hvis der er nogen der ønsker det

men når vi siger altovervejende tilstræbe

betyder det også at når vi synes

skal vedtages i løbet af de her tredive dage så kan vi også

at man har behandlet vigtige lovforslag betydelig hurtigere ved at give dispensation

så hurtigt som vi kan på en måde som sikrer en forsvarlig lovbehandling men det er rigtigt

beskrevet i håndbogen nu forstår jeg at enhedslisten klart siger vi havde to en halv måned til behandling men da vi for egen vindings skyld og for at fremme enhedslistens politik ønsker at få det igennem lidt hurtigere så giver vi en måned mindre

ikke komme i så meget krydsild og det er noget enhedslisten synes er en

skal man have åbenhed og masser af tid til debat

en mulighed at der var nogle

sådan nærmere tilbagelænet nogle var måske ikke engang mødt frem i udvalget

her lovforslag skulle hastes igennem tak

ministeren i samråd tirsdag den anden april havde miljøudvalget allerede besluttet sig

til at stille spørgsmål få svarene og stille opfølgende spørgsmål

afgivet tillægsbetænkning i miljøudvalget jeg kan simpelt forstå at man mener det er en ordentlig måde at behandle andre udvalg på men altså jeg kan bekræfte

sådan forløb det og at alle har været oplyst om det så derfor

tidligere regering at man har fremrykket tingene med en måned i udvalget

en tidsplan rykket frem

herre hans christian schmidt har svaret

præsidiet tidligere har sagt og præsidiet har sagt som led i bestræbelserne på at højne kvaliteten i lovgivningsarbejdet lægger præsidiet stor

præsidiet tillægger det således stor betydning

som altovervejende hovedregel sikres en behandling

det var fordi det var noget enhedslisten havde et ønske om at fremme for sig selv og

midt i januar at lovforslaget blev fremsat den syvende februar

udsendt samtidig med den oprindelige tidsplan så det faktisk er

kendskab at der blev lavet en tidsplan

med frist for

hans christian schmidt bekræfte at det

havde vi ingen problemer haft derfor skal vi selvfølgelig

det er trist at vi har den debat med hinanden

det er simpelt hen et ønske visse folketingsmedlemmer har

for at forhindre andre folketingsmedlemmer i at udøve deres parlamentariske ret det er trist

er sådan at miljøministeren stillede op og kom tirsdag den anden april og jeg tror da at de fleste der følger den debat

skal have lidt mere end to en halv dag til at behandle det efter man har haft møde med miljøministeren ellers giver det

have samråd i et samråd bliver man jo oplyst om nogle ting og miljøministeren svarede for sig men hun svarede ikke på den måde som vi

tvivl om at vi i regeringspartierne og flertallet bag det her forslag mener at

overholdt reglerne

der i de ting der er kommet frem i de spørgsmål der er blevet stillet og i de mange svar der er blevet givet er noget indholdsmæssigt

grundlæggende ændrer venstres holdning til det her lovforslag for så er

lyttere og seere og de øvrige medlemmer at høre hvad det

til miljøministeren og som jeg kan forstå

de muligheder på øerne som de kunne det er noget vi skal bruge tid på

man udsætter det her møde i dag med afstemningen

en hundrede og syv og fyrre får vi selvfølgelig ikke muligheden for at gøre det i forbindelse med lovforslaget det er selvfølgelig utilfredsstillende men det vil jo ikke kunne lægge en mundkurv

det er bare ærgerligt at det kommer til at foregå på en sådan måde det synes jeg ikke vi skulle

i alle de indlæg der har været indtil videre om man skal afbryde behandlingen det forstår jeg der er stillet forslag om derfor vil jeg foreslå at vi tager en afstemning om det

kan man jo også tage en procedurediskussion om efter reglerne

om man vil have en sådan afstemning for eller imod er der nogen der ønsker ordet til det det er der ikke så går vi til afstemning om det stillede forslag om at afbryde behandlingen med henblik på en ny

vi jeg slutter afstemningen

forkastet vi genoptager behandlingen af forslaget men vi genoptager

jeg slutter afstemningen for stemte to og tres imod stemte seks og fyrre

lovforslaget er vedtaget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

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

hundrede og tre imod stemte fem

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

ønsker nogen at udtale sig

ordførere udtrykt at der nok skal ændres ved au pair ordningen vi ved jo godt at nogle af au pairerne behandles for dårligt vi har set det på film vi har set

filippinsk au pair her i landet

mindre i løn end de skal have eller har ingen rettigheder ikke mindst har den sidste rapport understreget at mange af dem arbejder for for meget

de ikke klage over deres værtsfamilier hvis de vil undgå at blive sendt hjem med det første fly vi ved jo godt at det store flertal kommer hertil fra tredjeverdenslande

en del fra thailand rusland og ukraine de kæmper med næb og kløer for at kunne tjene til at sende penge til deres familie

kan overleve på den anden side kan vi jo

på hvem der er værtsfamilerne her i landet jeg ved jo ikke om det kun er velhavere som har en au pair men hvis jeg

på hvor de bor så slår det mig at de fleste bor i gentofte hørsholm rudersdal

kommuner jeg tror ikke at det er en overvurdering når jeg siger at det er velhaverkommuner alt i alt kan jeg konkludere at det er et overvældende ulige bytte jeg går jo ikke ind for at afskaffe ordningen men jeg vil også selv om man vil stemme imod dette forslag holde fast

at vi bør give au pairerne nogle langt bedre redskaber

forsvare deres egne interesser nu har ministeren jo igangsat en større undersøgelse på området den skal give folketinget et videnbaseret grundlag at stå på og på baggrund af det vil vi så i fællesskab kunne diskutere om der er elementer i ordningen der skal justeres vi forventer jo at undersøgelsen er færdig her

i forsommeren to tusind og tretten der er både en ekstern del og en intern del i undersøgelsen den eksterne del laves af sfi og den interne del laves af styrelsen for fastholdelse og rekruttering jeg håber og tror på at når undersøgelsen er færdig kan vi sammen modernisere ordningen og gerne på baggrund af dette beslutningsforslags indhold jeg glemmer jo ikke da vi første gang diskuterede au pair ordningen på et samråd så langt tilbage som den toogtyvende februar to tusind og tolv hvor ministeren sagde at hun var klar til at kigge ordningen efter i sømmene

vil holde ministeren fast på dette ikke mindst af hensyn til de mange som i dag arbejder som au pair

ikke flere bemærkninger til forhandlingen om forslaget som helhed

for stemte otte imod stemte hundrede

sig at medlemmer af en regering og medlemmer af de partier der står bag regeringen

vil stemme imod deres eget regeringsgrundlag

i en normal verden i et normalt folketing og med undskyld mig ordvalget en normal regering skulle man jo ikke kunne forestille sig at noget sådant kunne finde sted at

når man har arbejdet med det her regeringsgrundlag oven i købet i fjorten dage afsondret fra virkeligheden undskyld mig ordvalget

og man

gøre det men jeg er bange for at

det helt utrolige

hvad står der i det regeringsgrundlag på side 48 der står at regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge punktum hvad står der i det

beslutningsforslag vi skal stemme om om lidt

der står at folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag der ophæver varighedsbegrænsningen på sygedagpenge der står også noget om nogle datoer det er irrelevant i den her forbindelse ved førstebehandlingen af det her forslag

kunne vi jo altså konstatere at regeringspartierne ikke kunne stemme for den sætning i deres eget grundlag

det er jo meget overraskende når man tænker på at de samme regeringspartier sammen med enhedslisten gik til valg på at vi skulle indfri lige nøjagtig den her sætning at de tre regeringspartier sammen med enhedslisten under den tidligere regering hele tre gange

indfri den sætning som står i enhedslistens beslutningsforslag og i regeringsgrundlaget jeg er helt sikker på at en af grundene til at vi vandt det folketingsvalg

tusindvis af mennesker og deres familier som med god grund var bekymrede over den situation man kommer i når ens sygedagpenge stopper i en situation hvor man ikke er rask nok til

havde vi de tre regeringspartier og enhedslisten i fællesskab tændt et lys et håb hos de mange tusinde mennesker og de blev rigtig glade da de så regeringsgrundlaget hvor vi fastholdt den fasttømrede enighed som regeringspartierne og enhedslisten havde under det tidligere folketingsflertal men nu vil man altså ikke stå ved hvad man har skrevet i sit eget regeringsgrundlag og hvad vi i fællesskab har kæmpet for i rigtig mange år begrundelsen er

fra regeringens side

man mener at leve op til regeringsgrundlaget

man nu vil afskaffe det problem som mange langtidssyge er kommet ud for når de har mistet sygedagpengene nemlig at de skulle på kontanthjælp men

indføre en særlig ydelse for mennesker der mister deres sygedagpenge og som ikke er raske nok til at komme i arbejde

i forhold til muligheden for en kontanthjælpsydelse

ændrer jo ikke på det forhold at vi har lovet vores vælgere og vi er de tre regeringspartier og enhedslisten i fællesskab at vi ville indfri det som står i regeringsgrundlaget

for at genopfriske hukommelsen hos regeringspartiernes medlemmer af det høje ting der lige om lidt skal stilles over for

de vil stemme imod deres eget regeringsgrundlag vil jeg gerne lige citere fra den sidste gang vi i fællesskab

det var nemlig i to tusind og ni dengang skrev vi i fællesskab både handicaporganisationer faglige organisationer pressen og et stort antal borgere har gentagne gange fremlagt fyldig dokumentation for de alvorlige konsekvenser som ophør af sygedagpengeudbetalingen medfører for de fleste sygemeldte fører ophør af sygedagpenge til enorm usikkerhed om hvad fremtiden vil føre med sig den usikkerhed kan i sig selv være en meget væsentlig barriere for tilbagevenden til arbejdsmarkedet fordi den enkelte bruger alle ressourcer på at spekulere over de økonomiske og helbredsmæssige problemer som de står i dermed har den enkelte sjældent overskud til selv at arbejde for at komme tilbage i job

og for nogle har den mistede ret til sygedagpenge en direkte negativ betydning for deres fysiske og ikke mindst psykiske velbefindende i en række tilfælde fører de mistede sygedagpenge til så alvorlige sociale følger som gældsættelse tvangsauktion tvangsudsættelse og skilsmisse der er behov for både bedre opfølgning og ophævelse af varighedsbegrænsningen det er lige så aktuelt

ikke står uden forsørgelse altså en helt klar forbedring i forhold til de regler der er nu

bare konstatere at det er en forringelse at man nedskærer sygedagpengeperioden til seks og tyve uger og at

med et udspil og har sørget for at mennesker ikke længere står uden forsørgelse

til ordføreren

at enhedslisten ikke følger bedre med i dansk politik

egentlig godt henstille til enhedslisten at man sætter sig ind i dansk politik

kedeligt at se det daglige skuespil opført hvor enhedslisten for at tække sit bagland hugger løs på regeringen konstant og siger at regeringen er forfærdelig regeringen er rædselsfuld

samtidig sidder man og holder regeringen oppe og ved magten konstant med udsagn om at det jo vil blive endnu værre hvis der kommer en ny og anderledes regering

der er sager som den vi havde før hvor enhedslisten

alle de gange hvor jeg for eksempel stod på den her talerstol som integrationsminister brokkede sig over den mindste formalitet nu sidder man og tilsidesætter det hele

man stadig har den moralske kåbe på kan vi ikke godt blive fri for det i det mindste kan det dog tjene til det formål at vi hvis det engang skifter og man kan jo aldrig rigtig forudskikke hvornår det sker men en dag vil det jo ske nogle håber på det sker sent andre på at det sker hurtigt

dog i det mindste kan blive fri for at høre på den kolossale omgang moralisering hold nu op

til enhedslistens bagland se os

vi prøver virkelig at se ud som om vi fremmer vores sag men sagen er at det er stor ståhej for ingenting vær dog ærlig omkring det det er jo fordi

vælter den siddende regering det er jo bare det det handler om

at man gerne vil have ophævet varighedsbegrænsningen af sygedagpengene hvad mener herre søren pind om at ophæve varighedsbegrænsningen af sygedagpengene

hvad mener herre søren pind om en ophævelse af varighedsbegrænsningen af sygedagpengene

er konservativ men jeg er dog venstremand

er et drilleforslag det er intet andet og jeg synes ærlig talt at i en tid hvor befolkningen står til fuldstændig at have mistet tilliden til regeringen og

man erindrer sig hvad fru helle thorning schmidt sagde da meningsmålingerne var langt anderledes for den tidligere regering er det her jo det rene hykleri så det eneste herre christian juhl har ud af det her

folkestyret øge leden

vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte otte og halvfems

forslaget til folketingsbeslutning

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte sytten imod stemte halvfems

det er ikke tilfældet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

man skal have tilført konkurrence og forbrugerstyrelsen nogle penge for at kunne gennemføre en kontrol af virksomheder der fusionerer på baggrund af

nogle lovkrav vi har vedtaget her i folketinget vi synes det er ganske rimeligt at man skal kontrollere virksomheder som fusionerer og at man også

til virksomhederne og dermed til fusionen i en sådan proces men det er en myndighedsopgave som skal løses og det er myndighedens ansvar i det her tilfælde konkurrence og forbrugerstyrelsen at gennemføre denne undersøgelse og denne proces og dermed også at finansiere den

er i en tid hvor virksomhederne

opgaven er at lette erhvervslivet for unødvendige byrder unødvendige omkostninger med henblik på at forbedre konkurrenceevnen så vi igen kan få skabt vækst i danske virksomheder og få øget beskæftigelsen det er opgaven det er faktisk ikke det modsatte

selv om vi her taler om et provenu i størrelsesordenen elleve million kroner og jeg erkender at det ikke er det der redder

er det et skridt i den forkerte retning

det kan vi i venstre ikke støtte vi er imod forslaget fordi det

der er brug for i tiden og som vi så hårdt arbejder for danske virksomheder skal gøres mere konkurrencedygtige vi er nødt til at tage det helt seriøst

det betyder at vi også i sager som vedrører relativt små beløb bliver nødt til at være principielle og ordholdende over for virksomhederne

i og for sig så ofte i så mange fine taler bekræfter hinanden i

staten og regeringen må finde de midler og

ressourcer der skal til for at konkurrence og forbrugerstyrelsen på det her område kan varetage sine forpligtelser jeg tror også godt det kan lade sig gøre det er jo ikke små budgetter vi i forvejen opererer med inden for

denne styrelse og inden for erhvervs

og statens ramme i det hele taget så mon ikke også de

med disse opgaver vedrørende fusionskontrol

udført denne myndighedsopgave det virker altså bagvendt må jeg sige tænkt sig at staten skal varetage en så vigtig funktion og så har man ikke et

det ville jo være fuldstændig omkostningsfrit at stille alle mulige kontrolkrav

det er altså en fuldstændig forkert vej at gå i det hele taget må jeg nok sige

oven i købet en af verdens højeste skatter og så bagefter komme og opkræve betaling

det er simpelt hen ebberød bank det her forslag er ikke noget stort forslag men det er et principielt forslag og det er nogle forkerte principper det bygger på som så meget andet for den her regering

hidtil har gjort så jeg skal bare bede herre kim andersen om at genopfriske folketingets hukommelse i forhold til hvor i venstres finanslovsforslag det var at man foreslog en finansiering af dette område

brug for at pålægge virksomhederne flere udgifter det at nogle

kan være rigtig rigtig fornuftigt også for værditilvæksten og jobskabelsen

her i landet dette at man er med til at lave nogle nye strukturer inden for

kan være rigtig klogt og rigtig nyttigt det kan være med til at få en branche og få nogle virksomheder til at overleve i en

konkurrence ved at de får en størrelse en større volumen en større samlet kompetence som gør at de kan begå sig på

så der er rigtig meget fornuft i at man kan gennemføre fusioner blandt virksomhederne og det er ikke noget vi skal skal belægge med

hvordan regeringen så vil kontoføre

er finanslovsstof og som jeg forstår det

har venstre ikke peget på alternativ finansiering

finanslovsforslag jeg skal bare bede

og regeringen finder ud af at disponere sine udgifter til at kunne gennemføre de myndighedsopgaver som

lovgivningen har pligt til at få gennemført i det her tilfælde via konkurrence og forbrugerstyrelsen og så afholdes udgiften

den pågældende konto og ellers må man jo omdisponere inden for de utallige rammer man nu engang har at gøre med vi skal ikke pålægge virksomhederne flere udgifter vi skal ikke modarbejde at der kan ske fusionsdannelser det kan være

skridt i den forkerte retning og jeg ville sådan ønske at regeringen ville forstå det

det er et ret enkelt men men væsentligt princip i forhold til at hjælpe virksomhederne i den meget meget betrængte situation som de står i at vi hele tiden er opmærksom på ikke at øge deres udgifter men derimod lette deres omkostningsniveauer

kontrollen går jo ud på at sikre at en fusion mellem to virksomheder ikke mindsker konkurrencen og dermed

virksomhed og det regner jeg ikke med at venstre er interesseret i

vil have nulvækst vi overtog også en besparelse

finde elleve million million

elleve million kroner jeg tror at

i forhold til en diskussion om nulvækst

har simpelt hen ingen proportionalitet det er næsten ikke rimeligt at bruge folketingets tid på at indgå

er virksomhederne der skal betale for det her via et gebyr

findes på statens budget samtidig

at herre kim andersen står

jeg vil gerne høre hvor

til at finansiere den her opgaves løsning i konkurrence og forbrugerstyrelsen så tror jeg at ordføreren bliver nødt til at være en lille smule skarpere i øvrigt kan jeg forsikre ordføreren om at når vi

vil vi med lethed påtage os den opgave at finde elleve million kroner til finansiering af den her opgave det har simpelt hen ingen proportionalitet at snakke om de statslige balanceproblemer i forhold til en langsigtet samfundsudvikling og så det at finansiere en myndighedsopgave til elleve million kroner om året men vi kan bare ikke blive ved med

definere en hel masse opgaver som vi gerne vil have kontrolleret indrapporteret og gjort ved i forhold til virksomhederne og så udskrive regningen til dem

med til at forringe konkurrenceevnen og det koster altså arbejdspladser

så er mit spørgsmål om den der

for venstres vedkommende også gælder vedrørende velfærdsydelser

det kun er vedrørende erhvervslivet

vi ikke skal have virksomhederne belastet med

medfører at vi mister arbejdspladser at vi mister værdiskabelse

og definere alle mulige krav og så bede virksomhederne om selv at betale for kontrollen

altså er et skråplan det er skruen uden ende og man må jo altså stille det erkendt lidt retoriske spørgsmål hvad skal skattekronerne efterhånden gå til hvis folk og virksomheder selv skal betale for de enkelte ydelser når de præsenteres

lidt sværere at forstå hvad venstre mener når vi taler om brugerbetaling vedrørende velfærdsydelser

noget som rammer rigtig mange mennesker rigtig hårdt

tandlægebesøg som gør at mange

ikke har råd til at gå til tandlægen

venstre være med til at vi finder en måde at skattefinansiere

synspunkt som herre frank aaen her

og det er da en interessant melding fra enhedslisten det vil vi da bestemt notere os og det kan da også godt være at vi ved lejlighed vil spørge lidt mere ind til substansen i det forslag som herre frank aaen her markedsfører men det er jo ikke det som det her lovforslag drejer sig om det drejer sig om at ministeren er ude på at påføre virksomhederne en ekstra udgift for en fusionskontrol som i øvrigt er en myndighedsopgave det er jo noget ganske andet og vi er modstander af at vælte nye byrder over på virksomhederne

det egentlig ikke er nogen diskussion værdig og så

parti og mit parti dansk folkeparti er jo oppositionspartier men jeg må nok sige at jeg synes

går i noget små sko ganske små sko

det er trods alt peanutsafdelingen det drejer sig om

lovforslag som ligger her venstre har jo blandt andet lavet en skatteaftale med regeringen

konkurrenceevnen og beskæftigelsen som ordføreren plæderer så meget for

forhold til afgifter der er også nogle

af disse diskussioner som for længst er afsluttet men der kommer jo et punkt hvor man må

en streg og erkende at

er tiden kommet hvor vi sætter hælene i i forhold til at overføre flere og nye byrder

er det altså meget meget vigtigt og principielt at stå vagt om virksomhederne og deres konkurrenceevne det er forudsætningen for at vi kan opretholde produktion og værdiskabelse i danmark og at vi dermed har et grundlag for

holdning at snakke om at elleve million

er småpenge og peanuts altså det er

et lille beløb som jeg nævnte til den radikale ordfører set i forhold til erhvervs

men det er da ikke nødvendigvis et lille beløb i forhold til de enkeltvirksomheder som det her forslag vil komme til at ramme og der synes jeg altså nok

at dansk folkeparti er ude med lidt store armbevægelser lige nu

for at blive i det kropslige sprog

vi snakker om og så hidser man sig op over konkurrenceevne og danske arbejdspladser

og grænsehandelsfølsomme varer på seks hundrede million kroner om

som koster langt over tusind danske job

hejse fanen nu har man så en sag om elleve million

i i store forslag og i mindre forslag forholder os til virkeligheden

nogle principper og vi er altså modstandere af

flere byrder over på virksomhederne også virksomheder der fusionerer

mange år vi er simpelt hen presset virksomhederne er udfordret på konkurrenceevnen vi mister arbejdspladser vi mister værditilvækst og vi mister muligheder for at have et grundlag for at videreføre det velfærdssamfund som de fleste af os sætter så stor pris på

vi bliver nødt til at forholde os principielt til det er det vi gør her i forhold til det andet som ordføreren er inde på

hentes fra jeg havde da større forventninger til venstre et parti der har været regeringsbærende og som har plæderet for økonomisk ansvarlighed lad os nu få et bud på

komme fra lad os nu få et klart svar jeg har ikke hørt andet end at ordføreren har talt udenom og holdt meget lange indlæg men

der skal betale for den her fusionskontrol

nogle andre offentlige midler som erhvervs og

afgør om en fusion skal anmeldes til konkurrence og forbrugerstyrelsen den lovgivning blev vedtaget i enstemmighed på tværs af folketingets partier der er gode grunde til selskabers lyst til at fusionere det kan for eksempel give synergier og der kan spares penge hvis man vælger at arbejde sammen frem for at konkurrere

en fusion mellem flere virksomheder kan også påvirke den konkurrencemæssige situation på markedet i en uhensigtsmæssig retning til skade for forbrugerne til skade for andre virksomheder og derfor er det vigtigt at der bliver ført en effektiv kontrol med at fusioner foregår retfærdigt og ordentligt vi mener hos socialdemokraterne at sund og fair konkurrence med stor gennemsigtighed og med tilsyn med at reglerne overholdes er særdeles fornuftigt

sundt at regulere mod markedsdominans derfor går vi ind for en reguleret konkurrence ligesom man i sportens verden er underlagt et regelsæt når man skal konkurrere med hinanden skal man også være det i erhvervslivet reguleret konkurrence sikrer lige konkurrencevilkår mellem virksomheder sådan at forbrugerne får de bedst mulige priser og den bedste kvalitet og ja

er vi vel alle interesserede i det øgede antal fusionsanmeldelser der kom som en naturlig følge af omsætningsgrænsernes sænkning i to tusind og ti blev indtil udgangen af to tusind og tolv finansieret gennem en midlertidig bevilling på elleve million kroner årligt fra globaliseringsreserven den reserve er som bekendt løbet tør der skal derfor findes en ny finansieringsmodel for behandlingen af fusionsanmeldelser i konkurrence og forbrugerstyrelsen og lad mig slå fast med det samme at socialdemokraterne mener at der er behov for at vi fortsætter og fastholder det vigtige arbejde som styrelsen varetager gennem deres kontrol af fusioner diskussionen er

kontrollen hvordan vi finder pengene hertil har regeringen socialdemokratiet foreslået

det er de fusionerede selskaber selv

regeringen fremlægger med dagens lovforslag en finansieringsmodel hvor der indføres et gebyr på halvtredstusind kroner for en anmeldelse af en ukompliceret fusion hertil indføres et gebyr

kompliceret fusion på nul promille af de deltagende selskabers samlede årlige omsætning i danmark dog maksimalt

for det første tages der ved den foreslåede finansieringsmodel højde for om fusionen mellem to eller flere selskaber har en kompliceret eller ukompliceret karakter ved en ukompliceret fusion er der et fast minimumsgebyr for de fusionerede selskaber for det andet afhænger gebyrbeløbet for behandling af en kompliceret fusion af de fusionerede selskabers samlede omsætning og det

at gebyrerne udjævnes sådan at at de samlede gebyrindtægter modsvarer de direkte omkostninger der er i styrelsens behandling

en effektiv fusionskontrol til gavn for konkurrencen og i sidste ende for samfundet med de ord kan socialdemokraterne støtte dette

lovforslag det omhandler heller ikke særlig mange penge

få en debat ud af det det fortjener da stor ros men jeg vil gerne sige at styrkelse af fusionskontrollen som blev vedtaget

sikre at der er en finansiering af de ting som er blevet vedtaget i den periode hvor vi selv udgjorde en del af flertallet her i folketinget det manglede da bare derfor er det jo sund fornuft at vi skal have styr på hvordan de penge tilvejebringes det er ganske få penge

acceptere at man bliver ved med at at bevilge de her ting via midlertidige bevillinger sådan som det har været i perioden fra to tusind og ti til to tusind og tolv vi er selvfølgelig nødt til at have sikret at der er en finansiering af det og kan vi ikke selv komme med et andet finansieringsforslag

venstre heller ikke kunne ja så må man jo ligesom lytte til det der bliver forelagt jeg anerkender at vi er en del af en opposition på lige fod med venstre og konservative og liberal alliance men derfor synes jeg jo ikke at vi skal vælge enhver festlig lejlighed til at bedrive oppositionstaktik og så videre

lille harmløst forslag som

rod tilbage i en folketingsbeslutning som blev vedtaget af selv samme flertal i to tusind og ti så dansk folkeparti støtter det her lovforslag vi synes det er en rimelig

selvfølgelig kan man diskutere om grænserne skulle

det er altid svært at finde en passende grænse

støtter lovforslaget

sørgede vk regeringen for at der var finansiering til at

fornemmelse for at det må ophøre på et eller andet tidspunkt

jeg sige jamen hvad skal vi så stole på her i folketinget altså det er

finansiering til de myndighedsopgaver som staten har et ansvar for vil ordføreren bekræfte at

praktisk talt samtlige erhvervsorganisationer i det her land advarer mod indførelsen af det her lovforslag og beder om at man finder en

til dansk erhverv og alle mulige andre håndværksrådet og hvem der ellers kommer og banker på vores dør ingen tvivl om det

for hvordan det skal gå med det danske erhvervsliv hvis ikke vi gør mere for at stabilisere området men det ændrer altså ikke ved at det her

er en finansiering der skal sikres og det ændrer altså ikke ved at det

indtil nu i de år der har været siden to tusind og

man stemmer for en finanslov synes jeg

støtte det her forslag vi anviser

at pengene skulle tages fra nogle af de mange penge vi bruger på at bruge eksterne konsulenter i ministerierne

herre kim andersen kunne vælge at anvise de her elleve million

vi vil stadig væk håndhæve at styrkelsen af fusionskontrollen var berettiget tilbage i to tusind og ti men vi vil ikke selv anvise en finansiering det er jo simpelt

fra samfundets side har vi en interesse i at føre tilsyn og kontrol med fusioner

for forbrugerne og højere priser for forbrugerne betyder jo at man ikke kan få så meget for sin løn og så bliver man fattigere eller også må man gå til sin virksomhed og bede om mere i løn og det skader jo så virksomhedens konkurrenceevne

i princippet kan man jo ende i en situation hvor der kun er én virksomhed til sidst som så kan sætte prisen fuldstændig som den vil der er ikke nogen her i folketinget der er uenige i at der skal være

en kontrol af fusioner og derfor har et bredt flertal givet en midlertidig bevilling til den her kontrol den er så udløbet og derfor skal vi finde nye penge i den forbindelse skal man huske på at vi som regering overtog et sparekrav for

fået styr på kommuners og regioners budgetter så de nu

overholder de budgetter de har og faktisk begynder at

det offentlige forbrug meget mere end i de sidste ti år og derfor er det ikke vores vurdering at de her elleve million

statens ramme som vi altså har

derfor foreslår vi at de her elleve million kroner til den her kontrol hentes i form af gebyrer fra de virksomheder som ønsker at fusionere det er så blevet til en debat i dag om konkurrenceevne og jeg er rigtig glad for at at venstre nu går op i konkurrenceevnen efter

jeg vil bare benytte lejligheden til at sige at den her regering jo netop har taget fat

fremlagt en vækstplan med skattelettelser til erhvervslivet for ti milliard kroner jeg ved godt at venstre påstår at det bare er deres politik som vi nu har ført videre men

under en vk regering det er os der har lagt den frem for netop at gøre noget ved konkurrenceevnen og i øvrigt hjælper det også konkurrenceevnen at vi holder styr på de offentlige finanser der har vi som sagt sparet rigtig meget og derfor mener vi

jeg må konstatere at det her bare er endnu et af de områder hvor regeringen er nødt til at rydde op efter venstre

ud fra at man dermed er enig i at den skal eksistere

nu skal det finansieres på en eller anden måde venstre vil ikke ud med hvordan

det er virkelig det besynderligste i verden

den fusionskontrol der blev oprettet i to tusind og ti det blev tidligere taget fra globaliseringsmidlerne men de eksisterer ikke længere så derfor er vi nødt til at finde på en ny måde at gøre det på forslaget gælder altså de virksomheder som har over ni hundrede million kroner i omsætning tilsammen og når vi er optaget af en fusion for det beløb

er det jo fordi vi skal sikre at der

forbrugerne ikke ender med at betale for meget for deres varer eller at

mindre konkurrenter presses ud af markedet

også en klageadgang til konkurrenceankenævnet som noget nyt det øger retssikkerheden for virksomhederne og det synes vi da i sf er en rigtig god ting

fra herre kim andersen som mente at enhedslisten skulle gå ind for større brugerbetaling til tandlægebesøg

jeg spurgte herre kim andersen om venstre går ind for

støtte mindre eller ingen brugerbetaling hos tandlægen eller om venstres modstand mod brugerbetaling kun gælder erhvervslivet

set det enkle spørgsmål jeg stillede i to omgange som jeg ikke fik noget svar på og derfor tolker jeg det sådan at det kun er vedrører erhvervslivet at venstre er så meget imod brugerbetaling selv når det er meget meget små

få sat det på plads hvis nogen skulle tro

enhedslisten går ind for fusionskontrol gerne skrappere end den der er men vi støtter og det gjorde vi også

fusionskontrol der er i dag og vi synes det er helt fint at virksomheder der ønsker

erhvervsminister så det bakker vi selvfølgelig op om men finansieringen

tusind og ti hvor vi fandt en løsning

det var godt nok midlertidige midler

en situation hvor vi ikke ville belaste erhvervslivet yderligere med nye afgifter

lige her og nu diskuterer vi vækstforhandlinger vi diskuterer hvordan vi kan skabe arbejdspladser i danmark hvordan vi kan få vækst i det hele taget

danske samfund så sikkert som amen i kirken

nye omkostninger uanset hvor små de er derfor kan vi ikke være med til at pålægge erhvervslivet nye udgifter til fusionskontrol

det er nemt at finde pengene vi foreslår konkret at man

offentlige sektor hvis vi blot har det samme niveau i dag

har som bekendt hidtil været finansieret af globaliseringsreserven

simpelt hen ikke hvorfor man

fokus burde være på at lette byrderne for virksomhederne

alligevel kommer der her endnu en byrde det er rigtigt at det

og det hele betyder at dansk konkurrenceevne

vi mener også at de indvendinger som for eksempel dansk byggeri rejser i deres høringssvar mod modellen hvor gebyret for almindelige anmeldelser alene fastsættes ud fra omsætningen skal tages til efterretning optimalt set synes vi at gebyret burde fastsættes efter hvor mange ressourcer man bruger på at behandle anmeldelsen

ikke nødvendigvis i den enkelte fusionssag at være sammenhæng mellem virksomhedernes omsætning og omfanget af de undersøgelser der skal foretages

har mulighed for at kræve almindelig anmeldelse i tilfælde hvor der benyttes forenklet anvendelse når man samtidig i bemærkningerne til forslaget lægger vægt på at virksomhedernes skal kende prisen inden de foretager anmeldelsen

for at komme eventuelle spørgsmål i møde vil

burde være enkelt at finde de elleve million kroner til finansieringen vi har tidligere foreslået at man sparede

på anmeldelsen af konsulenter

vi ikke skal have den vækst i den offentlige sektor som regeringen lægger op til så der er mange mange steder man kunne hente de elleve million kroner skal ikke hentes ved igen igen igen at pålægge

hindre sammenlægninger af virksomheder formålet er derimod at sikre at de fordele som de fusionerede virksomheder opnår ikke betales af forbrugerne i form af højere priser

bliver presset ud af markedet dette sikres gennem den fusionskontrol som vi har i dag det er også vigtigt for mig at understrege at det lovforslag som vi i dag har til første behandling ikke har til formål at straffe virksomheder for at fusionere globaliseringsmidlerne som hidtil har finansieret kontrollen

er bortfaldet så finansieringen skal findes et andet sted derfor foreslår vi at indføre gebyrer for fusionsanmeldelser så vi fortsat har en fusionskontrol til gavn for forbrugerne og virksomhederne der er i konkurrence med de fusionerende virksomheder gebyrfinansiering ser man også i i eksempelvis selskabslovgivningen når selskabet skal anmelde ændringer i struktur eller lignende med lovforslaget tilvejebringes den fornødne finansiering for at vi kan opretholde den styrkede fusionskontrol sådan som folketinget vedtog det

to tusind og ti jeg vil minde om at kontrollen omhandler større fusioner hvor de deltagende

gebyrerne rammer altså ikke mindre virksomheder som fusionerer man kan anmelde en fusion ved en forenklet eller en almindelig anmeldelse den gebyrmodel som vi foreslår indebærer et fast gebyr på halvtredstusind kroner for en forenklet anmeldelse for en almindelig anmeldelse foreslås et variabelt gebyr på

procent af virksomhedernes samlede omsætning i danmark dog med et maksimalt gebyr på en

million kroner der er en række fordele forbundet med den foreslåede gebyrmodel

er gebyrets størrelse kendt på forhånd virksomhederne kan i øvrigt mødes med konkurrence og forbrugerstyrelsen inden en anmeldelse og så kan man få klarlagt om en fusion skal anmeldes forenklet eller ved en almindelig anmeldelse

er det indbygget i modellen at de store og komplicerede fusioner også bærer den største del af finansieringen af fusionskontrollen

samtidig sikret at der er loft over hvor store omkostninger der pålægges virksomhederne så omkostningerne ikke bliver for stor en belastning for virksomhederne ingen virksomhed kommer således til at betale mere end

million kroner for behandling af en fusionsanmeldelse også selv om konkurrencemyndighedernes sagsbehandling kan være mere ressourcekrævende med modellen sikrer vi os at gebyrerne kan tilbagebetales i visse tilfælde for eksempel hvor en ansøgning trækkes tilbage der foreslås desuden klageadgang til konkurrenceankenævnet hvis virksomhederne er uenige med konkurrencemyndighederne i at en fusion ikke kan anmeldes forenklet men kræver en almindelig

disse differentierede gebyrer tilbagebetalingsmuligheder og klageadgang mener vi at der er skabt en afbalanceret gebyrfinansiering jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en konstruktiv debat i

henvises til erhvervs vækst og eksportudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken tretten

er forslag om omdannelse af en statsaktivitet

såkaldt selvstændig offentlig virksomhed forkortet

eneaktionær det skulle indebære nogle omfattende driftsmæssige fordele

allerførst skal jeg dog lige understrege hvad der egentlig forstås ved en selvstændig offentlig virksomhed ifølge moderniseringsstyrelsens hjemmeside

en juridisk person der varetager en bestemt del af den statslige forvaltning altså ikke meget anderledes end

hvis jeg driver en aktivitet i

den virksomhed pludselig giver et væsentlig andet resultat fordi skallen ændres til eksempelvis et aktieselskab eller en hvilken som helst anden

så jeg synes nok at vi mangler en nærmere dokumentation for hvorfor det driftsmæssige resultat

at det jo fremgår af materialet

her selvstændige offentlige virksomhed

indrømmer man jo klart og tydeligt at der i

er der altså også årlige udgifter

årlige udgifter til en bestyrelse på seks otte mennesker til revision til konsulentbistand der er herudover engangsudgifter til åbningsbalance der er engangsindskud fra statens side jeg kan ikke se nogen tal i det her forslag

jeg kan for så vidt heller ikke se nogen tal der illustrerer de forventede ekstra indtægter der skulle komme ud af det så på det foreliggende grundlag kan venstre ikke tilslutte sig forslaget

den her situation vil i realiteten betyde at man udlægger ansvaret til en fremmed bestyrelse

ministerens instruktionsbeføjelse så

kan venstre ikke tilslutte sig forslaget under udvalgsbehandlingen vil vi imidlertid også gerne have belyst nærmere hvad det egentlig er for tal

størrelsen af statens engangsindskud jeg tænker på etableringsomkostningernes størrelse jeg tænker på størrelsen af de årlige ekstraomkostninger til bestyrelse til direktion til revision

skal bevares som en statsopgave eller ønsker venstre en liberalisering altså en frigivelse af de her opgaver på et frit marked

en redegørelse om senere på året men jeg kan da allerede nu afsløre at venstres holdning er at det bør liberaliseres i det omfang det på den måde kan dokumenteres

og give

skabe mere konkurrence på markedet for lodsning efter syv år er den målsætning kun delvis blevet indfriet og det er naturligvis ikke tilfredsstillende derfor har socialdemokraterne sammen med resten af regeringen iværksat et arbejde med at modernisere det danske marked for lodsning

dagens lovforslag skal derfor ses som en væsentlig del af dette arbejde formålet med lovforslaget er at omdanne det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed ved navn danpilot det er nødvendigt for at sikre at vi fortsat kan have et effektivt og moderne lodsvæsen etableringen af

skal skabe grundlag for en mere effektiv varetagelse af lodsopgaverne i de danske farvande herudover skal det være med til

skabe klare rammer for lodsvæsenets virke i fremtiden omdannelsen af det statslige lodsvæsen vil medføre at danpilot kan drive sin virksomhed på mere markedslignende vilkår og hermed skabe et mere konkurrencedygtigt og kundeorienteret udgangspunkt for den fremtidige varetagelse af de danske lodsopgaver i det fremsatte lovforslag foreslås det at den selvstændige offentlige virksomhed danpilot

opgaver efter lodsloven det betyder at lodslovens gældende regulering af det statslige lodsvæsens virksomhed fremover vil komme til at gælde for danpilots virksomhed og det gør vi for at sikre at den forsyningspligt som det statslige lodsvæsen har i dag

på sigt forventes det at omdannelsen af det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed vil skabe grundlag for at det danske lodsvæsen vil blive endnu bedre til at varetage

opgave med at få skibe trygt og sikkert igennem de danske farvande derudover er det sandsynligt og også forventeligt at omdannelsen på sigt kan bidrage til at nedbringe lodstaksterne til glæde for skibserhvervet dagens lovforslag har været sendt i høring hos seks og fyrre myndigheder organisationer og virksomheder fra februar til marts i år

det overordnede billede fra høringen er at de hørte parter er positive over for lovforslaget de hørte parters positive tilbagemeldinger er med til at bekræfte at vi er på rette kurs i forhold til at modernisere det danske marked for lodsning for nylig har regeringen igangsat en analyse af lodsmarkedet hvori der blandt andet skal ses nærmere på hvordan der kan skabes øget konkurrence på lodsområdet uden at man forringer sejlads og forsyningssikkerheden analysen skal danne grundlag for en kommende revision af lodsloven jeg ser frem til at læse de anbefalinger som denne analyse vil føre til og at vi sammen på tværs af folketingets partier kan gennemføre tiltag som er med til at sikre at vi fortsat har et effektivt og moderne marked for lodsning i danmark med disse ord

socialdemokraterne tilslutte sig det

god måde at organisere det statslige lodsvæsen på

medfører efterfølgende for nogle år siden havde vi jo en ændring af lodsloven

ændringer af hvor der skulle være lodsninger

de skulle gennemføres dengang var der en stor bekymring

ville byde ind men der var ikke så mange der ville byde ind med lodsning de steder hvor det var lovpligtigt men hvor det ikke var en

den tid der er gået siden vi havde diskussionen her i folketinget hvor jeg også

lodsvæsen i hvert fald har vist sig til fulde

leve op til de forventninger og de intentioner der lå bag lovgivningen på daværende tidspunkt vi

der ligger at man faktisk har fået tallene vendt fra underskud til overskud og at man har styr på driften i danpilot

positive over for det her

vi synes sådan set at det er fornuftigt at

bedre situation på det her område

modgang der har været kan man sige men jeg synes jo det er dejligt at

det grønlandske selvstyre som jo i deres høringssvar ligesom anmoder om at få en fast repræsentation i bestyrelsen i

virksomhed virksomhed og det har vi i dansk

det er korrekt at vi kan se frem til øget lodsning

men det er en anden diskussion det anerkender jeg men det betyder

at når det er danmark der tilsyneladende skal betale gildet så er det også danmark der skal have lov til at bestemme hvem der skal sidde i bestyrelsen så kan det godt være

erhvervsministeren så vil udpege det har vi stor respekt for men det der med at nogle

i hvert fald ikke noget som dansk folkeparti kan tilslutte sig så vi er faktisk glade for

er kommet til høringssvarene fra erhvervsministerens side med hensyn til bestyrelsessammensætningen

i danske farvande så de kommer sikkert igennem dem vi har set et eksempel i nordjylland

et skib der sejlede ind i en bro som nu har været lukket i et års tid

godt eksempel på hvorfor det er vigtigt at

mere økonomisk ansvarlig drift end tidligere og dermed også at

bliver mindst mulig så virksomhederne ikke skal betale en overpris

det ønsker vi nu også at det statslige lodsvæsen skal være baggrunden er

system med klare juridiske rammer for lodsvæsenets virksomhed dertil kommer at man jo får en

man kan fungere på markedsvilkår

og at der ikke skal slækkes på hverken miljøbeskyttelse eller sejladssikkerhed

er rigtig positivt og derfor er vi som udgangspunkt

positive over for forslaget men der er ikke nogen som helst tvivl om at det vi ønsker i liberal alliance er en fuld og hel liberalisering af lodsvæsenet

at når man lægger ting ud konkurrenceudsætter

bliver det mere effektivt billigere og så videre

så kan vi gøre rigtig meget godt for danmark sammen det er jeg helt sikker på

monopoler er alt andet lige en rigtig dårlig ting

specielt store beundrere af den måde som dsb energinetdk

er blevet effektiviseret på efter at de er blevet gjort til selvstændige offentlige virksomheder

vi mener at det er et skridt i den rigtige retning og vi vil presse på

en yderligere liberalisering af området på længere sigt

positive fordi vi synes at det er et skridt i den rigtige retning med større armslængde i forhold til en stor og tung og detailregulerende stat

også sige at vi meget gerne i udvalgsarbejdet vil have belyst

skal tilvejebringes det fremgår ikke noget sted og det synes

i

giver mulighed for reel konkurrenceudsættelse af lodsvæsenet

også vil betyde at vi får et mere effektivt system til gavn for erhvervslivet til gavn for sejladser i det hele taget vi håber også på at det er første skridt i retning af en liberalisering af hele området i første omgang af alle gennemsejladslodsningerne

kan gøres mere mere effektivt og konkurrenceparat

forslaget med lovforslaget

skabe grundlaget for et mere effektivt struktureret lodsvæsen via en omdannelse af det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed en omdannelse er nødvendig da et effektivt lodsvæsen er helt afgørende for sejladssikkerheden og miljøbeskyttelsen i de danske og udenlandske farvande organiseringen af danpilot som selvstændig offentlig virksomhed bygger på de erfaringer som vi har med etableringen af dsb energinetdk

ud over at danne grundlaget for en effektivisering af lodsvæsenet

skabe juridisk klare rammer for lodsvæsenets virksomhed samtidig

vil dermed kunne drives på markedslignende vilkår

fokusere på forretningsmæssige parametre som effektivitet og konkurrencedygtighed

varetage præcis de samme opgaver som det statslige lodsvæsen kan varetage i dag omdannelsen er ikke et skridt på vejen til en privatisering lovforslaget er et vigtigt første skridt på vejen til en mere effektiv varetagelse af lodsvæsenet næste skridt er en analyse af lodsmarkedet som regeringen har iværksat som led i

konkurrenceudspil fra oktober to tusind og tolv analysen vil blandt andet se på hvordan der kan skabes øget konkurrence på lodsområdet og derigennem et mere effektivt lodsmarked med skarpere priser så det bliver mere attraktivt at anvende lodser det vil selvfølgelig skulle ske under hensyntagen til sejlads og forsyningssikkerheden med forslaget tager vi et vigtigt skridt på lodsområdet der skaber grundlaget for en effektiv drift af

et skridt som understøtter søfartserhvervet

vil fremme sejladssikkerheden

jeg ser frem til udvalgets velvillige behandling

forhandlingen at lovforslaget

ministeren mulighed for at fastsætte nogle regler om leveringen af meddelelser til optagelse i statstidende

det kan ske digitalt lovforslaget skal jo egentlig ses som

værende en forlængelse af regeringens digitaliseringsstrategi

strategi som vk regeringen stod bag i sin tid

strategi er enormt stort under vk regeringen fik vi jo blandt andet indført nemid

har gjort hverdagen lettere for en stor del af den danske befolkning

især også har sikret en større effektivitet i det offentlige digitalisering er fremtiden på rigtig mange områder

at der er dele af befolkningen som stadig væk føler sig utrygge ved den her digitale udvikling derfor er afgørende at de danskere fortsat har en mulighed

i forskellige sammenhænge og det håber jeg også kan ske omkring det med at indberette noget til statstidende som et led i digitaliseringsstrategien sikrede den tidligere vk regering

havde muligheden for at få hjælp blandt andet på borgerservicekontorerne eller

det håber vi i venstre også kommer til at gælde

indberetninger til statstidende og derfor vil jeg også under selve udvalgsbehandlingen spørge ind til de ting lovforslaget her lægger op til en implementeringsperiode hvor virksomhederne og borgerne får mulighed for at sætte sig ind i den digitale indberetning og denne implementeringsperiode hilser vi i venstre naturligvis velkommen vi er i venstre positive

lovforslag men som jeg tidligere nævnte vil vi også stille nogle forskellige

og for myndighederne lovforslaget er som det også tidligere blev nævnt et led i regeringens målsætning om at firs procent af al skriftlig kommunikation mellem borgere og virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af

siden to tusind og fem er statstidende kun udkommet elektronisk hvorfor obligatorisk digital indrykning vil betyde at statstidende bliver fuldt ud digitaliseret i dag kan man enten vælge at indsende et manuskript indtaste en formular som man finder på statstidende og som så indrykkes eller man kan selv indrykke sine meddelelser man behøver ikke at

stort forkromet leankursus for kunne regne ud at obligatorisk digital indrykning af meddelelser vil effektivisere driften af statstidende med både administrative og økonomiske fordele til følge priserne for indrykning kan således nedsættes og det bliver billigere og nemmere for virksomheder og borgere og offentlige institutioner at indrykke

eller via system til system løsninger

informationsleverandørerne til

statstidende er hovedsagelig domstole advokater og offentlige institutioner der altså allerede formodes at være digitale brugere i forvejen når man dertil lægger at statstidende som nævnt siden to tusind og fem kun er udkommet digitalt

af statstidende allerede har adgang til digitale løsninger socialdemokraterne finder derfor det her forslag positivt og

bidrager til en forbedring af den offentlige administration

manuskript der efterfølgende skal indtastes manuelt af de ansatte det giver god mening da det allerede er blevet besluttet at statstidende

er det stadig væk meget fornuftigt dansk folkeparti har dog lagt

skulle være nogle af de her private der har behov for

få hjælp til at indberette digitalt

henvende sig til statstidende og få hjælp til det det står

endnu et lille skridt i retning mod et endnu mere digitalt samfund hvor det giver mening og det gør det i høj grad her regeringen har en målsætning om at digital selvbetjening skal blive den primære kommunikationsform mellem borgerne og det offentlige og det er en målsætning som vi i på det varmeste

i dag bliver der nemlig bundet en hel del ressourcer i at medarbejderne skal sidde og taste borgernes indrykninger manuelt og disse ressourcer kan jo så frigives til andre formål hvis borgerens indtastning i første omgang sker digitalt vi bliver hele tiden bedt om at lave administrative lettelser her er en af dem

at gøre det muligt for finansministeren at fastsætte regler om obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i statstidende det formål flugter fuldstændig med regeringsgrundlaget og den aftalte digitaliseringsstrategi mellem kl danske regioner og regeringen om at al kommunikation mellem borgere virksomheder og det offentlige

det fortsat være sådan at de relativt få borgere der stadig har brug for hjælp til indtastning i statstidende fortsat vil kunne få den hjælp fra statstidendes

redskabet er at gøre det obligatorisk for borgerne eller at tvinge borgerne til at kommunikere digitalt

kan være den bedste løsning for borgerne selv om jeg selvfølgelig også anerkender at i mange tilfælde og måske også i de fleste tilfælde vil de digitale selvbetjeningsløsninger være være de bedste men det mener jeg som udgangspunkt at borgeren selv er den bedste til at vurdere jeg vil dog gerne sige at jeg synes

understreger at det skal være muligt for de borgere som skal indrykke meddelelser i statstidende

få vejledning fra statstidendes brugerservice ligesom vi synes at det er positivt at besparelserne omsættes i

for borgere og virksomheder men inden vi tager endelig stilling til det her lovforslag

vi gerne have belyst nærmere hvor mange

benytter sig af det hvor mange indrykninger borgerne står bag og også hvordan mulighederne for vejledning

rådgivning og personlig betjening ændrer sig på det her område så det vil vi spørge ind til i udvalgsbehandlingen men som udgangspunkt er vi positive

gerne understrege at vi støtter forslaget men

at regeringen puljer forslagene

peger vi tit på det uheldige i at så mange elementer

os meget at det her ikke er en del af hele det næste lovkompleks

sådan har et ekstra lovforslag eller andet det ved jeg ikke

set med mine øjne til forveksling ligner det

af slagsen nu her efterfølgende hvis det var man fulgte den strategi

finansministeren men uanset at

lidt usikkert og sløret så går vi ind for

statstidende allerede er en elektronisk avis

de forskellige ressourcer der nu anvendes på det så det er et lovforslag som vi bakker

er sådan at regeringen har en målsætning om at vi udfaser papirblanketter og formularer

at digital selvbetjening bliver den primære

med det offentlige på det her lovforslag er som mange ordførere har

på jo endnu et led i realiseringen af regeringens mål om at firs procent af al skriftlig kommunikation mellem borgere og virksomheder og det offentlige

sådan at det ved digital indrykning bliver lettere for private firmaer og offentlige institutioner og borgere at indrykke meddelelser i statstidende samtidig opnås der en besparelse på driften af statstidende og det fører til lavere priser på indrykninger og det øger kvaliteten af data i statstidende

tusind og fem er statstidende kun udkommet elektronisk som andre også opmærksom på obligatorisk digital indrykning betyder dermed at statstidende bliver fuldt digitaliseret ligesom i dag

der være mulighed for at hente hjælp til indrykning

åbnet og den første ordfører er herre michael aastrup jensen

vores daværende regeringspartner og forhandlede på plads med danske regioner og

det offentlige fremover skal modtage mindst firs procent af alle ansøgninger anmeldelser og indberetninger fra borgerne digitalt konkret indebærer lovforslaget

indføres obligatorisk digital selvbetjening for borgerne på en lang række områder

drejer sig blandt andet om anmeldelse af udrejser og anmodning om navne og adressebeskyttelse ved ansøgning om økonomisk fripladstilskud til dagtilbud og

meddelelse om valg af almenpraktiserende læge ansøgning om begravelseshjælp anmeldelse af forekomster af rotter samt ved ansøgning om støtte til hjælpemidler og så videre og

sidste år vedtog et stort flertal i folketinget et lignende lovforslag lovforslaget indebar bla

at danskerne fremover skal anmelde flytning og skrive børn op til en plads i folkeskolen digitalt med nærværende lovforslag bygger vi altså videre på denne positive udvikling ved at erstatte papirformularer med digital selvbetjening effektiviserer vi den offentlige sektor dermed kan vi frigøre økonomiske ressourcer som i stedet kan anvendes eksempel ældrepleje uddannelse og bedre veje og der er mange penge at hente det koster op mod hundrede kroner at behandle en papirformular hvis borgeren derimod benytter en digital selvbetjeningsløsning koster det ned til cirka fem kroner siden to tusind og ni har det alene været muligt at ansøge digitalt om

på cirka halvtreds million kroner

set i lyset af de udfordringer vores velfærdssamfund står over for er der god brug for disse penge undersøgelserne af danskernes it anvendelse viser også at stadig flere og flere bruger internettet dagligt hele fire og firs procent af danskere mellem seksten år og ni og firs år bruger det faktisk hver dag eller ugentligt desuden oplever vi fortsat et fald i andelen af dem der aldrig har været på internettet faldet er sket fra

på nettet i to tusind og tolv sammenlignet to tusind og elleve

en støt stigende brug af det offentliges hjemmesider og

vælger den digitale bank frem for filialen nede på gaden så alt i alt er der rigtig mange positive elementer som også afspejler den digitale virkelighed som flere og flere danskere

side rigtig glade for lovforslaget

til lige at komme med et lille

det lille men er selvfølgelig at vi også skal tænke på de mange danskere som ikke har en ordentlig og god internetforbindelse de findes de findes ikke kun på øer eller ude i landdistrikterne

findes også i større byer rundtom i landet

arbejdet med det her lovforslag og generelt er hele tiden

hvad er det venstre vil gøre for at sikre alle borgerne for jeg har jo

efterlyst gennem længere tid at man så også kommer

vil gøre noget men hvad er det venstre vil gøre for at lukke de mobile og sørge for at

vil komme med et konkret forslag på fredag tror

internetdækning det ser vi meget frem til vi var jo selv med til under den markedsbaserede ordning i vk regeringens tid

man vil understøtte udviklingen derude jeg er enig i at det er

side understøtte udviklingen specielt i områder hvor der netop ikke er et marked

afviste venstre også nu afventer man bare regeringens tiltag hvad er

ordning som også dansk folkeparti har været fortalere for

vi når de sidste nul komma en eller anden procent der vil vi selvfølgelig se på det

som god konstruktiv opposition indgå i forhandling

konkrete oplæg og så indgår vi selvfølgelig

det kan være at danskerne så alligevel ikke benytter de offentlige digitale løsninger kunne der være nogle helt andre årsager

hvor man spurgte alle dem som mødte frem på borgerservicecenteret i ballerup og hvor det typiske svar var at det slet ikke handlede om it kompetencer

i det hele taget hvordan det offentlige system fungerer

nogle helt legitime grunde til at borgerne nogle gange har brug for at kunne se myndighederne i øjnene og har brug for den

generelt skal tænke på for det nytter ikke noget at man bare digitaliserer noget

er bureaukratisk og kompliceret via papirløsningen og så tror at det

var der da man gjorde det ad den frivillige vej rigtig mange der ikke fik kendskab til det man gjorde traditionen tro det man plejede at gøre

blev mere og mere obligatorisk ved at det

regelmæssigt og det samme tror jeg ske her jeg tror at hvis

går ind og ser på kendskabsgraden i dag til alle de ting kan gøre digitalt så er den simpelt

tvinge borgerne til at bruge digitale løsninger løsninger

som som venstres ordfører jo fuldstændig rigtigt siger langt hen ad vejen er

indeholder et svært tilgængeligt sprog hvis man ikke er så stærk en læser så hvorfor er det

at udvikle nogle gode brugervenlige løsninger hvorfor

er frivilligt hvis det betyder at det at indbetale

det så koster hvad ved jeg fem og tyve kroner det er rigtigt

ikke når det kommer til stykket så for at være ærlig hvis vi skal rulle det her ud kræver det at vi bryder de traditioner som ligger

underskud vi har på statens finanser der bliver vi nødt til

er vi kan effektivisere og det kan vi altså her

så det kan være fordi ordføreren simpelt

bare per definition går i defensiven hver jeg åbner munden det ved jeg ikke

mobiltelefoni og internet på markedsbaserede vilkår og at

og diskuterede overgang til obligatorisk selvbetjening for borgere

flere tusinde danskere blevet

er det en kæmpe frihed og en stor lettelse for hovedparten af danskerne digitaliseringen giver uafhængighed af tid

som langt de fleste danskere sætter utrolig stor pris på

offentlige for administrative ressourcer og

berolige kritikere af digitaliseringen med at

de digitale selvbetjeningsløsninger det er en central del af det her

de digitale selvbetjeningsløsninger på

de områder som vi allerede for en år siden vedtog skulle være obligatorisk digitale

af den gradvise indførelse af digital selvbetjening som fremgår af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi to tusind og

virksomheder og det offentlige skal foregå

til den digitale anmodning om begravelse eller ligbrænding anmeldelse af forekomsten af rotter eller indgivelse af erklæringer om

anmeldelser der foretages så ofte

indberetninger i samme omgang

borgerne og når man så sammenlægger de i alt tyve områder som vi med

til rigtig store besparelser for

det her er jo modsat de

der er tyve forskellige områder man nu vil digitalisere

hvis man skal søge om økonomisk friplads

dagtilbud hvis man skal anmelde et cykeltyveri

enkelt område som jeg måske

lovforslaget ikke sådan det fungerer i virkeligheden

den afdødes cpr nummer og navn

krydser også af dér om man nu ønsker at liget skal begraves eller brændes så det er ikke en selvstændig formular man kan flytte over på

undersøge i udvalgsarbejdet

som sagt rigtig mange områder der digitaliseres og der

også være rigtig mange gode grunde til at man gør det fordi man så i det offentlige bliver mere effektive man kan spare nogle penge penge som man så eventuelt kan kanalisere

så det kan vi godt se fornuften i i dansk folkeparti men det der er det vigtige for os i

er jo at vi også tager hånd om de mennesker

der er vi altså nødt til at sørge for at vi får alle med på vognen så de stadig væk har

i det her lovforslag fordi man har taget hånd om mange af de her ting og man har fået puttet ind i lovforslaget at de her mennesker selvfølgelig stadig væk

rigtig positivt at man er meget konkret med sine eksempler i lovforslaget

være en gangbesværet uden pc eller

fra at skulle ansøge digitalt om navneændring et andet eksempel

skal anmelde flytning men som aldrig har stiftet bekendtskab med it og

for øje når man laver den her slags løsninger at det skal opleves som en serviceforbedring for borgeren

enhedslisten i spørgsmålet til venstre kan det godt være kompliceret

blanket skal man nu sidde alene derhjemme og udfylde det via internettet kan det godt på nogle af områderne virke ret kompliceret der altså nødt til at sørge for at vi har nogle brugervenlige systemer hvor

altså jeg har selv personlig oplevet at

har brugervenlighed og en høj sikkerhed

for alle sammen ellers vil jeg afslutningsvis sige at vi synes at det er et positivt

mere ind til i udvalgsarbejdet

man kunne lave en form for register for de mennesker som vi

det kan være stærkt handicappede personer der ser vi altså ikke nogen grund til at

helt fantastisk for mig og for radikale venstre lyder det fantastisk men jeg har stor respekt for de mennesker som lige træder et skridt tilbage og tøver en kende eller måske oven i købet er lidt bange for om de overhovedet kan finde ud af

gør nok allerede de ting som det her lovforslag

vi anmelder cykeltyveri på politiets hjemmeside og bagefter til forsikringen på deres hjemmeside så vi er ikke nogen af dem som kommer til at mærke ret meget til at vi i dag vedtager det her lovforslag men for nogle vil det ændre noget for nogle vil det betyde at man nu skal til at gøre tingene på en helt ny og anderledes måde for de fleste borgere også dem som i dag ikke indberetter alting digitalt

vil det være forholdsvis let at lære og forandringen vil mest være at man bryder med den hidtidige måde at gøre tingene

ikke ret mange år siden at banken var et sted hvor man kom ofte så kom netbank og så kom man kun i banken når man fik en check og

kommer vi nærmest kun i banken når vi køber hus eller skal have det store pensionseftersyn men de færreste begræder at det er sådan de fleste finder en stor værdi i at man i dag har frihed til at gå på netbank når og

på samme måde har vi også fået det med skat skat havde her for

alt det her blot for at understrege at verden flytter sig og det gør vores måde

langt de fleste mennesker sker det gradvist og det sker helt naturligt nogle behøver et lille skub andre en lille smule hjælp

at gøre tingene på så er der selvfølgelig en lille gruppe mennesker for hvem det ikke bare kræver et lille skub eller lidt hjælp og den gruppe

meget nødig italesætte som ældre

klart at der er en del ældre i den her gruppe men jeg synes det giver mere mening at tale om

de mennesker har vi en forpligtelse til at hjælpe det kan gøres på mange måder men det er helt naturligt at hjælpen findes i kommunen og anerkendelsen af at en godt nok lille del af den danske befolkning er it

sårbar gjorde at vi blandt partierne i satspuljeforliget sidste år fandt en hel del midler

det gør mig tryg når vi i dag behandler det her lovforslag

disse ord kan radikale venstre varmt bakke

skal det her lovforslag ligesom

flere ordførere tidligere har nævnt være med til at udfolde den

digitaliseringsstrategi som den tidligere regering har aftalt med kl og danske regioner en strategi som den nuværende regering også har sagt ja til i regeringsgrundlaget for to tusind og elleve allerede i dag betjener mange borgere sig af de digitale muligheder i deres kontakt med det offentlige men hvis vi skal motivere endnu flere borgere og nå op på det måltal på firs

når man så samtidig sørger for at udrulningen kommer i flere bølger så borgerne kan følge med

mener vi i sf ikke at vi bør tøve men og det er rigtig vigtigt

sikres at der er hjælp i kommunerne og regionerne til de borgere som

ikke har adgang til en pc alt andet ville være dybt problematisk og det ville også bringe os i karambolage med lighedsgrundsætningen i dansk forvaltningsret sf kan derfor støtte

som flere har været inde på før

er det anden bølge i regeringens digitaliseringsstrategi

borgerne benytte digitale selvbetjeningsløsninger hvis de for eksempel vil ansøge om hjælpemidler eller skifte læge eller ansøge om begravelseshjælp men i fremtiden

skal borgerne som udgangspunkt ansøge digitalt med lovforslaget bliver det altså tvunget at bruge digital selvbetjening og vi mener at det fortsat bør være frivilligt da vi sidste forår inviterede en

til høring om digitalisering i det offentlige

at vi kommer meget længere ad frivillighedens vej end ved at tvinge borgerne til computeren i høringssvaret

også at ældre sagen på samme måde foretrækker en frivillig løsning der er

at borgerne er bedst til at vide hvordan en kontakt med myndighederne er bedst og mest tryg for dem

ansøgninger om hjælpemidler hvor kommunen sidder med en beslutningskompetence og en magt i forhold til borgeren kan det være meget ubehageligt ikke at se myndighederne i øjnene eller ikke at føle at nogen lytter men at man ansøger ind i et stort sort hul af en maskine

for de borgere hvor myndighederne skal træffe en afgørelse som har konsekvenser

tale om neutrale situationer som man kan sammenligne med

at det giver god mening at sige at det er frivilligt hvorvidt man vil betjene sig selv digitalt når man kommunikerer med det offentlige

til at udvikle gode brugervenlige løsninger med et let tilgængeligt sprog som også folk som ikke er så stærke læsere kan benytte i princippet kan man fra

stille en relativt tung og besværlig side til rådighed myndighederne kan være ligeglade for borgerne skal jo bruge den

selvbetjeningsløsninger som fungerer meget tungt eller dårligt og hvor borgerne henvender sig og bliver guidet igennem

til at slå bestemte programmer fra

brugervenlige løsninger i sig selv vil lokke rigtig mange til at benytte de her løsninger for jeg er fuldstændig enig med mange ordførere her i dag

jeg at i lovforslaget er anført en række muligheder for at undtage det her tvangsprincip og det er selvfølgelig meget bedre end ingenting men jeg bemærker også at beslutningen lægges på myndighedernes bord og ikke på borgernes og undtagelsen gælder kun

særlige grupper eller i særlige situationer jeg har set undersøgelser som

udfordrede eller hvad det var den radikale ordfører kaldte det før som som ikke

føler sig trygge ved at benytte digitale selvbetjeningsløsninger

men det er særlig i situationer hvor man har brug for

så øvrigt også bemærke at så vidt jeg er orienteret

er det omkring tolv til femten procent af ressourcerne i borgerservicecentrene som som anvendes til det personlige møde og det synes jeg egentlig ikke er så overvældende

rigtig stort potentiale

sikre at de data som det offentlige

har om os bliver brugt bedre og mere smidigt så man kan sagsbehandle langt mere effektivt

det er det rigtig store potentiale for effektivisering ligger så helt grundlæggende

og når man så som borger har brug for at se myndighederne i øjnene har brug for at tale med nogle skal man være hjertelig velkommen

en ordentlig omgang som stadig væk er

det ændrer nu ikke på at vi kan støtte forslaget

gør vi blandt andet med begrundelse i at der er de nødvendige fritagelsesmuligheder for de borgere der ikke

vi er vant til masser af områder netbank er

i forbindelse med en række udbydere af varer er en helt naturlig ting at det foregår via nettet

det offentlige er sådan et område der stadig væk arbejder med blanketter og er lidt støvet

er et vigtigt skridt i retning af at modernisere og

man ikke holder fast i at

bruge stentavler og hvad ved jeg så jeg synes faktisk det er et godt skridt

tages her med en lovgivning der tager de nødvendige

at det jo stadig væk ikke er forbudt at blive hjulpet der er stadig væk mange ældre borgere der har brug for hjælp og som har familiemedlemmer til

eller andre end familien jeg tror faktisk at mange har hjælp inden for rækkevidde hvis det endelig skulle være så vi kommer ned på et meget lille antal som

muligheden der jo for fritagelse og en anden forbindelse så der er taget alle de her hensyn i det her store digre værk

digitaliseringen af samarbejdet mellem borgere kommuner og

meget fornuftigt det betyder nogle besparelser nogle lettelser

det nemmere og billigere så på den måde er det meget fint at vi får den her form for øget digitalisering så skal vi selvfølgelig også sørge for at balancen er i orden i forhold til dem som ikke har en computer og dem som ikke kan

vi har taget de forbehold der skal tages

den her digitaliseringsstrategi tog vi det hensyn og sørgede for at der ikke var nogen der blev ladt i stikken så når det er sagt skal vi sørge for at prøve at fokusere på de muligheder

besparelser effektiviseringer automatisering det

at vi kan bruge pengene på reelle ydelser til borgerne i stedet for unødig administration og bøvl og ballade så på den måde støtter vi det her

at debatten afspejler at vi langt hen ad vejen er enige om at det for at reformere

nødvendigt at bruge de muligheder vi har for at

digitale løsninger og danskerne er godt på vej til at bo og arbejde i et digitalt danmark danskerne er vant til og glade for at bruge internettet til mange ting

nok ikke savner at på rejsebureauet

folk der bruger netbank som nok ikke savner at skulle nå i banken inden klokken sekstende på samme måde vil rigtig mange borgere heller ikke savne at skulle i borgerservicecenteret eller sende blanketter i en kuvert med frimærker målet er klart firs procent af kommunikationen mellem borgere virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt i to tusind og femten og langt hovedparten af borgerne opnår i den forbindelse en

og borgerne får mulighed for at få bedre indblik i egne sager man behøver ikke at taste oplysninger ind mange gange de ligger måske allerede i systemet

den bliver bedre og mere fleksibel

den modernisering er samtidig et vigtigt led i realiseringen af regeringens

tyve plan for dansk økonomi med lovforslaget er vi som flere ordførere har gjort opmærksom på i gang med

digitalisere den anden af i alt fire bølger områder der skal gøres digitale frem mod to tusind og femten det er en bevægelse som er godt i gang vi er ved at være halvvejs med realiseringen af målsætningen om at udfase papirblanketter og andre former for ansøgninger digital selvbetjening bliver den primære måde

fundament har allerede en bred opbakning

jo er et led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for

femten og det er som også

opmærksom på en strategi der er udarbejdet i samarbejde med kl og danske regioner og tiltrådt af regeringen

regeringsgrundlaget hvor målet er at firs procent af al kommunikation mellem borgere virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af to tusind og femten

må udgangspunktet være at den digitale selvbetjening bliver obligatorisk ved at stille krav sættes der gang i en god udvikling de områder der er med i lovforslaget er udvalgt på baggrund af en vurdering af brugernes it parathed og it systemernes kvalitet på de konkrete områder sidste sommer vedtog folketinget som bekendt

om indførelse af krav om digital selvbetjening på de områder der den første december to tusind og

de første områder der er blevet gjort digitale

at borgerne kan og vil benytte digitale selvbetjeningsløsninger det lovforslag vi nu fremsætter og i dag behandler

tilgang er som sidste år at de borgere der kan også skal anvende de digitale selvbetjeningsløsninger ved at stille krav om at anvende digital selvbetjening får

borgere der kan et venligt men bestemt skub så de kommer i gang med at anvende digital selvbetjening

hvordan loven vil blive håndteret i praksis det er jo sådan at nogle borgere kan have svært ved at bruge digital selvbetjening og for dem vil der være hjælp og støtte at hente for nogle kan det være meget svært eller umuligt at bruge digital selvbetjening og de borgere vil fortsat have mulighed for at blive betjent på en anden måde end den digitale der kan for eksempel være tale om en borger med et særligt handicap demens manglende digitale kompetencer en psykisk lidelse hjemløshed eller sprogvanskeligheder borgerne har med andre ord ret til den samme hjælp og vejledning som tilfældet er i dag

på de områder der omfattes af det lovforslag vi i dag diskuterer der er allerede indført obligatorisk digital selvbetjening på en række områder og udviklingen går i retning af at der fremover vil være flere og flere områder hvor der indføres digital kommunikation jeg er naturligvis klar til efterfølgende under udvalgsbehandlingen at besvare de forskellige spørgsmål der er rejst her under debatten som eventuelt vil følge i selve udvalgsarbejdet og vil gerne takke for en

ikke hver eneste gang skulle ned at søge om at slippe for at bruge

en gene for de mennesker som er i den her gruppe og

der er tale om meget forskellige situationer om meget forskellige borgere i meget forskellige

det være en individuel og konkret vurdering i det enkelte tilfælde der gøres gældende for

en undtagelse kan komme på plads men vi kan

er så stærkt ordblinde eller andre årsager at de aldrig nogen sinde bliver så it kyndige at de kan bruge de her

digitale medier men det som sagt ikke

praksis end der måske gøres gældende her altså

man ligger på kanten af en evne eller en kunnen på et område og ikke på et andet område

totalt uden mulighed for at benytte den her type løsninger

ser mere nuanceret ud i virkeligheden end når vi diskuterer det

lovforslaget

til kommunaludvalget

og den første ordfører er fru sophie løhde fra venstre

det er imidlertid ikke hvad man rent faktisk kan læse sig frem til i regeringens lovforslag nej man må sige at det interessante snarere er alt det som regeringen åbenbart har glemt eller i hvert fald ikke har ønsket skulle fremgå af bemærkningerne til lovforslaget godt nok oplyser regeringen at europa kommissionen med en åbningsskrivelse har indledt en traktatkrænkelsessag mod danmark fordi salg af løs snus i dag er tilladt ligesom det i øvrigt oplyses at det er kommissionens vurdering at salget af løs snus er i modstrid med tobaksvaredirektivets artikel

lovforslaget fremgår det imidlertid ikke med et eneste ord hvorvidt regeringen rent faktisk

kommissionens opfattelse af fortolkningen af direktivet

vi kommer noget der bare ligner at regeringen forholder sig til det centrale spørgsmål nemlig hvorvidt den her regering i modstrid med mange års fortolkning under skiftende danske regeringer pludselig deler kommissionens opfattelse eller ej ja det nærmeste vi kommer er

når regeringen skriver at den ønsker at bringe den danske retstilstand i overensstemmelse med direktivets artikel

altså forudsættes at regeringen så også rent faktisk deler kommissionens fortolkning

hvordan regeringen er kommet frem til den her helt nye forståelse

af direktivet i modstrid med det har været forståelsen i over tyve år allerede med artikel otte a i rådets direktiv fra nitten to og halvfems blev der indført et forbud mod markedsføring af tobak der indtages oralt det fremgik

for at være helt præcis og jeg citerer dette forbud omfatter dog ikke traditionelle tobaksvarer som indtages oralt og som fortsat er undergivet de bestemmelser i direktiv fra nitten ni og firs som ændret ved nærværende direktiv der gælder for røgfrie tobaksvarer

en ændring på det her område såvel i nitten to og halvfems som i to tusind og et ville altså have krævet både en specifik

ikke tilfældet tværtimod

oplyser ministeren i et af de gamle udvalgsspørgsmål at det under forhandlingerne om forslaget i to tusind og et netop ikke var et tema i rådet at direktivet ville indebære et forbud mod salg af løs snus i danmark ministeren oplyser også i et andet svar at da sagen i sin tid blev forelagt folketingets europaudvalg

at eu forbud mod markedsføring af visse typer oral tobak var uændret og jeg gentager uændret i forhold til direktivet fra nitten ni og firs som så blev ændret igen med direktivet i nitten to og halvfems eller sagt med andre ord folketinget har aldrig udtalt støtte eller givet mandat til et forbud mod salg af løs snus

partifarve har nogen sinde haft den forståelse at danmark har implementeret direktivet forkert tværtimod blev det under forhandlingerne i folketingets europaudvalg konsekvent påpeget at direktivet fra to tusind og et ikke påvirkede mulighederne for at sælge løs snus i danmark lad mig slå fast at vi i venstre ikke kan støtte et forbud vi mener at sagen skal prøves ved eu domstolen hvilket i øvrigt er fuldstændig i tråd med de gængse eu spilleregler og vi forstår heller ikke hvorfor regeringen sådan bare lige pludselig ændrer synspunkt nu her efter tyve år hvor man har haft en anden forståelse hvis det måtte komme så vidt at vi i danmark så senere måtte blive dømt

siger det sig selv at vi skal bringe dansk ret i overensstemmelse med eu retten

har ændret sig siden absolut ingen regering overhovedet

to og halvfems hvor det oprindelige tobaksvaredirektiv blev ændret eller i to tusind og et hvor det nuværende direktiv blev vedtaget er kommet frem til den forståelse af direktivets rækkevidde som regeringen nu pludselig er kommet frem til og som gør at regeringen ser sagen i et fuldstændig nyt lys med en fuldstændig ny forståelse af direktivets rækkevidde i forhold til salg af løs snus hvad er det for nogle nye omstændigheder som kan begrunde den her nyfortolkning

at europa kommissionen nu pludselig har ændret opfattelse og tyve år efter sender en åbningsskrivelse til danmark hvorfor er det at folketinget ikke forud for vedtagelsen af direktivet er blevet orienteret om at danmark ville påtage sig en forpligtelse

hvorfor er folketinget faktisk blevet oplyst om det stik modsatte

nok så centrale spørgsmål hvad mener regeringen egentlig selv går regeringen ind for et forbud eller lægger man sig bare

for kommissionen på grund af åbningsskrivelsen og dermed truslen om en traktatkrænkelsessag og

for en dom ved eu domstolen og endelig vil ministeren i dag tilkendegive at regeringen naturligvis vil arbejde for at fastholde den hidtidige fortolkning af tobaksvaredirektivet

kommissionen og dermed også loyalt arbejde for de synspunkter som et flertal i folketinget allerede har tilkendegivet i

udtalelse vedrørende den nye revision af tobaksdirektivet

klokkeklart at et flertal her i folketinget ikke kan støtte et forbud mod markedsføring af snus uanset indpakning i forhold til de videre forhandlinger om revisionen af det eksisterende direktiv

redegøre for nu hvor det har været lidt vanskeligt at få et sagligt og fagligt beslutningsgrundlag for den her sag ud fra

meget sparsomme oplysninger som er indeholdt i bemærkningerne til det her lovforslag

kan meddele at venstre ikke agter

jeg

ikke støtter muligheden for at sælge løs snus i danmark

det der er sagen i dag er hvorvidt man man agter at overholde den gældende eu lovgivning som man sådan set har forpligtet sig til at overholde og som juristerne vurderer

til venstre om man agter at overholde eu lovgivningen sådan

forskellige danske regeringer ændrer forståelsen af tobaksdirektivet det handler også om at det man har oplyst over for folketinget

under skiftende regeringer nu ikke svarer til det som regeringen

fremsætter lovforslag om nemlig et forbud mod salg af løs snus

som vi må have prøvet ved eu domstolen med den risiko der er for at tabe den det er fuldstændig i

med de gængse eu spilleregler og vi forstår ikke hvorfor regeringen sådan lige pludselig

hvis det måtte komme så vidt at vi i danmark bliver dømt jamen så vil vi naturligvis sørge for at bringe dansk ret i overensstemmelse med eu retten sådan er det

nu er det jo tilfældigvis også sådan at der i øjeblikket

en ny revision af det eksisterende tobaksdirektiv som skal til at forhandles

hvad regeringen mener ja for så vidt også hvad socialdemokraterne egentlig mener

men så må det opfølgende spørgsmål jo meget naturligt være om venstre betragter den juridiske vurdering som

som værende ikkejuridisk funderet men derimod

embedsmænd som manipulerer og som ikke holder sig inden for rammerne

da rart at få på bordet hvis det er det venstre så at sige indikerer her hvor man lader som om regeringen har en ny politisk holdning

fra neutrale embedsmænd så anklager

her anklager som jeg nu må forstå

ordføreren for socialdemokraterne begynder at opfinde så forholder vi os fuldstændig stille og roligt og nøgternt til at der i danmark i nu mere end tyve år har været en juridisk vurdering af at vi i danmark holdt os inden for rammerne og reglerne af det eksisterende tobaksvaredirektiv tyve år så kommer

fra kommissionen

måske ikke så underligt at man kunne få den idé at regeringen bare siger

at vores politiske valg i dag er at vi siger ja lad os

det må vi da have et ansvar for også at få afprøvet men vi kan simpelt hen ikke i det lovforslag der er lagt frem se hvad det

skulle have ændret sig og dermed

at man lige pludselig skulle anlægge en ny juridisk betragtning

så vil jeg imødese at ordføreren redegør for det

er en ny omstændighed

er anledningen til

nødt til at se på den måde man har fortolket reglerne på og dermed nået frem til at man har fortolket

særlig hensigtsmæssigt men det er jo sagens kerne

forstået på den måde at nu har vi igennem tyve år i danmark haft den forståelse at den danske implementering af direktivet var korrekt den forståelse har der været under skiftende danske regeringer i nu over

som ordføreren helt sikkert også er bekendt med er oversendt bilag i

at direktivet hverken i nitten to og halvfems eller

og derfor er det også vi siger at det her handler om noget helt principielt

har vi naturligvis en forpligtigelse til at bringe dansk ret i overensstemmelse med eu retten

ikke folketingets forpligtelse at lægge sig fuldstændig fladt ned for enhver åbningsskrivelse fra kommissionen

i det her konkrete tilfælde går i den diametralt modsatte retning af hvad skiftende danske regeringer har haft som forståelse i mere end

danmark modtager en åbningsskrivelse

dernæst må jeg sige og det er nu engang også en af spillereglerne for

folketinget her at det jo ikke er sådan at hver gang folketinget modtager en åbningsskrivelse fra kommissionen

vi bøjer os for enhver ting vi accepterer

her lovforslag i dag sammenholdt med de oplysninger der er givet

folketinget de mandater er afgivet og den orientering der er givet til folketingets partier og den tyve årige danske forståelse af det eksisterende direktiv at man så nu fra regeringens side uden videre begrundelse siger hov vi deler i øvrigt kommissionens forståelse men vi vil bare ikke oplyse og forklare hvorfor det synes jeg er problematisk og det er derfor vi heller ikke kan støtte det her lovforslag ligesom vi har det principielle udgangspunkt at vi ikke støtter et forbud

handler om for eller imod salg af løs snus det er man kunne sige desværre fordi det havde jo været mere interessant at have en politisk diskussion herinde ikke tilfældet i dag det der er tilfældet er at vi har at gøre med et forslag som

på godt dansk skal sørge for at vi lever op til de gældende eu regler

tænke os at eu gjorde hvad vi godt kunne tænke os der skete i fremtiden og hvordan vi gerne ville have tingene indrettet

det faktum at vi lige nu har en dansk retspraksis som strider imod de gældende eu regler som vi selvfølgelig er forpligtet til at overholde det er i al beskedenhed også regeringens ansvar at sikre at vi lever op til gældende eu regler derfor har regeringen fremsat et forslag

det har ganske rigtigt som venstres ordfører også sagde en meget meget lang historie bag sig en meget meget lang historie som desværre viser sig at bero på at man i danmark har haft en forkert fortolkning det ændrer imidlertid ikke på at kommissionen har løftet en pegefinger om man så må sige de har sendt en åbningsskrivelse folketingets europaudvalg som jeg selv sidder i har jo under hele processen kan man sige både med

de begrundede udtalelser med svarene herpå været inddraget i den dialog der har været med eu

man slår to streger under facit som jeg jo

ved særligt venstres formand har travlt med at gøre så er det simpelt hen resultatet at vi kan se at vi bliver nødt til at rette den danske lovgivning til for at overholde vores eu forpligtelser

det har vi selvfølgelig tænkt os at støtte regeringen i

jo konsekvensen af det her lovforslag hvis vi alle sammen trykkede på de grønne knapper det er vi enige om

afværge at det forbud skulle gælde fra nu af og de næste tyve år

er jo at man bruger sin indflydelse i forbindelse med revisionen af det kommende direktiv

at der ikke skal være et forbud

har afgivet en klokkeklar udtalelse som siger at vi ikke støtter

socialdemokraterne er ikke en del af det flertal

vi vil arbejde for i eu og det kører fuldstændig efter den procedure som fru sophie løhde også kender fra europaudvalget nemlig at ministeren kommer og beder om et mandat det er ikke så underligt det er også rigtigt at der er en nærhedsudtalelse som det hedder fra europaudvalget som foreligger lige nu sagen er bare med den slags nærhedsudtalelser at de

om hvad man mener om de enkelte elementer i forslaget men om hvorvidt man mener at et forslag bryder med netop nærhedsprincippet derfor er der jo mange grunde til at man kan lade være med at skrive under på en nærhedsudtalelse for eksempel hvis man synes det er meget fornuftigt

så vi sikrer sundheden på tværs af grænser så vi sikrer at der er ensartede regler og det er i al beskedenhed det vi har henholdt os til hvis man læste lidt op på procedurerne i europaudvalget

at det er det en nærhedsudtalelse går ud på

ikke er hvorvidt man har lyst til løs snus eller ikke

europaudvalget er afgivet en nærhedsudtalelse

at den socialdemokratiske europaordfører ikke kan skelne mellem og kende forskel på

i de politiske bemærkninger er det jo netop sådan at man politisk forholder

af direktivet det håber jeg at ordføreren er klar over og dermed må

og enhedslisten som siger vi går ikke

at have en holdning til for regeringen i øjeblikket men det her er da

en politisk udtalelse i europaudvalget det valgte man ikke at gøre man valgte at lave en nærhedsudtalelse

hvis venstre gerne vil sige noget politisk har vi et redskab til det

selvfølgelig af tekniske årsager

ikke at ville gå ind i den politiske dialog om det her men derimod at vedtage en nærhedsudtalelse og den støttede socialdemokraterne ikke op om fordi vi

jo rigtigt at vi i europaudvalget kommer til en meget interessant

at sige ja jeg går ind for at snus skal forbydes i danmark eller nej det går jeg ikke ind for tal nu et

så almindelige danskere kan forstå det og lad

men sagen er jo at det lovforslag vi vedtager i dag handler om at vi er på kant med eu lovgivningen og at vi skal bringes til at overholde

alle andre herinde at der ikke var et problem i den danske lovgivning derfor var det også nyt for socialdemokraterne at kommissionen kom og løftede pegefingeren og derfor er det også en ny situation for os så det er ikke en politisk ændring der er sket

set et spørgsmål om at vi respekterer den lovgivning som er vedtaget i eu og som vi nu er blevet opmærksomme på at

bruge tobak ikke røgtobak men snus

ifølge eus egne statistikker er det sådan med snus

for at komme væk fra røgtobakken rigtig mange

sundhedsmæssig betydning for mennesker hvis det her bliver forbudt

derfor må det være muligt

sundhedsordfører at sige ja

og så siger herre joachim b olsen at vi skal forholde os til om det her nej sagen er jo

at vi i tyve år har gjort noget som var forbudt

det ja det er det er det ærgerligt at vi ikke noget tidligere har været opmærksomme på den her situation det er det er det noget vi skal diskutere fremadrettet hvad vi mener om rent politisk når vi skal lave et nyt tobaksvaredirektiv ja det er det også men det er bare ikke det

en konsekvens af en åbningsskrivelse

en juridisk vurdering i eu det synes jeg

synes at det er godt at forbyde salg af løs snus i danmark eller ikke er det

meget simpelt spørgsmål jeg tror at alle tilhørerne på pladserne deroppe godt forstår spørgsmålet men simpelt hen ikke forstår hvorfor der ikke kan gives et ja eller nejsvar

synes herre jens joel at salg af løs snus skal forbydes

om snus eller ikke snus men den debat må vi jo tage på de tidspunkter hvor vi skal have den debat det bliver blandt andet i europaudvalget det bliver forhåbentlig også hernede det bliver sikkert også i sundhedsudvalget der er rigtig mange grunde til at diskutere det og herre joachim b olsen har tidligere nævnt at der også er sundhedsmæssige aspekter i hvorvidt man kan substituere

det er bare ikke det vi har på dagsordenen i dag

i dag er skal vi rette os efter den eu lovgivning der er

at det jo ikke er fordi jeg politisk kunne have en anden holdning end

kommissionen for pointen er at det her ikke er en politisk holdning det er en juridisk vurdering og hvis man synes at embedsmændene politiserer og kommer med en forkert juridisk vurdering

et svar man får på et ganske simpelt spørgsmål

have en mening om man synes den indholdsmæssige konsekvens

ordføreren

om man synes man skal forbyde løs snus i danmark eller ej

at det er noget eu pålægger

bare henviser til at det er noget eu pålægger os og derfor gør vi

hvad synes herre jens joel om salg af løs snus i danmark

i folketinget oplever at ting bliver misbrugt og at man løfter diskussioner som man i virkeligheden gerne ville have ind i nogle ting hvor de ikke hører hjemme og det vi diskuterer i dag er hvordan vi kommer i overensstemmelse med eu lovgivningen det er en eu lovgivning som er lavet det er en eu lovgivning

og det er en eu lovgivning som vi fra socialdemokratisk side mener man skal overholde fuldstændigt upåagtet at vi også i de tyve år har ment at man godt kunne sælge løs snus i danmark det er ikke det vi diskuterer i dag vi diskuterer at man skal være i overensstemmelse med eu lovgivningen og det støtter vi ærlig talt og det er lidt opsigtsvækkende at formanden for folketingets europaudvalg ikke synes at det er den bærende præmis for debatten i dag

i sundhedsområdet det håber jeg ordføreren kan tilgive mig nu når det også i den grad

ryger som vælger at gå fra

er det så skadesreducerende eller ej for den her ryger at gå fra røgtobak til at bruge svensk snus eller snus som er løs og som

om det er den engelske eller den svenske eller den ene producent eller den anden producent det har vist også nogle gange noget med hvem man spørger som er mest

derfor må man bare forholde sig til det faktum at når jeg står her på talerstolen i dag

set fordi sundhedsministeren har fremsat et forslag som er en konsekvens af en åbningsskrivelse fra kommissionen som har sagt hov danmark i skal

som ikke er i overensstemmelse med reglerne

det været i lang tid og det er ærgerligt men det er jo det der er pointen og så kan man jo sige

syntes at man gerne

blive ved med at sælge løs snus så er det jo i princippet lige meget om vi gerne vil det

og vi derfor bryder eu retten hverken de konservative eller

set at støtte op om at man skal bryde

at det er skadesreducerende det kan vi se hvis vi kigger til sverige

gerne vil undgå alle de her kræfttilfælde på grund af rygning

politikere her i folketingssalen vi er

stedet for bruger løs snus

tænkt sig at gennemføre hvis det er i strid med grundloven eller hvis det er i strid med andre gældende regler så er det også sådan at når vi har påtaget os nogle forpligtelser i det europæiske samarbejde gælder de også sådan set uanset om vi er enige eller uenige i det de ender med man kan jo arbejde for i eu at noget bestemt bliver gældende men det er jo desværre også sådan i et forpligtende samarbejde

nogle gange kan udstyre ministeren med et mandat i europaudvalget sende

vi et andet sted end lige præcis der hvor danmark gerne ville være

skal skal overholde de regler som er vedtaget sådan er det nu engang

er det også herinde i folketinget jeg er sikker på at man også

den blå side vil kunne nikke genkendende til at der findes enkelte regler som er vedtaget på det sidste

det er netop det som jeg også hører debatten drejer sig om her for

at behandle et tobaksdirektiv for tiden og vi har faktisk udtalt os i sundhedsudvalget og også i europaudvalget

det er netop i de politiske bemærkninger vi forholder os til spørgsmålet om snus men der glimrer socialdemokratiet ved sit fravær

hvad ønsker socialdemokraterne at tobaksdirektivet skal sige om snus i fremtiden der mangler vi stadig et svar

meget interessant hvis man forholdt sig til det vi diskuterer i dag og det

man gerne vil diskutere det nye tobaksdirektiv og jeg glæder mig

det lovforslag vi behandler i dag og så i stedet tage debatten om tobaksdirektivet

til hvordan vi plejer at gøre det og der er en helt fast procedure

lige nu foregår der et arbejde i europaudvalget

også bidraget til og jeg anerkender at man er kommet med en række politiske udtalelser

ikke er med i den samlede udtalelse som

at grunden til at vi ikke er med i de politiske bemærkninger

proceduremæssige fejl at man har blandet politik

der er i forslaget er godt eller skidt

blande sig i det her

eu kan blande sig på tobaksområdet vi har så også haft en fortolkning i danmark i tyve år som

lov til at lave regler her og de regler som eu allerede har lavet

uanset om det har været en misforståelse

bemærkninger hvori vi berører

netop nu diskussionen foregår det er netop nu vi har chancen for at præge de regler som socialdemokraterne så synes vi skal følge blindt når de ligger der så hvad vil socialdemokraterne egentlig det synes jeg faktisk

masser af samråd hvor vi skal diskutere hvad

til det nye tobaksdirektiv det imødeser jeg med knusende ro og glæde

men det er jo ikke mig der blander tingene sammen når man præsenterer et dokument som både er en

og som har nogle politiske betragtninger hvis jeg så mener at eu

om jeg også synes at alle mulige andre ting der også står på side fem er meget fornuftige

undskyld jeg ved ikke om det er gangbart sprog i folketingssalen men

at man retter ind efter en åbningsskrivelse

et tobaksdirektiv og alle var enige om at det skulle være tilladt at sælge løs snus der er så gået tyve år hvori kommissionen i

ikke har udført det arbejde de er sat til nemlig at finde ud af om alle landene har implementeret direktiverne ordentligt det har de så lige pludselig fundet ud af at

ned og sige at kommissionen har ret og når jeg spørger sådan

være forskellige vurderinger og det gør altså nogle gange er nødt til at køre en sag hvor en domstol så

hvor kommissionen har sagt

det er der masser af sundhedsfaglige begrundelser for

i danmark det gør juristerne og det gør regeringen

og hvis man ikke mener at der er hold i det så svarer man og siger til kommissionen glem det vi er ikke enige med jer det der bare er sagen og

over for folketingets europaudvalg er at regeringen faktisk mener

at lade det gå videre og se om om det kan lykkedes det plejer ikke

ønske men vi skal gerne høre om kommissionen

jeg ved ikke om man har fået ansat nye jurister i sundhedsministeriet eller

på et samråd i dag forsøgt at få afklaret hvad

for begrundelser der gør at man lige pludselig har ændret holdning i danmark det synes jeg at vi har haft svært ved at få svar på

de siger hov der er noget galt her og så kigger man lidt på det og så tænker man ja det har de vist ret i så virker det jo ærlig talt i min verden lidt omsonst at skulle slås med dem om noget man faktisk mener de har ret i jeg ved ikke hvor mange jurister der er blevet skiftet ud i centraladministrationen over de sidste tyve år

er nogle stykker men sagen er nok

vurderet hver dag og i tyve år er kommet frem til den samme konklusion og lige pludselig kommer frem til en ny konklusion sagen er jo at det er blevet vurderet engang for lang tid siden og så har man ikke rigtig tænkt over det siden før kommissionen har sendt en åbningsskrivelse

en politisk vurdering det er en juridisk vurdering

snus snus og lignende tobaksprodukter i danmark det er det jeg tager stilling til

det skulle vi da lytte efter

at kæmpe mod det her hvis man mener at det skulle være i orden at sælge snus det må være fordi man gerne

komme igennem med men ud fra hvad man mener eller føler

når vi er af den overbevisning når regeringen har fået den indstilling at den her sag kommer vi ikke til at vinde fordi kommissionen har en pointe

ind i betonvæggen jeg synes det er unødvendigt det er i og for sig ligegyldigt

kan føle sig trådt på men hvis

har en sag så anlægger man jo heller ikke en retssag i

det kan vi jo så se hvor ender henne det vil jo også involvere kommissionen som vil sige undskyld hvorfor gør i det stadig væk ikke men indtil videre er det regeringens forhåbning

et flertal i folketinget som faktisk vil leve

til de forpligtelser vi har allerede nu

det handler ikke om hvorvidt man synes det er fornuftigt eller ej og nej jeg synes heller ikke at dem der sad her for tyve år siden bare var i en eller anden vildfarelse de har jo fået rådgivning og den har vist sig ikke

det er da beklageligt og det har sundhedsministeren også flere gange i dag i et samråd beklaget men det ændrer jo ikke på at når vi ikke tager et opgør nu og her

at her skal vi ikke mene noget politisk jeg prøver alligevel at spørge som politiker til politiker og det er et meget enkelt spørgsmål man kan bare svare ja eller nej går socialdemokraterne ind for et forbud mod salg af løs snus

i danmark nu er vi blevet opmærksomme på at den strider mod de gældende eu regler og det vi diskuterer i dag er hvorvidt vi skal vedtage et forslag som bringer os i overensstemmelse med eu reglerne og det er faktisk upåagtet

have den sundhedspolitiske den sundhedspolitiske diskussion jeg skal gerne komme i sundhedsudvalget den dag det foregår hvis man er meget interesseret i at høre min holdning til det det er bare ikke derfor vi er samlet i dag og en lille smule respekt for hvad der står på dagsordenen må man vel også kunne udbede sig i forhold til at vi faktisk diskuterer et lovforslag som vi skønner er nødvendigt for at leve op

det kræve før man kan tage nogen steder hen og forhandle noget som helst at der er et flertal i folketinget

bindende for regeringens arbejde ja det vil det fuldstændig ligesom det plejer hvad er det vi diskuterer i dag er det hvad regeringen mener om løs snus nej det er det faktisk ikke og det er derfor jeg siger at

at vi hele tiden har været tilfredse med den tilstand der har været i danmark og at vi ikke politisk har ønsket en ændring men det ændrer jo ikke på at vi hele tiden og stadig væk mener at vi bliver nødt til

i danmark det er det vi mener at vi har et folketing til

igennem eu hvilket efterhånden

vi tog fejl for tyve år siden

specielt nu hvor rygning er blevet mere yt

om det er farligt eller ej eller om det generer andre det mener vi

de her debatter om rygning og hvad

borgerne udefra og siger hvad sker der derinde politikere snakker om frigivelse af hash at vi skal have fixerum

direktiv for tyve år siden som man dengang mente

var at vi ikke måtte sælge portionspakket snus hvilke også er tåbeligt

i danmark nu ligger det her forslag i sundhedsudvalget

er en eu ordfører der mener at nu skal vi kun tale eu politik

må vi se på det som sundhedsordførere

i udvalget finder at det gældende tobaksvaredirektiv fra to tusind og et ikke indeholder et forbud mod salg af løs snus i danmark og jeg forstår ikke når der er et flertal i folketinget at man ikke

hjælpes vi ad og arbejder mod det her forslag

det synes jeg er en skam

her pløjer vi igennem fra ministerens side og fra socialdemokraternes side

et bedre danmark og det mener jeg ikke man gør fra regeringens side nu

danmark i radikale venstre mener vi at et helt afgørende princip for at man kan have et retligt forpligtende samarbejde og for at det kan fungere er at lovgivningen både respekteres og overholdes i det helt konkrete tilfælde som vi diskuterer i dag viser det sig at danmark ikke har overholdt de gældende love og regler vi har ikke levet op til det der er den korrekte fortolkning af eus direktiv på området og derfor er vi selvfølgelig nødt til at ændre vores egen lov det er vi også

den måde man opfører sig i en enkelt sag har konsekvenser for hvordan man som medlem af den klub som eu nu er bliver vurderet i alle mulige andre sager og vi undergraver vores egen troværdighed hvis vi ikke accepterer og indrømmer en fejl når vi faktisk også selv mener at vi har taget fejl

og det har skiftende regeringer gennem tyve år af alle tænkelige farver haft opfattelsen af at salg af løs snus var tilladt

det en fornøjelig sag nej er det særlig elegant nej ville vi ønske at det ikke var nået hertil ja men det er nu engang en god skik at rette en fejl

derfor er vi nødt til at rette den danske lovgivning til så den er i overensstemmelse med eu lovgivningen

at jeg tror at alle interesserede og alle der er til stede i salen i dag kan regne med at vi vil få en diskussion i danmark af hvordan vi skal forholde os til indholdet i det kommende tobaksvaredirektiv herunder hvilke regler der skal gælde for salg af snus

hvad indholdet af det danske mandat skal være det har vi jo allerede fået nogle tilkendegivelser af men på baggrund af at vi mener at vi må respektere det retligt forpligtende samarbejde vi er indgået i kan radikale venstre selvfølgelig støtte

ordføreren synes at hver gang man får en åbningsskrivelse i danmark

automatisk bare rette ind fordi kommissionen mener at man ikke har implementeret direktiverne ordentligt

mandatafgivelse i europaudvalget hvor

alle var sikre på at selvfølgelig kunne snus sælges i danmark og det var faktisk derfor man gav mandatet

i tyve år og pludselig finder man ud af at

om ordføreren principielt mener

en åbningsskrivelse eller om man

jo klart at når vi skal revidere tobaksvaredirektivet så vil jeg først drøfte med min gruppe hvad den radikale indstilling skal være og så vil man i regeringen drøfte hvad regeringens holdning skal være og så vil man selvfølgelig fra regeringens side forsøge at få et mandat til det

man ønsker den diskussion udestår i mit parti og den udestår også i regeringen

er vel fair nok at man venter på at partierne tager stilling jeg synes ikke at spørgsmålet om snus ud fra en sundhedsmæssig betragtning er nogen enkel diskussion i forhold til hvad man skal gøre når man modtager en åbningsskrivelse fra eu skal man jo gøre det som min kollega herre jens joel redegjorde for før man skal vurdere hvad der står i den og så skal man kigge på sin egen fortolkning og

så foregår der en dialog og man skriver frem og tilbage og man holder nogle møder og måske ender

endda med at kommissionen ændrer opfattelse andre gange må man gå til domstolen hvis man er overbevist om at man har ret

så ikke spor overrasket over at jeg ikke kan få noget

meget overrasket over at man bare mener

besinde sig at de vil læse

man har lavet en fortolkning tilbage i nitten to og halvfems og den har man så kørt efter

sætte spørgsmålstegn ved den uden at der var nogen der diskuterede den uden at der var nogen der anfægtede den men i det øjeblik vi modtager åbningsskrivelsen

et udtryk for at kommissionen anfægter danmarks fortolkning så er vi jo nødt til at gøre vores arbejde

at det faktisk var en forkert fortolkning

retstilstand for så vidt angår salg

at man skal tage stilling til hvordan man godt kunne tænke sig at tingene ser ud i det her samfund fremadrettet altså hvad mener man så som politiker synes man

at en god idé eller en dårlig idé

en rigtig rigtig kompliceret affære

sophie løhde at vi kommer til at diskutere det det vil jeg tro vi gør i sundhedsudvalget og vi kommer til at diskutere det i europaudvalget når der skal afgives mandat men vi er ikke nået dertil men det er ikke sådan

tværtimod tror jeg at alle

var nået dertil at vi skulle stå her det havde jo selvfølgelig været meget meget bedre at vi havde haft den korrekte den korrekte fortolkning af direktivet fra første

på den fremadrettede bane har været behandlet i europaudvalget så vidt jeg ved er ordføreren også selv medlem af europaudvalget hvordan har

tage stilling til de politiske bemærkninger som man har skullet vurdere er man for eller imod hvis man ikke har tænkt over hvad man mener politisk og drøftet sagen i gruppen

socialdemokraterne har vi i dag måttet

er modstander

går ind for mange spændende forbud i det her samfund

og man kan altså kun optræde fysisk et sted ad gangen

den her diskussion har jeg været rimelig tæt på og når vi ikke har haft en politisk drøftelse af det der foregik i europaudvalget

vi ikke syntes det var relevant at fremsætte en

begrundet udtalelse vi syntes ikke der skulle afgives

vi i det radikale venstre og i regeringen faktisk finder at det er en ganske god ting at man fra eus side har fælles regler når det handler om salg af tobak det er jo sagens kerne i

foregik i europaudvalget at der så var

fandt anledning til at komme med politiske bemærkninger

den socialdemokratiske ordfører i dag så kan den radikale ordfører ikke bare forklare hvorfor

regeringspartierne ikke vil fortælle hvad de mener om salg af løs snus hvorfor er det

i det radikale venstre vil dække sig ind under eu og gøre som om

synes det er helt uvant at det radikale venstre ikke har en mening så mit simple spørgsmål er

om månen er en grøn ost lovforslaget handler om at bringe dansk lovgivning på linje

korrekte fortolkning af eu direktivet det er beklageligt at vi har haft en forkert fortolkning i tyve år men det der er formålet i dag

at spørge om det radikale venstres holdning til konsekvenserne af det jeg går ud fra

er enig i at konsekvenserne af det her lovforslag er at der kommer et forbud mod salg af løs snus i danmark

jeg har ikke interesseret mig for det i forbindelse med det her for det

synes i det radikale venstre er at når vi opdager at vi har begået en fejlfortolkning af et eu direktiv

os bedst som medlem af det europæiske fællesskab ved at bringe vores lovgivning på ret køl

vi tror vi kommer til at tabe på ikke at gøre det

det kan vi alle sammen blive enige om i dag

så vil jeg spørge om ordføreren synes at det er specielt fornuftigt i den forstand at man må gå ud fra

ressourcer at politiet skulle tage ud og forfølge

at bruge samfundets ressourcer på

give bøder og måske ultimativt sætte folk i fængsel for at sælge snus

herinde vedtager vi jo ting love har konsekvenser de skal holdes

ikke holder lovene så får det konsekvenser og vi har et politi til at sørge for at dem der

afsætte ressourcer til at forfølge folk

vores udgangspunkt så jeg forestiller mig ikke at man skal til at

eksempel ryger cannabis selv om det er forbudt at sælge

nu vil man så indføre et forbud mod salg af snus det vil jo betyde

snus er det fornuftigt

er fuldstændig opmærksom på

det der er det afgørende her er at vi respekterer det fællesskab

det betyder også at man er i stand til at indrømme det når man tager fejl hvis nu den danske regering og den danske regerings bedste hoveder

vi jo fremføre det men det er jo ikke jo ikke en sag hvor man bare sætter sig ned og vælger hvad man synes

foregår det jo heller ikke der er jo nogle ting man er nødt til at respektere i sådan

og når man er gået ned i det her og har set på den måde retsakterne rent faktisk er skruet sammen på så har det vist sig at vi fejlfortolkede i danmark det tror jeg at alle synes er en skam det synes jeg er en skam

går med til et direktiv bare fordi eu

så mange så nu må vi hellere legalisere det jeg tænker

den og der skal der nok også komme en fælles holdning fra regeringen det kan jeg garantere fru liselott blixt

ikke det vi diskuterer i dag det er jo sådan med al form for lovgivning som også min kollega herre jens joel var inde på at der

som man ikke nødvendigvis synes

det man selv ville have placeret i den lov men som man respekterer fordi

og i det her tilfælde kommer den danske lov jo ud af et eu direktiv som mange lande i eu har skullet blive enige om der vil være roser og tidsler i det forslag for de fleste lande vil jeg tro men der respekterer man da det som er gældende lov så får vi i forbindelse med revisionen af tobaksvaredirektivet det tror jeg at alle der har været til stede i sundhedsudvalget og europaudvalget vil være klar over sikkert en livlig diskussion om hvad det danske mandat skal være til de forhandlinger

lige skal miste vores troværdighed

så at man mister ved ikke at vide hvad man

troværdighed ved ikke at implementere direktiver

vi har indgået en aftale med resten af de europæiske lande om det her direktiv vi har så fortolket det anderledes

jeg synes at det er fuldstændig på sin plads at vi så selvfølgelig retter ind frem for at tage

og vi er i det tilfælde regeringen og regeringens

fremmeste embedsmænd som jo også har været embedsmænd under

så siger at nu ændrer vi loven så den kommer til at flugte med eu lovgivningen så ved vi alle sammen at der meget snart kommer en revision af tobaksvaredirektivet

sagens kerne er at danmark ikke lever op til sine eu retslige forpligtelser og derfor står vi på kanten af en retssag ved eu domstolen danmark har en retslig forpligtelse til at sikre at danmark efterlever de forpligtelser vi har påtaget os i eu og derfor vil det være meget uheldigt hvis danmark trækkes for eu domstolen i en sag som danmark efter al sandsynlighed vil tabe fordi den danske retstilstand er i strid med tobaksvaredirektivet denne sag drejer sig om at sikre at vi fra dansk side lever op til vores eu retslige forpligtelser og realiteten er at det gældende forbud mod snus blev indført i ændringsdirektivet

danmark har ikke implementeret dette forbud i dansk lovgivning og kommissionen har derfor indledt en traktatkrænkelsessag mod danmark fra dansk side har man altså ikke været opmærksom på at forbuddet også betød et forbud mod salg af den løse snus snus

hvor eu forbuddet mod snus blev indført eller i to tusind og et hvor det gældende direktiv blev vedtaget kommissionens henvendelse har selvsagt givet anledning til at regeringen har set på spørgsmålet om direktivets forpligtelser på dette punkt i et nyt lys og regeringen har på den baggrund fået en anden forståelse af direktivets rækkevidde når det gælder snus

ja eller nej svar det er den ene ting så vil jeg godt spørge

sandsynligvis vil tabe en sag altså hvad er det for argumenter som kommissionen har og som

som man nu lige pludselig mener er så gode

siger at det her er i strid med

der

heller ikke at man skal køre sagen det er den ene ting og så den anden ting når man nu i socialistisk folkeparti ikke har taget stilling til om man synes snus skal forbydes eller ej synes

at sagen her kører i et forkert udvalg

tænker man at det måske havde været mest oplagt at den lå

her for at se om der er et flertal for at man skal følge

eller om der ikke er og så vil man efterfølgende

et lovforslag om at forbyde snus uden at sætte sig ind i om

uden

de borgere der nu vil være kede af at miste

og jeg tror at man i det her tilfælde har

om ministeren kan bekræfte at løs snus men ikke portionssnus må sælges i danmark og hvad i givet fald begrundelsen er herfor

to tusind og seks

embedsfolkene at snus i portionsposer fortsat vil være

på nuværende tidspunkt siger man at ok der er noget der skal laves om jeg

kommet frem til at den her sag er så

den tidligere ordfører stillede spørgsmål om nemlig at det her burde ligge i europaudvalget

man mener går man ind for et forbud mod salg af løs snus ja eller nej det simple spørgsmål kan man ikke ikke besvare

af det her direktiv som vi diskuterer i forhold til indholdet af selve lovforslaget og derfor

ordføreren om at oplyse om det når nu også ordføreren har så meget fokus på det her direktiv fra nitten to og halvfems indgik i

i direktivet fra nitten ni og firs

at lave stråmænd på hinanden jeg siger ikke vi ikke har en holdning jeg siger vi

vil vi rigtig gerne orientere alle om hvad sfs holdning er og det håber

respekt for der er også nogle gange hvor venstre ikke har taget stilling

for eller imod snus men hvorvidt

af løs snus så er det da besynderligt at man som

regeringsparti går i folketingssalen og siger at man i øvrigt ikke har taget stilling til konsekvensen af det lovforslag som man står og er ordfører for

hvilke ord ordføreren brugte

en holdning til konsekvensen af den lovgivning man som parlamentariker er med til at vedtage

så skråsikkert om forståelsen

her direktiv med baggrund i nitten to og halvfems direktivet vil jeg gerne høre om der ifølge

oralt og som er undergivet bestemmelserne

var en politiker der sådan havde klare holdning

for at ordføreren får en mening om hvorvidt det er hensigtsmæssigt med et forbud eller ej altså hvad er det ordføreren venter på

jeg synes på den ene side og nu kommer jeg ikke med et politikersvar jeg

noget som kan være kræftfremkaldende

så jeg undrer mig over den her argumentation og når jeg så spørger

til for at ordføreren får en mening

lytte til argumenterne men kom nu bliv lidt mere præcis på

være afgørende for om man synes der skal være forbud eller ej konsekvensen af den lovgivning vi

det bliver forbudt i danmark

at ordføreren indtager et standpunkt

det er det samme der bliver kørt igen og igen

et svar vi får ikke et svar

bare lidt papegøjeagtigt jeg siger

og snus

givet udtryk for min

er nødt til at lytte

mere forvirret over det som ordføreren egentlig siger

at de endnu ikke har taget stilling

salg af løs snus i danmark eller ej det synes jeg

det her med brugen af snus og om det skal

jeg mener bare vi her forholder os til et spørgsmål der hedder

er egentlig et ret simpelt spørgsmål vil prøve en gang til

for det er jo ret svært at gøre det muligt at sælge løst snus når man først har forbudt det én gang men hvad synes ordføreren

salg af løs snus i danmark er det noget der skal være forbudt

om hvorvidt danmark skal følge eu retten eller ej enten skal man

skal man ikke det er så det der er til diskussion her i

der være flertal for eller imod og så skal vi tage den

snus når man samtidig ikke forbyder

det er faktisk hvorvidt det skal være forbudt

skal forbyde snus eller ej for man har jo ikke forbudt rygning vi taler

mener ordføreren at brugen af snus skal forbydes

er det noget der skal forbydes eller ej og nu ser vi bare

så læser ordføreren overskriften op

laver et forbud selv om

jeg bare bede ordføreren om at være konkret for det blev lidt for generelt nu

indføre forbud og forbyde ting

forbud hvor jeg som sundhedspersonale kan tænke ok er det

man er for eller imod forbud det håber jeg

at regeringens og folketingets holdning til

at man som ordføreren siger står hernede

forstå at ordføreren heller ikke har

hun prøve ikke at være politiker men at være ærlig

af andre tobaksprodukter

ganske rigtigt at både snus og cigaretter er sundhedsskadelige men vi ønsker altså

det er sådan synes jeg og det synes jeg fortsat det bør være at for et voksent menneske er det i sidste ende et personligt valg om man ønsker at udsætte sig selv for for

en der ikke ryger som som jeg selv så synes jeg i øvrigt også at det er meget interessant når man diskuterer snus at der er en del der tyder på

reducere skaderne af tobak hvis altså

cigaretter eller anden røgtobak til snus vi så i øvrigt også gerne det er så en helt anden sag

portionspakket snus blev tilladt i danmark

kan vi ikke stemme for lovforslaget vi

sige nogle gange fra dansk side tør

gjort det en række gange jeg husker

nogle debatter for et par år siden som drejede sig om

hormonforstyrrende kemi i produkter til til babyer og børn dengang var det v og k som som ikke ville være med til det men men den daværende opposition var med på at udfordre jeg tror

her er det nu fornuftigt at man på den her måde trækker noget ned over hovedet på alle medlemslandene eller kunne være nogle lokale eller nationale hensyn

løs snus i danmark det mener vi ikke

og vi mener slet ikke at eu skal gå ind og blande sig i om det skal være tilladt at sælge løs snus i danmark i øvrigt synes jeg at det er lidt underligt at man efter at have haft en praksis i tyve år hvor man altså har sagt at det er tilladt at sælge løs

snus pludselig ændrer holdning til det

blevet opmærksomme på at vi ikke overholder et direktiv

eu formandskabet var en eu kommissær

søreme blev solgt løs snus og så blev maskineriet sat i gang for at få stoppet denne frygtelige forbrydelse

nogle partier som siger

det var med den argumentation at man indførte

men her har vi altså at gøre med

produkt som også er skadesreducerende

har de lavet undersøgelser der viser at

er en meget større andel af tobaksforbruget i sverige

løs snus og hvis man ser på antallet af kræfttilfælde lungekræft

langt langt lavere i sverige

langt mindre skadelig

halvfems procent mindre skadeligt end rygetobak og at det er rygere der går fra røgtobak til løs snus i finland forbød man løs snus og der steg antallet af rygere

stilling til det sundhedsfaglige i det lovforslag som vi behandler i dag

jeg kan så konstatere og det synes jeg så er glædeligt at der er et flertal uden om regeringen som ikke ønsker

det håber jeg at regeringen vil

stærkt vink med en vognstang om at

skal kæmpes for at det her ikke skal forbydes og så kunne man hvis man kommer til den konklusion også komme til den logiske konklusion at når løs snus ikke skal være forbudt

ikke være forbudt at sælge snus hvis det er i

vi har forsøgt at få regeringspartiernes ordførere til at komme med en klar holdning

finde ud af at forholde os til hvorvidt vi synes det er en god idé eller ej at forbyde salg af løs snus i danmark det synes vi faktisk er en rigtig dårlig idé

for at det konservative folkeparti ikke kan støtte sundhedsministerens og dermed regeringens forslag om forbud mod salg af løs snus i danmark det

her begrundet med at

kommissionen har indledt en åbningsskrivelse mod danmark

burde tage kampen op på det her område nu er vi

kigge på et andet direktiv tobaksvaredirektivet og vi ved jo at der har været direktiver på det her område

at det var helt i orden at vi kunne sælge løs snus

er en vurdering som er et par årtier gammel og det er en vurdering som vi vi holder fast i og som vi egentlig synes skal afprøves

skadesreducerende i forhold til rygning det er faktisk bedre at man lægger cigaretterne på hylden og i stedet for

arbejder for at få fjernet produkter der er skadesreducerende frem for at

tilfælde af dem der får kræft og jeg ved ikke hvad af andre sygdomme på grund af deres rygning

synes vi det kunne være en god idé at man prøvede at tage kampen op i stedet for bare at bøje nakken og det er baggrunden for at vi siger klart nej til det her

tak for den holdning det er desværre ikke

om hvad holdningen er

man skal overholde eu lovgivningen eller ej er det konservative folkeparti af den

at man kan gå på kompromis og lægge sig uden for den

at tage kampen op på det her område for vi mener faktisk stadig væk at den vurdering der er foretaget

en politisk vurdering til grund for det her eller om

lidt som om man skubber det lidt ind under stolen at regeringen har

og der underkender man jo at der faktisk ligger en en objektiv juridisk vurdering på den baggrund kunne

ønsker det konservative folkeparti også at tage en retssag hvis alle juridiske instanser ligesom vurderer at vi kommer til at tabe den

og er der noget der kan bringe de konservative til at være af den overbevisning at man kommer til at tabe sagen eller er man helt ligeglad fordi man ønsker

panden mod en mur i en sag som

muligt i forhold til det direktiv der lå

en vurdering af det som vi har levet efter i to årtier

er ikke nogen der overhovedet har løftet et øjenbryn i forhold til den vurdering der har ligget i to årtier og vi har

bare sådan modsat socialdemokraterne socialdemokratiske ordfører at at vi er klar til at tage kampen på nogle områder som vi egentlig principielt mener er vigtige at tage kampen og det er det her område hvor vi synes at det er helt forkert at eu skal forbyde salg af løs snus i danmark hvilket også var baggrunden for

vi har levet trygt med den vurdering der har været i to

formand og også tak for bemærkningerne og debatten i dag som det efterhånden

drejer den her sag sig jo om at sikre at vi fra dansk side lever op til vores eu retlige forpligtelser

i dansk lovgivning fordi vi i danmark tillader salg af løs snus derfor har kommissionen indledt en traktatkrænkelsessag mod danmark og vi står ved kanten af en retssag ved eu domstolen

meget uheldigt hvis danmark trækkes for eu domstolen i en sag som danmark sandsynligvis vil tabe fordi den danske retstilstand er i strid med tobaksvaredirektivet vi har en forpligtelse som medlem af eu til at sikre at danmark efterlever de forpligtelser vi har påtaget os i eu

teknisk fordi det drejer sig om at implementere eu retten korrekt i dansk ret som det også afspejles af lovforslaget og som man har kunnet høre fra regeringspartiernes ordførere her i dag lægger regeringen altså meget stor vægt på at danmark opfylder sine eu retlige forpligtelser

jeg må indrømme at jeg hele vejen igennem har haft meget svært ved at forestille mig at eu venlige partier i folketinget kan se anderledes på det

vi så haft debatten her i dag den må jeg

hvor mange lande

når der eventuelt skulle komme en ny regering baggrunden for det her er ikke en politisk vurdering

sagt det meget tydeligt i et samråd vi havde tidligere i dag

et forsøg på at snige noget politisk ind ad bagdøren

bag folketingets ryg det handler for regeringen alene om at vi selvfølgelig skal leve op til vores eu retlige forpligtelser landets ypperste jurister

vi har fået åbningsskrivelsen fra kommissionen

er enige med kommissionen i at vi har fortolket direktivet forkert vi har fortolket den præambel som venstres ordfører har citeret fra forkert vi har været uopmærksom på at den ikke er blevet videreført det kan så også

meget kan man sige når vi har fortolket den forkert men den blev sådan set heller ikke videreført med direktivet fra to tusind og et og det er jo det der er sagens

landets ypperste jurister tidligere har gjort

det er men kunne man ikke godt

en holdning i forhold til snus

blevet afgivet mandat i forhold til tobaksdirektivet troede alle at så var det stadig væk tilladt

tyve år har det fungeret sådan og

lovforslaget blive nedstemt og det betyder at så kommer der en sag

når man nu vurderer at man sandsynligvis vil tabe den

mig at ministeren forholder sig til

mig at ministeren forholder sig til om det ikke er problematisk sådan rent principielt at vi i europaudvalget tror vi siger ja til noget

fortolkning af tobaksvaredirektivet har været forkert det er dybt beklageligt det går flere årtier tilbage

forholder sig meget meget grundigt

om hvorvidt vi overholder vores eu retlige forpligtelser eller ej

lovgivning vi har eller ej det er en juridisk vurdering og hvis man forestiller sig at det er noget man kan politisere

politisk kan beslutte at juristerne skal se anderledes på det så har man altså misforstået hvordan det fungerer derfor

det har vi jo diskuteret i et samråd som folk der følger den her debat jo ikke nødvendigvis har siddet og fulgt folk har

når man faktisk er enig i at den fortolkning

ja til omkring fem og halvfjerds procent af de mandater der bliver givet fra europaudvalget men vi siger også nej til fem og tyve procent af dem det gør jo vi ud fra de vurderinger som ligger i samlenotater blandt andet også fra jurister i forhold til hvad der gælder og hvad der ikke gælder

mandatafgivningen i europaudvalget fremover når man nu ikke kan være sikker på

ærgre os over at der blev givet en forkert vurdering for tyve år siden men det er jo ikke fordi jeg tror at juristerne dengang sad og sjuskede

undtog alle former for traditionelle tobaksvarer fra forbuddet

er virkeligheden er at den præambelbetragtning alene henviser til de undtagelser som nævnes eksplicit i definitionen i artikel to nummer fjerde og det betyder altså at det udelukkende er traditionelle tobaksvarer i form af røgtobak

længere end at når juristerne nu kigger på det igen

kan de godt se at det var en forkert

forstået den præambel forkert og derfor er dansk lovgivning i dag i strid med eu

følger de ting vil bliver enige om

udelukkende har foretaget en juridisk vurdering

hvornår ministeren agter at indtage en såkaldt politisk vurdering af hvad hendes opfattelse er af et forbud

mod salg af løs snus i danmark

jeg så vil spørge ministeren om for nu ikke at gentage alle spørgsmålene fra samrådet

hvordan ministeren vurderer at danmark står stærkest i forhandlingerne om det nye direktiv

at sælge løs snus i danmark står man så stærkest i forhandlingerne

som har affødt at vi står her i dag og så er der diskussionen om det nye reviderede tobaksvaredirektiv hvor regeringen kommer i folketingets eu udvalg og får mandat som den skal og hvor alle procedurer vil blive fulgt

at de lande som implementerer eu lovgivningen korrekt uden at skulle slæbes til eu domstolen for at gøre det typisk også

i eu systemet er gode samarbejdslande

vores medlande at de også lever op til reglerne og

irriteret hvis der er nogen der ikke gør det så helt grundlæggende er det da en god idé og det tror jeg også venstres ordfører er enig med mig i at overholde sine eu retlige forpligtelser hvis man vil tages seriøst som forhandlingspart i eu men helt konkret

er der jo altså tale om to forskellige ting en traktatkrænkelsessag

som ministeren lægger op til skulle vi jo

åbningsskrivelse lægge os fladt ned og sige nu retter vi ind

så lige man skal det ene og hvornår er det man skal det andet

jeg kan høre at ministeren simpelt

indtage en såkaldt apolitisk holdning

synes det er beklageligt at man ikke kan få en fornuftig diskussion fordi konsekvensen

et forbud hvis det her lovforslag skulle blive vedtaget

og af juridiske vurderinger i juridiske

embedsmænd jurister har kigget nærmere på det her har kigget på de argumenter der kommer fra kommissionen

jeg faktisk ærlig talt noget bekymret og jeg vælger at tro

at kigge på tingene igen jeg har i et samråd i dag og også kort her fra talerstolen redegjort

mener at det har været en forkert fortolkning vi er blevet klogere og det sker jo

heldigvis også indimellem det er beklageligt at det sker i

at det er en god idé at indføre forbud

spørgsmål der rejses i den her sammenhæng altså håndhævelse

af vores love er jo noget vi forventer at de myndigheder der har ansvaret for det tager hånd om i den her sammenhæng politiet og sundhedsstyrelsen så hvad det har

med en traktatkrænkelsessag og en ændring af dansk lovgivning at gøre

det må man ikke så går jeg ud fra at det skal håndhæves

sælger løs snus politiet skal tage ud og undersøge det og så

man vil håndhæve det og at ministeren derfor mener at det vil være en fornuftig brug af politiets ressourcer at gå ud og undersøge om der bliver solgt løs snus og retsforfølge

for folk overholder den ikke altså lov er lov og

her land skal overholde lovgivningen det gælder på dette område

olsen vil have mere detaljeret indgående viden om politiets eventuelle vurdering af denne håndhævelse i forlængelse af hvad de ellers har af håndhævelsesopgaver og

den samme analyse som den radikale ordfører fremførte her fra talerstolen nemlig at det formentlig ikke

nogen voldsomt forøget byrde for politiet

er jo at regeringen ikke

at sende lovforslaget her videre til anden og tredje behandling og dermed også sende det til afstemning med en må man sige overhængende sandsynlighed for at man bliver bragt i mindretal ved en tredje behandling idet et flertal af folketingets partier har tilkendegivet

ansvar for at danmark opfylder sine eu retlige forpligtelser

og set hvordan der er et ønske om at blande de forskellige diskussioner om snus sammen men det var min ærlige forhåbning at det

der ville vise sig i dag var at der var et flertal et ansvarligt flertal der ville være med til at sikre at danmark efterlever de forpligtelser vi har påtaget os i eu

jo så tage til efterretning og så må jeg for mit vedkommende

til stede i folketinget i dag der kunne bakke op om regeringens lovforslag på nuværende tidspunkt stadig væk ikke har afgjort om det her lovforslag nu skal fortsætte til udvalgsbehandling eller om

kommer til tredje behandling i folketingssalen

regeringen i mindretal og dermed taber man en afstemning har regeringen ikke på forhånd gjort op med sig selv

håndtere den situation hvor man ikke har

er det med baggrund i et lønligt håb og håbet er jo lysegrønt men desværre ikke i dag om at vi ville se de eu venlige partier være med til at tage ansvar for at vi lever op til vores eu retlige forpligtelser det har vist sig og tyder på at det ikke er tilfældet og det er jo så en

er jo hele processen omkring åbningsskrivelsen begrundede udtalelse

jo løbende fået tilsendt korrespondancen med kommissionen og vil også fremadrettet

tidligere i dag i øvrigt et godt og oplysende samråd

selve lovgivningsprocessen er jo i regi af sundhedsministeriets ressort og derfor står vi her

på de skriftlige orienteringer man jo skal give ifølge proceduren vi lever selvfølgelig op til den procedure folketingets europaudvalg har vedtaget

derudover møder vi gerne op og vi sender også

også at udvalget beder os om at møde op på den måde er vi ikke tankelæsere men det jeg gerne sige til spørgeren

være ekstra opmærksomme på at det her er en sag hvor folketingets

at vi ud over at leve op til de procedurer man har vedtaget i udvalget måske skal tilbyde at yderligere

fru fatma øktem som venstres

derfor var det også en følelse af skuffelse jeg sad tilbage med

læst redegørelsen igennem en redegørelse der er en meget tynd kop

i redegørelsen apps pjecer undersøgelser oplysningskampagner og konferencer det er svært at have noget imod eller være uenig i den slags tiltag

af rettighedskampagnen der fremmer viden om ligestilling blandt etniske minoriteter er vi blandt andet rigtig glade for det kommer nok ikke som nogen overraskelse da det jo i sin tid var venstre selv

for etniske minoritetskvinder i mit tidligere virke når det er sagt

velkendte uenigheder i redegørelsen her tænker jeg for eksempel

et tiltag som vi i venstre anser for et indgreb i familiens privatliv og planlægning og som vi derfor er imod

vi er ligeledes imod barselsfonden til selvstændige en sådan fond vil pålægge de selvstændige flere økonomisk administrative byrder end de allerede har og det synes vi ikke er den rigtige vej ud af krisen et emne som kun overfladisk nævnes i dette års redegørelse er kvoter for flere kvinder i bestyrelser jeg går ud fra at regeringen mener at

de med den danske model har sat et stort flueben ved den problematik men emnet er jo fortsat aktuelt

jeg lige benytte lejligheden til igen at slå fast

det gælder uanset om vi bliver præsenteret for et columbusæg af regeringen eller

at ministeren ikke er mere klar i mælet men derimod efter flere års debat herhjemme

hvad definitionen af ordet kvote er

det kommer dog ikke som en overraskelse at redegørelsen byder på tiltag

øremærket barsel og lignende i venstre ved vi godt at det er regeringens politik

det drejer sig om at det mest fundamentale fundamentale og reelle ligestillingsproblem i dagens danmark næsten ikke behandles i redegørelsen

nogle af disse problemer bliver

ikke engang nævnt det ene af disse fundamentale ligestillingsproblemer er mangelen på ligestilling blandt etniske minoriteter

i danmark findes der en gruppe indvandrerkvinder

som ikke selv bestemmer hvad deres penge skal bruges til de er underlagt daglig social kontrol de lever et liv uden frihed

frataget retten til selv at bestemme over eget liv og egen krop disse kvinder er ikke utydelige skræmmebilleder eller en fjern problematik overhovedet de findes i danmark jeg har mødt disse kvinder jeg har talt med dem og jeg ved at de findes skræmmende tal underbygger endda problemet hver fjerde modtager af langvarig kontanthjælp er indvandrerkvinde samtidig er mere end hver tredje unge pige med anden etnisk baggrund end dansk udsat for social kontrol fra familiens side

der ikke må behandles udelukkende som et integrationsproblem det er og bliver et ligestillingsproblem

tale om et ligestillingsproblem håbede jeg sådan

indvandrerkvinderne i sin redegørelse jeg håbede sådan at ministeren ville være lige så optaget af problemet nu som han var dengang han var i opposition og allermest håbede jeg sådan at redegørelsen ville være spækket med konkrete initiativer initiativer der kunne bidrage til

de eneste nye tiltag på bordet men det er ikke nok det er simpelt hen ikke nok til at befri kvinderne fra den sociale kontrol og få dem ud på arbejdsmarkedet forstå mig ret

ganske udmærket med en app det kan jo ikke skade og som jeg sagde indledningsvis kan

uenig i apps undersøgelser og kampagner i venstre mener vi bare ikke at det slår til især ikke når vi skal løse nogle af danmarks største ligestillingsudfordringer

en anden årsag til min skuffelse er den totale mangel på initiativer der skal forbedre ligestillingen for homoseksuelle i de etniske minoritetsmiljøer forleden var ministeren ude at kritisere den nye pave for hans og vatikanets syn på homoseksuelle

hvorfor angriber ministeren vatikanet i stedet for bare at koncentrere sig om at problemet i høj grad også eksisterer herhjemme blandt radikale imamer hvorfor kæmper ministeren for at ligestille kristne homoseksuelle men ikke for at ligestille

diskriminationen af homoseksuelle der tilhører en etnisk minoritet vi ved jo at det er en udsat gruppe hver fjerde adspurgte muslim i danmark mener at det burde forbydes ved lov at være homoseksuel derfor må jeg indrømme at vi i venstre synes det er besynderligt og beklageligt at ministeren er så optaget

men derimod ikke er særlig optaget af at vi faktisk har de samme udfordringer herhjemme med al respekt for ministerens blik for uden for danmark efterlyser vi i venstre at han kigger lidt indad og tager fat i de udfordringer

homoseksuelle så altså vi kan støtte regeringens tiltag med kampagner apps og vejledning men er det virkelig det der skal til for at skabe vigtige resultater jeg har nævnt et par store ligestillingsrelaterede udfordringer i danmark men de nævnes

jeg håber derfor at ministeren vil hæve ambitionsniveauet lidt derved kan vi lægge låg på skuffelsen og sørge for at danmark ikke svigter indvandrerkvinderne og de homoseksuelle i de etniske minoritetsmiljøer afslutningsvis vil jeg bare nævne at jeg har bemærket at ministeren mener at regeringen har vundet værdidebatten

at at påstå ligestilling i min optik er en stor del af netop værdidebatten og i forhold til regeringens ligestillingspolitik hæfter jeg mig særlig ved at regeringspartierne inden valget var ivrige

at indføre øremærket barsel kvindekvoter og forbud mod købesex

opfyldt nul ud af tre ønsker det er åbenbart nok til at ministeren vil betegne det som

sige meget klart at jeg indtil videre absolut ikke mener at regeringen har vundet ligestillingsdebatten snarere tværtimod og det rykker perspektiv og handlingsplan to tusind og tretten desværre heller ikke ved tak

dårlig en idé med øremærket barsel

i to tusind og to og den

blev vedtaget

hvorfor indførte venstre det så selv for det

med ordentlige barselsvilkår for mænd og så i dag har skiftet holdning eller også er

meget fornuftigt at man har to uger når man lige bliver forældre

at vi går ind og tager tre måneder fra den

familien kan være sammen når de lige har fået

jeg sagtens se værdien af men jeg synes bestemt ikke det kan sammenlignes med at

kæmper for det men der er jo ikke nogen garanti for at det

tager de tre måneder fra den samlede pulje og faktisk forringer en meget fleksibel

giver jeg mig fuldstændig på det som venstre gjorde i to tusind og to

fire ugers øremærket orlov til fædre det havde fædre

og skar det ned til to uger er det sådan

anden dag langt langt ude i fremtiden skulle komme til magten igen og lave

to uger mere fra mændene

jo ikke selv vant til men der er

ganske udmærket med og synes der er en værdi ved at i de to

samlet det kan vi godt se en værdi ved

og skal bestemt ikke have matematikpengene tilbage

der er meget stor forskel på to uger og tolv uger

hvor vi skal diskutere de initiativer

skal tegne regeringens ligestillingsarbejde fremover der er nemlig ingen tvivl

det samtidig også er nødvendigt at gå den ekstra mil hvis vi skal sikre alle lige muligheder uanset køn alder og baggrund vi er nået langt men vi er ikke helt i mål endnu

fortsat arbejder på at løse ting som vold i partnerforhold menneskehandel til prostitution et kønsopdelt arbejdsmarked og den skæve fordeling

det er nogle af de områder som jeg selv er meget optaget af og som jeg gerne vil lægge vægt på i dag

et billede fra bilkas legetøjsafdeling

i bestemte kategorier ikke sådan kategoriseret efter tema eller legetøjstype men efter farverne lyserød og blå

var så til drengelegetøj og den lyserøde til pigelegetøj så langt så godt drengene kunne så vælge mellem racerbiler og computere mens pigerne kunne forsyne sig med legetøjsstøvsugere til den ene hånd og et rivejern

bestemme hvordan og hvad de vil sælge af legetøj og så videre jeg synes bare det var et lidt

som jeg synes er med til at vise at vi stadig tumler med nogle traditionelle kønsroller som jeg mener hører en anden tid til i mine øjne skal det være evner og interesser som man vælger ud fra

andre valg i livet socialdemokratiet

at begge køn har lige gode muligheder og vi har altså stadig væk nogle udfordringer når vi kan se at kvinder halter gevaldigt bagefter når det kommer

vi se at der er et løngab mellem mænd og kvinder på atten procent vi har også nogle udfordringer når det offentlige per automatik giver forældreinformation til moren frem for at give det til begge forældre eller lade forældre selv bestemme hvem der skal have informationen

at der stadig er ofre for menneskehandel

prostitution og vi kan se at det foregår lige for næsen af os alle sammen vi har nogle udfordringer når vi kan se at tusindvis stadig væk udsættes for partnervold og jeg mener også

fædrene ender med at få så lille en andel af den samlede forældreorlov

her er der blandt andet følgende initiativer der er en udbygning af den kønsopdelte lønstatistik der er en styrket indsats mod købesex og menneskehandel til prostitution

kampagne som skal hjælpe med at bekæmpe vold mod kvinder og der er en barselsordning for selvstændige som vi

skal førstebehandle her i salen senere i dag

er det den her screening og forbedring af det offentliges kommunikation

at forbedre mænds muligheder for at tage aktiv del i forældrerollen det er noget jeg selv har beskæftiget mig en del med

som jeg synes er grelle og som jeg vil vil dele med jer her i dag

faktisk ser vi en række tilfælde

henter moren ind som den primære forælder blandt andet når der skal sendes brev ud til et nybagt forældrepar om barselsrettigheder så sendes brevet til moren

på at hvis faren skal have noget

aktivt henvende sig til kommunen

og en måde som som jeg ikke tror der er nogen onde bagtanker

er der slet ikke det er bare ud fra en praktisk foranstaltning og noget som som kommer fra

familie det kunne jo være det var faren der købte bleer og babymos

folketinget har besluttet at det skal være på morens nemkonto der kan være alle mulige fornuftige forklaringer

det at det er det nemmeste og billigste og så videre men det ændrer jo ikke på at det er en smule oldnordisk at gøre det på den her måde vi ser også rundtomkring i landet at

en sundhedsvejledning som anbefaler at vi laver mødregrupper og fædregrupper og fælles forældregrupper rundtomkring

hjælpe hinanden og i det hele taget møde andre småbørnsforældre

et fantastisk tiltag og det fungerer rigtig godt rundtomkring i landet for mødrene det er de færreste kommuner hvor der egentlig er et reelt tilbud til fædrene og det synes jeg da er

sundhedsvejledning som vi har og som faktisk gør opmærksom på at det kunne være gavnligt for begge køn

et halvt års tid siden at jeg lige tilfældigt fik fat i en ganske udmærket pjece fra studenterrådgivningen der

hvilke regler der gør sig gældende når man får børn og man er studerende det der bare lige var problemet med pjecen var at fædre slet ikke var

at der slet ikke var gjort opmærksom på de i mine øjne fremragende regler som gælder for studerende som får børn

værre var det jo heller ikke end at man lige kunne rette det til

er er snublet over det seneste

og det skal vi altså have ryddet lidt op i det viser altså også at vi har en kultur også i det offentlige som tænker i a og b forældre altså en

mor som som den primære forælder og så faren som sådan en sekundær forælder som måske også godt kan hjælpe lidt til og det gør det altså svært for kvinder og mænd at deles om forældrerollen

og gå forrest med det gode eksempel som tænker i ligestilling som tænker i moderne kønsrollemønstre og som i højere grad lader forældrene selv finde ud af hvordan

tingene et andet område som jeg er særlig optaget

halter vi gevaldig langt bag efter vores skandinaviske naboer når det handler om fordeling af barselsperioden for danske mænd holder stadig en meget lille del af forældreorloven på trods af at vi ved at der er rigtig mange derude som som hvis de fik muligheden for det og hvis de troede at det ikke

konsekvenser for deres karriere rent faktisk godt kunne tænke sig at få noget mere tid med deres

arbejder på at finde den helt rigtige model

sikre en mere ligelig fordeling af forældreorloven herunder at få en øremærket forældreorlov

kun de to uger som som venstre vil have men forhåbentlig

alt det her skal vi jo selvfølgelig finde ud af sammen med arbejdsmarkedets parter

har det længe været et ønske at finde en løsning som sikrer både far og mor

kvinder skal ikke automatisk vælges fra på arbejdsmarkedet

at det alligevel er mor der tager hele barslen og

vores børn får mere tid med deres fædre

ligestillingen i danmark på arbejdsmarkedet

de her kategoriske forventninger der farver verden enten lyseblå eller lyserød rigtige mænd

kører ikke kun i racerbil til og fra arbejde de svinger også støvsugeren derhjemme

at regeringen i den nye perspektiv og handlingsplan sætter kursen for et mere ligestillet danmark og

hvor vi alle sammen skal være ens det ville jo være frygtelig kedeligt men hvor vi alle sammen har lige muligheder og det er for mig socialdemokratisk

i forhold til det her med at have lige muligheder jeg kunne godt tænke mig at spørge den socialdemokratiske ordfører hvor det er i danmark man ikke

der nogle konkrete eksempler for jeg har meget meget svært ved at

vil spørge ordføreren om er om

af spørgsmålet om

gode muligheder for at folk selv kan kan finde ud af

er rigtig glad for at ordføreren for dansk folkeparti

jo vende tilbage til nogle af de eksempler jeg nævnte i min ordførertale nemlig alle de steder blandt andet i det offentlige hvor vi per automatik går ud fra at det er moren der er den primære forælder der er

er andre steder hvor det bare er vanetænkning og så er der helt andre steder hvor

automatik henvender sig til moren fordi man betragter moren som den primære forælder det mener jeg ikke

giver muligheder til til den ene forælder så der mener jeg vi har nogle

lige indtil man står i den situation

man er i slutningen af tyverne og skal til jobsamtale og

i

på mænd og kvinder i ansættelsessamtaler

at en arbejdsgiver forventer at der måske er et par børn på vej

være en forventning om når man når man ansætter en en mand på et værksted

halv års barsel eller eller hvad han nu kunne få af fikse ideer fordi det plejer man

det faktisk ikke er i orden så der er masser af eksempler på

spørge ordføreren om

mulighed for at holde den barsel de gerne vil ordføreren

med at tale om at give mulighed til fædrene er det umuligt sådan som lovgivningen er i dag hvis en far gerne vil holde tre måneders orlov med sit barn er det så

lyder det som om ordføreren vil give mændene en rettighed

for at tage meget mere end de gør i dag

der gør at det måske ikke er så nemt som det ser ud

danske mænd er vattede eller at arbejdsgiverne er onde eller alle mulige andre søforklaringer

det handler om at mænd ikke gider eller ikke får lov til det derhjemme af

mændene ikke tager frygtelig meget

der er en arbejdspladskultur der er selvfølgelig meget meget stor forskel på hvilke hvilke områder på arbejdsmarkedet

fra arbejdspladsen i tre måneder eller seks måneder eller eller hvad man nu i virkeligheden på papiret har ret til

refererer til hørte vi jo også forskere sige at

der gør at flere mænd tager mere barsel er hvis de kan se at en kollega tager barsel og slipper af sted med

det uden at få et rap over nallerne af chefen eller andre kollegaer eller hvis en bror eller en kollega eller en ven eller en anden

slipper levende fra det

rettighed i højere grad end det er i dag og ikke bare en mulighed

fundament for at mænd kan få noget mere tid sammen med

dem der har benyttet sig af den er yderst

den er så fleksibel som den er er der rigtig lang vej og det bliver vi nok ikke enige om

lidt usynlige

hvad med dem der skriger på opmærksomhed

for fokus og for at problemerne bliver adresseret

tale desværre det kunne ellers være være fint for os der står på talerstolen jeg mener som ordføreren for venstre siger at der er nogle barrierer som er synlige

ligestilling i danmark ordføreren og

andre gode kræfter som som vil hjælpe med

knap så synlige gjort mere synlige og få noget

har noget vi kan få ligestillingsvurderet

eksempler som barselsbrev og den kommunikation der er til mænd og til kvinder som som er med til at forstærke det her meget

over præcis hvad socialdemokraternes holdning er til købesex jeg ved

mod købesex så kom valget og

til en undersøgelse af det hvorefter

socialdemokrat er ude at sige at man er imod et forbud mod købesex men i går

op med her med det samme ja lad os snakke mere ligestilling jeg er med på den vi kommer

at skulle diskutere et beslutningsforslag om om købesex

om en fjorten dages tid og det er også noget som sådan med jævne mellemrum blusser op i den offentlige debat så det skal vi nok få lejlighed

holdning i forhold til købesex

at vi betragter prostitution som et socialt problem og at vi skal gøre alt hvad der står i vores magt

at hjælpe kvinder ud af prostitution det er det der også er regeringens politik så

som der bliver refereret til

har været en diskussion om redskaberne hvor

forbud og det ene og det andet og det står sådan set ved magt der er ikke noget ændret i forhold til hvad der er

men regeringen har truffet en beslutning

der kommer til at hjælpe

det lyder jo lettere forvirrende altså vil

i højere grad kan bekæmpe de bagmænd som sidder og tjener pengene på prostitution

accepterer og anerkender

politik i dag også i går da ordføreren læste

også for en halv år siden og også for fire år siden

godt redskab men men det kan ikke stå alene og det er jo ikke det eneste element i den her diskussion der er jo meget få af de her elementer der kan stå alene

og supplerer så med at sige at det jo selvfølgelig er bilkas egen beslutning så

have en eller anden lystfølelse og derved også ønske sig det legetøj de godt

mener jeg er relevant så det må ligesom være

anden supermarkedskædes

fuldstændig op eller noget som jeg har meget skarpe holdninger til men men jeg

fordomsfrit og jeg tror at liberal alliance og andre skal passe på med ikke at være for hurtigt fremme med de her automatreaktioner og med

sige forarget retorik hvis hvis nogen af de eksempler bliver nævnt

diskutere det hele

at diskutere hvordan det offentlige kommunikerer med med os borgere og vi skal også kunne diskutere hvordan vi opdrager vores børn og hvilke signaler vi sender

jeg ved at

en afskaffelse af kønsopdelt prissætning

det jeg synes er det store spørgsmål og det vigtigste at diskutere er hvordan vi får

med det kønsopdelte arbejdsmarked vi har

og det er det jeg synes er det vigtigste at diskutere i ligestillingsspørgsmål

jeg er klar på at diskutere det hele jeg lytter også gerne

nogle er bekymrede over det ene eller andet

at mænd får bedre mulighed for at knytte bånd til deres børn og kvinder får bedre mulighed for at få en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet det er

og har en kritik på et eller

man skal være åben over for at lytte til det og ikke gøre sig til dommer over hvad vi må diskutere og hvad vi ikke må diskutere men selvfølgelig skal man som politiker

i dansk folkeparti i hvert fald finder positive vi kan jo starte positivt så håber jeg også at

det som jeg ikke er helt så tilfreds med

uddannelsessystemet og på alle de drenge

ikke de vises sten det tror jeg ikke nogen har men det er vigtigt at vi får fokuseret på problemet

set på hvordan vi kan hjælpe alle de drenge der ryger ud af uddannelsessystemet og som ligesom går i stå som bliver skoletrætte og så videre

også er lidt en tilkendegivelse over for herre rasmus horn

positivt at vi får set på det at vi får set på at det ikke kun er kvinden der får børnepengene

og alle de her brochurer og så videre

noget for både en mand og en kvinde det synes jeg er positivt

synes det er positivt at man ser på mænds sundhed vi ved

vi ved at der skal gøres noget vi ved at det er mændene der dør tidligere end os kvinder af uransagelige årsager

bør gøre noget

også godt sige at da jeg sad og læste det her med at mænd

problemer i familien har sværere

også tog mandekrisecentre op

de er heller ikke på finansloven vi har en servicelov som jo egentlig ikke

at komme på krisecenter der står intet om mænd egentlig burde vi også have et opgør her

hvorfor skal mænd ikke ret til at kunne komme på et krisecenter

er positive

det kønsopdelte arbejdsmarked

tidligere fra den her talerstol nævnt at da jeg gik i skole

unge piger blev håndværkere

jeg ville være murer for jeg var helt sikker på at når jeg rendte ude i regnvejr ødelagde det mit hår

er vi kvinder der er nogle ting vi går op i og så er

blev nævnt flere mandlige pædagoger i daginstitutionerne

at vi altid diskuterer kvinder

er ment så sort hvidt men nu skærer jeg det sådan lidt

er lidt sjovt at det er kvinder i toppen og så mændene

hele tiden hørt at ligestillingsministeren siger vi går ikke ind for kvoter og man mener sådan set heller ikke at forslaget fra eu er et kvoteforslag fordi det

sanktioner så kvoter er åbenbart

defineret ved at der skal være sanktioner det er ikke sådan vi i dansk folkeparti definerer kvoter men

ministeren kalder det noget andet men jeg har

med kvoteforslaget eller flere kvinder i ledelse forslaget fra eu som jo

igen spørge ministeren om synes man det er godt synes man det er skidt jeg kan forstå at man vil have en undtagelse så er

men samtidig bekymrede det mig lidt jeg læste redegørelsen at sidste år kan jeg huske

var det omkring otteogtyvetusind kvinder

tyder det altså på at det vi har gjort ikke virker godt nok vi skulle jo meget gerne have knækket den kurve

for ikke så lang tid siden i ligestillingsudvalget haft en høring

og det er vigtigt at vi gør det på tværs af alle partier ser på

godt nok er der noget vi

gøre bedre for de samme penge vi ved jo godt at pengene ikke hænger på træerne men vi skal måske gøre nogle ting anderledes for at få knækket den voldskurve der er

at se evalueringen og se på hvad vi så kan komme op med

var

at der skal laves en kampagne der skal begrænse efterspørgslen

jo prostituerede i danmark vi har også nogle der er handlet til prostitution og i min optik

forstået på den måde at vi selvfølgelig skal gøre alt for at bekæmpe menneskehandel uanset

har valgt det frivilligt og som ikke mener de tager skade af det altså som kalder sig selv sexarbejdere og så videre jeg ønsker ikke en stor diskussion om

købesex

der er også nogle der sælger det helt frivilligt og uden at være handlet og så videre

så er

prostitution vi har i ligestillingsudvalget for

ikke så forfærdelig lang tid siden været en tur i rumænien og i italien hvor vi fik at vide at vi skulle prøve

at fjerne efterspørgslen og så tænker jeg

der er rigtig mange østeuropæiske børn og handicappede

til tiggeri jeg kender ikke nogen der efterspørger tiggeri

jeg har bare meget svært ved at se hvad det helt præcis er man vil gøre i forhold til at fjerne efterspørgslen på købesex men jeg håber at ministeren kan

minoritetskvinder var jeg ved at sige

øktem fra venstre kom rigtig godt ind på det der altså et problem i forhold til social kontrol og jeg synes måske at emnet

at man vil lave lidt tiltag jeg synes faktisk at det er et rigtig vigtigt emne

bliver udsat for en kontrol som i danskeres øjne nok er meget

og jeg synes ærlig talt heller ikke at andre skal

ikke når de bor i danmark i hvert fald for vi har en anden måde at gøre tingene på her

udbygning af den kønsopdelte lønstatistik vil

det er jeg stik imod jeg ved simpelt hen ikke hvad man skal bruge det til eller hvorfor vi har en lov der siger

altid være nogle nuanceforskelle der vil også altid være noget med at nogle laver mere end andre og så videre og så videre jeg har svært ved at se hvorfor vi skal udbygge lønstatistikken og jeg har svært ved at se hvad det skal bruges til

så til den sidste ting jeg vil nævne det er øremærket barsel

bedste beslutningsgrundlag sådan tror jeg det er formuleret

vi synes faktisk at den ordning vi har i dag

i venstres politik på det område

uenig i venstres politik på det område vi kunne jo høre på

har noget imod øremærket barsel men

er en diskussion om hvor mange uger

den opfattelse eller mener dansk folkeparti at øremærket barsel til mænd skal fjernes

hele familien samlet derhjemme med den nyfødte

op til familien selv at vurdere hvordan

skal tages umiddelbart efter fødslen og det er på det tidspunkt kvinden har størst brug for hjælp i hjemmet det er der den største helingsproces efter en fødsel foregår

prøve at spørge ordføreren

der indførte kønsopdelte lønstatistikker

i virkeligheden mindre end tyve procent af

det danske arbejdsmarked men han indførte det jo hvorfor gjorde han det

virksomheder med over et vist antal ansatte jeg kan ikke huske antallet fem og tredive ansatte det er fint at man kan få

lang tid at sidde og lave de lønstatistikker det er små virksomheder med under fem og tredive ansatte det er derfor jeg siger

den kønsopdelte lønstatistik

giver det bare en masse administrativt bøvl som reelt ikke flytter noget vi har en ligelønslov

ud over at det var lidt forvirrende og tog lidt tid inden man helt fandt sin rolle som parlamentariker var det en rigtig god tur og en tur som har givet mig stof til eftertanke for der er ikke nogen tvivl om at når man som danmark

som skandinavisk land er til stede på

nogle konferencer

til at blive inspireret til nye ligestillingsinitiativer

jeg efterfølgende har tænkt over er hvordan vi på tværs af partiskel på tværs af de ligestillingspolitiske diskussioner som vi kan have herhjemme i det store udland

samlet og med fælles fælles dansk stemme kan fremstille det ligestillingsdanmark som vi alle sammen er stolte af og som vi alle sammen tager for givet men det danmark og den ligestilling vi med stolthed fortæller andre om er ikke kommet af sig selv det danmark og den ligestilling vi oplever i dag er der nogle der har kæmpet for

sidste år kunne gå hjem og tage mig af min nyfødte søn og her for et par måneder siden kunne aflevere ham

en vuggestue som ikke bare passer ham men som oven i købet giver ham tryghed omsorg og pædagogiske udfordringer mens jeg står her og taler

ikke noget der er kommet af sig selv det er noget der har været ført politiske kampe for

os tilbage og tro at ligestilling er noget der ligger i vores dna og så behøver vi ikke at gøre mere der er masser at kæmpe for endnu for eksempel

så glad for at regeringen i den her perspektiv og handlingsplan har et øget fokus på mænds rettigheder mænd lever i kortere tid mænd bliver mere syge mænd udgør størstedelen af stof og alkoholmisbrugere og drenge udgør en og halvfjerds procent af eleverne i specialklasser

alt sammen problemstillinger som der arbejdes med i de respektive ressortministerier men som også ligestillingsministeriet har fokus på og som der tages en masse initiativer

fokus på en anden rettighed som vi i radikale venstre er meget optaget af at farens ret til at holde barsel eller forældreorlov med sit barn i dag er det sådan og det har vi efterhånden hørt mange gange at der er

ugers rettighedsbestemt barsel til mor og far har to uger det vil vi gerne lave om på derfor er man i fuld gang med at afdække og analysere relevante problemstillinger med henblik på at sikre det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for en ny barselsordning udvalgets arbejde forventes færdigt til august og jeg glæder mig rigtig meget til at et konkret lovforslag kommer på næste års lovprogram for fædrenes for børnenes for familiernes for samfundets og for ligestillingens skyld et andet område som der også sættes fokus på er ligestillingsvurderinger af kerneydelser i det offentlige det

men som et middel til at gøre den offentlige service langt bedre og langt mere målrettet det er nemlig ikke altid at det giver mening at ligestillingsvurdere men der er mange områder og mange tiltag

vil vi gerne have fokus på for eksempel er der på hjemmesiden

masser af eksempler på steder hvor det har givet god mening at lave en ligestillingsvurdering inden man gik i gang med et konkret projekt eller tiltag

alt lige fra planlægning af et nyt beboelsesområde en ny jernbanestrækning informationsmateriale for ungdomsskoler og en masse andre eksempler samtidig vil arbejdet med at ligestillingsvurdere lovforslag blive styrket og systematiseret ved at regeringen fremadrettet vil have ligestillingsvurdering af

konkrete lovforslag som et særskilt fokusområde i forbindelse med forberedelse og godkendelse af de årlige lovprogrammer

alle relevante lovforslag vil blive udtaget til konkret ligestillingsvurdering i de pågældende ministerier det sidste jeg i den her tale gerne vil fremhæve i regeringens fremlagte perspektiv og handlingsplan er det globale perspektiv

danmark og de øvrige nordiske lande har en særlig forpligtelse

hver dag kloden over sker der forfærdelige overgreb mod kvinder

udbygge ligestillingskampen internationalt vi må ikke lukke øjnene for at en del af krænkelserne foregår lige her lige midt i danmark mod mennesker absolut flest kvinder som har været udsat for menneskehandel og som nu lever i skjul under frygtelige vilkår menneskehandel er en skamplet på vores moderne demokrati og vi skal gøre hvad vi kan for at beskytte ofrene og minimere efterspørgslen derfor

indgik regeringen også i efteråret en aftale med enhedslisten som forbedrer indsatsen for ofre for menneskehandel og vi har fortsat fokus på kampen for at komme denne groft krænkende og grænseoverskridende form for kriminalitet til livs blandt andet ved at vi inden længe bliver klogere på prostitutionsefterspørgsel med særlig fokus på menneskehandel så vi kan igangsætte nogle mere målrettede initiativer for at begrænse efterspørgslen hos mænd som køber sex hos handlede kvinder perspektiv og handlingsplanen rummer mange flere opmærksomhedsområder og konkrete initiativer til at fortsætte den ligestillingspolitiske kamp for selv om danmark er et foregangsland på ligestillingsområdet

en forpligtelse til at fortsætte kampen til at vise os selv

uanset køn har lige rettigheder og lige ret til at ytre

er ordføreren så enig med

og her er et forbud et meget nyttigt redskab

kriminalisering af køb af sex

de prostituerede eller kunderne så i radikale venstre går vi ikke ind for at kriminalisere køb af sex derimod går vi stærkt og

ordføreren nævnte også noget om

under forfærdelige omstændigheder og

frihed og retten til at vælge og bestemme og så videre er det kun de handlede kvinder i danmark der lever under de vilkår jeg nævnte to områder som jeg synes er meget overset af både regeringen og

integrationsproblem at vi har en gruppe indvandrerkvinder

jeg i min ordførertale new york og kvindekommissionens

og lige præcis derovre holdt integrationsministeren jo et delmøde som netop handlede om den her sociale kontrol det er noget vi er meget optaget af

kvinder der er mennesker der ikke kommer ret meget uden for

lidt pludseligt fra en helt anden sammenhæng

tretten så var det med spænding at jeg begyndte læsningen

men min vurdering er at handlingsplanen er et rigtig godt afsæt til arbejdet med ligestilling i danmark det er ikke så dårligt endda ville vi sige hjemme i vestjylland når jeg læser handlingsplanen

er det rigtig dejligt at se at

er ligestillingsarbejdet ikke mere en kamp kvinder mod mænd det er en fælles indsats for at sikre at alle har lige muligheder og vilkår uanset køn mænd og kvinder er forskellige men vi skal have de samme muligheder men kvinder imellem er vi jo også forskellige ordføreren

dansk folkeparti fortalte før at

og det vil vi kvinder ikke have

så forskellige da jeg

gymnasiet valgte jeg at tage en landmandsuddannelse sammen med min studentereksamen

gerne have noget praktik og det gav altså vådt hår jeg synes at redegørelsen er både visionær og solidarisk og det synes jeg er et godt udgangspunkt for ligestillingsarbejdet det er afgørende at vi styrker indsatsen for ligestilling for drenge og mænd uden at vi taber fokus på kvinderne

vi skal holde et fokus på at alle skal have lige muligheder uanset køn

men vi skal gøre en ting godt nemlig styrke ligestillingen for kvinder og mænd for piger og drenge

i sammenhæng med de

samtidig med at vi arbejder på at løse de generelle samfundsudfordringer det er en rigtig god måde at drive politik på handlingsplanen indeholder fire indsatsområder og nogle helt konkrete initiativer det der bliver opgaven nu

er så at få det til at rykke som ministeren skriver i redegørelsen og sikre at

barrierer der forhindrer lige muligheder for mænd og kvinder

så man da ikke oplever det offentlige

opfattes som en basal ret og den ret skal sikres

også i et globalt perspektiv ligestillingspolitik handler for sf om at arbejde med lige muligheder for alle vi kan se at der er en række områder hvor mænd og drenge har særlige udfordringer en af de udfordringer er drenges frafald i uddannelsessystemet

vi skal sørge for at alle har lige muligheder og må også indrette uddannelsessystemet så det appellerer til alle det er ikke kun et ligestillingsproblem at drengene falder fra det er også et samfundsmæssigt problem når vi ønsker at nå målet om at fem og halvfems procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

mener vi derfor at vi skal sætte fokus på rekruttering og fastholdelse det kan for eksempel ske ved at udvikle nye undervisningstilbud og ved at se på om uddannelsesvejledningen kan blive bedre i det kommende år vil regeringen følge op på en række projekter under puljen til fremme af ligestilling som blev fordelt i to tusind og tolv under puljen gennemføres blandt andet projekter der skal skabe mere viden om frafaldstruede drenge i uddannelsessystemet og om uddannelsesvejledningen

vil indgå i de videre overvejelser om hvordan den fremtidige indsats skal styrkes

er også områder at gribe fat i når det gælder ligestilling for kvinder det hænger ikke sammen når vi ser på fordelingen af barslen

holder kvinderne i gennemsnit to hundrede og seks og halvfjerds dages barsel mens mændene mændene kun holder seks og tyve dage i gennemsnit det er et problem for

fordi det får konsekvenser for kvindernes karrieremuligheder i tyverne og trediverne hvor mange får børn i den periode bliver de kort og godt anset for mere ustabil arbejdskraft på den måde får mænds manglende barsel den uheldige konsekvens at kvinderne klarer sig dårligere ved lønforhandlinger og sparer mindre op til pension men det handler også om mænds ret til barsel der er desværre stadig masser af arbejdspladser hvor der ses skævt til en mand som vil tage en længere barsel det kan være ingeniørvirksomheden hvor man risikerer at blive grinet ud af storkontoret eller den lille it virksomhed hvor chefen gør det helt klart at man ikke kan undværes selv om det måske egentlig mest handler om at det er bøvlet og koster penge

mens kvinderne får bevilget orloven mere eller mindre automatisk skal mænd aftale orlov med arbejdsgiveren og forventningen er tit at det skal passe ind

barselsorlov fordelt med tre måneder til mor tre måneder til far og tre

i gennemsnit tager de islandske mænd tredive procent af orloven lovgivningen har altså givet mændene en mulighed som de gladeligt benytter sig af den øremærkede barsel giver en mulighed for de mænd som måske nok har en rettighed men ikke en reel mulighed for at tage barselsorlov i en længere periode

regeringen har fået nedsat et bredt sammensat udvalg der skal give regeringen det bedst mulige grundlag for at finde en god model for hvordan fædre får

vi skal huske at

spørgsmålet om barsel jo ikke kun handler om mænd og kvinder

børnene børnene har godt af at være sammen med både deres mor og deres far det er med til at skabe tættere bånd mellem den enkelte forælder

en undersøgelse som djøf har lavet viser at mændene gerne vil tage mere barsel hvis det kan lade sig gøre økonomisk derfor mener vi i sf også at tiden er moden til at give mændene

den største gave en mand kan give sig selv og sit barn

er glade for er kommet på dagsordenen med handlingsplanen er vold mod mænd vold mod mænd er på mange måder tabubelagt og opfattes som mindre alvorligt

men faktum er at mange mænd går alene med problemerne det er det er i et ligestillingsperspektiv en udfordring vi har brug for en debat hvor vi anerkender at mænd også bliver udsat for vold fra deres partner eller kæreste og at mænd også har brug for hjælp

og vi skal selvfølgelig blive ved med at arbejde med det i sf glæder det os derfor også at den danske white ribbon kampagne

der skal bidrage til at få danskerne til at tage afstand fra vold i parforhold

vi har ved hjælp af ligestillingspolitikken gennem mange år sikret kvinder bedre muligheder og rettigheder om end vi ikke er i land endnu men vi skal huske på at ligestilling handler om muligheder og rettigheder for begge køn derfor er det vigtigt for sf at vi sikrer ligestilling for begge køn og følger op på de initiativer der bliver sat i gang og som er nævnt i handlingsplanen vi skal følge op på

den undersøgelse djøf havde lavet det mener jeg ordføreren sagde at mændene gerne ville have mere barsel hvis det kunne lade sig gøre

og jeg vil bare høre om ordføreren

det jo fordi vi ved at der er masser af mennesker som ikke har fuld løn under barsel

i dansk folkepartis øjne er vigtigt at det er familien der beslutter hvem der skal holde barslen

tjener mest eller hvem på fuld løn under

det er ikke alle der får fuld løn under barsel

socialistisk folkeparti vil håndtere det at man øremærker barsel til mænd men at ikke alle mænd nødvendigvis får fuld løn under barsel og at det derfor kan være en økonomisk katastrofe for familien

er at der er flere mænd der kommer på barsel og en del af vores løsning er at noget af barslen skal være

undersøgelse fra djøf siger så at fædrene sådan set godt

eller sparket eller muligheden eller hvad vi nu skal kalde det

den sammenhæng bliver det i undersøgelsen nævnt

hvis det er økonomisk muligt hvad der nærmere ligger bag

det netop kan være et problem det der bekymrer mig er at hvis man øremærker tre måneders barsel til mænd og ikke alle har fuld løn under barsel

ikke har så kan det være sådan at man simpelt hen fravælger barslen og så kan man ønske nok så meget at barnet skal være sammen med både far og mor men det kommer ikke til at ske barslen bliver bare

del af dem vil være at øremærke barslen

jo heldigvis nedsat et udvalg fra regeringens side som skal gå ind og

er for en model vi skal vælge for at få flest mulige fædre

afgørende tanker og ideer og forslag som vi var fælles om at kæmpe for

regeringen for i langt højere grad end den forrige at anerkende at der er ligestillingsproblemer i danmark

der er også en række konkrete initiativer jeg gerne vil rose for eksempel at der endelig

kommer fokus på at gøre en indsats for voldsramte udenlandske personer oftest

for handlede personer det er i den grad på tide for de voldsramte kvinder vil den lovændring der er under behandling nu betyde at det bliver lettere at opnå en opholdstilladelse her i landet også selv om man bliver skilt fra sin mand det er i den grad positivt fordi vi

jo desværre har set mange eksempler på voldsramte kvinder der er blevet hos deres voldelige ægtemænd fordi konsekvensen af

indlæg her på talerstolen at fortælle at den nuværende regering intet har gjort for kvinder med anden etnisk baggrund at det her område jo virkelig er et område hvor der er blevet råbt og skreget i de ti år hvor vko sad på magten men hvor man var så forhippet på at man ikke ville give nogen mennesker opholdstilladelse

med åbne øjne at kvinder blev i de her voldelige ægteskaber fordi de var så bange for

at miste deres opholdstilladelse det her er må man sige i den grad et skridt i den rigtige retning på

landets justitsminister af uransagelige årsager har fundet på at

skal stilles som krav til de her kvinder at de skal have udvist evne og vilje til integration det giver ufattelig

mening fordi en del af det at være voldsramt jo faktisk desværre

lever isoleret og derfor har meget ringe muligheder for at udvise evne og vilje til integration så man kan sige at

roser uden torne

et skridt i den rigtige retning

blive i det her spor der handler om

afskaffet starthjælpen og kontanthjælpsloftet som netop i meget høj grad ramte kvinder med anden etnisk baggrund og betød at de blev ethundrede procent økonomisk afhængige af

meget lidt med ligestilling at gøre

de handlede personer hvor der jo også som følge af den finanslovsaftale regeringen og enhedslisten har indgået sammen er en række forbedringer og igen i enhedslisten ville vi da ønske at man gik længere og fik en længere refleksionsperiode en længere udvidet refleksionsperiode og skabte bedre mulighed for at

handlede personer kan opnå opholdstilladelse i danmark også selv om de ikke vidner mod bagmanden

er der ikke nogen tvivl om et andet punkt i forhold til de handlede personer det er både kvinder og mænd er

rent faktisk oplever at de i dag sidder fængslet jeg synes det er en katastrofe at der sidder

der er et stykke vej igen men der er også taget nogle skridt i den rigtige retning et tredje punkt som jeg gerne vil

er det fokus på køn i uddannelsesvejledningen som jeg har kunnet læse mig frem til at regeringen ønsker at prioritere det er en enhedslistekæphest og det er vigtigt fordi

en skam hvis der findes uddannelsesvejledere som af vane ikke for at være onde men af vane tænker der kommer en ung pige ind på mit kontor skal du ikke være sygeplejerske og så glemmer

være andre muligheder det kunne jo være at hun havde lyst til at blive tømrer eller landmand så det synes jeg er positivt til gengæld

i den handlingsplan vi behandler i dag så der er en stribe spørgsmål på vej til ministeren som jeg glæder mig til at få svar

danmark igennem et kursus jeg glæder mig til at få svar på de spørgsmål det kan være at ministeren allerede i sin tale senere i dag

en pulje til projekter der har som fokus at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked igen er

projektet desværre ikke beskrevet særlig konkret der står for eksempel ikke hvor mange penge der skal afsættes til den

der skal søge den og det betyder jo lidt for sådan en puljes

hvor stor den er men det er da positivt at man afsætter midler til det netop fokus på det kønsopdelte arbejdsmarked er meget meget afgørende ikke mindst hvis man vil den desværre meget store lønforskel der er mellem mænd og kvinder i danmark

det meget meget berømte regeringsgrundlag skriver regeringen jo at

man vil øremærke op til tre måneder af barslen til faren eller medforælderen og af uransagelige årsager er det jo altså ikke sket endnu der er blevet nedsat en af de her og jeg kan vel godt sige utallige arbejdsgrupper som skal forholde sig til hvordan det her forslag skal blive til virkelighed og jeg må sige at jeg har forsøgt at bruge lidt tid på at forstå hvad

ingen slinger i valsen fra regeringspartiernes side

sikre den øremærkede barsel jeg ser naturligvis frem til at det kommer til at ske og det må vi jo gå ud fra at det gør altså at tre måneder bliver øremærket til

det står jo i regeringsgrundlaget

et område som der er meget fokus på

i ligestillingsredegørelsen er ligestillingsvurderinger

noget som som vi faktisk har brugt ret meget tid på

i enhedslisten igen må jeg dog sige

det er lidt uklart hvor meget der egentlig kommer til at ske

mig at spørge ministeren håber jeg kan få et mundtligt svar allerede i dag hvorfor er det at man ikke bare siger at der skal være

af alle lovforslag ligesom der er en vurdering af miljøkonsekvenserne

jeg håber meget

ministerkollegerne interesseret i de her ligestillingsvurderinger

overhovedet er og hvordan det redskab

benyttes regeringen lægger op til at ministerierne kan få konsulentbistand på det her område område og blive undervist i hvordan og hvorfor hvorfor

skal benyttes det er så godt nok kun hvis ministerierne er interesseret i det det gør jo initiativet lidt tandløst synes jeg

os andre mulighed for at holde øje med hvilke ministerier der interesserer sig for det her og så spørge dem som ikke interesserer sig for det

levetid der viser at man ikke rigtig har forstået

enhedslisten om hvorfor skattereformen ikke var blevet ligestillingsvurderet at det var fordi skattesystemet jo er kønsneutralt

det er ikke sådan at vi har en særlig skattelovgivning for mænd og så en anden skattelovgivning for kvinder

heller ikke ideen med ligestillingsvurderinger at de kun skal benyttes hvis der er noget lovgivning som kun gælder for kvinder eller kun gælder for mænd tanken er netop at vi skal have mulighed for at se om er nogle konsekvenser

når man for eksempel laver en skattereform der betyder at de mennesker der har mange

den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder stiger fordi mænd tjener flere penge end

relevant at få frem i en ligestillingsvurdering betyder det så at man ikke må stemme imod lovforslaget fordi det øger den økonomiske ulighed mellem mænd og kvinder nej det gør det

man må også godt stemme imod lovforslag som er dårlige for miljøet hvis man har lyst til det men det er da relevant at vide at de

som sagt hvorfor man ikke bare

den samme model for ligestilling som man har for miljøet vil jeg meget gerne have ministerens svar på

så bliver jeg også nødt til at nævne

et lovforslag om et frikommuneforsøg hvor man vil give kommunerne mulighed for at slippe for ligestillingsredegørelser det synes jeg jo stikker lidt i den modsatte retning af hvad der ellers står af mange gode ting i i forslaget her til sidst

jeg komme med en international og positiv kommentar nemlig at

udvidet fokus på ligestilling i globalt perspektiv til også at omhandle seksuel orientering og kønsidentitet

jeg sige at jeg synes der er gode ting men jeg synes også der er mange ting i den her redegørelse som er meget lidt beskrevet derfor kommer der altså også en række spørgsmål som jeg

prøvede at sætte fokus på i min tale netop de etniske minoritetskvinder og deres rettigheder og ordføreren sagde at at den tidligere regering ikke havde gjort noget på området man havde indført en to hundrede og fem og tyve timersregel må jeg ikke spørge

netop at være isoleret derhjemme to hundrede og fem og tyve timersreglen var et konkret redskab mange af de her isolerede

en lillebitte smule plads på arbejdsmarkedet og en arbejdsidentitet derigennem er ordføreren ikke

ramte kvinder med anden etnisk baggrund altså betød at de her kvinder mistede deres forsørgelse og derved blev de altså fuldstændig økonomisk afhængige af deres mænd

et meget dårligt udgangspunkt for ligestilling at man som kvinde er

hundrede procent økonomisk afhængig af sin mand så så

om venstres ordfører kunne svare på

nu at styrke de voldsramte

venstre har har lukket øjnene for i de ti år man har haft magten altså

regler for opholdstilladelse her i danmark der har været så stramme at kvindekrisecentrene igen og igen har advaret og sagt prøv nu at høre regering her er kvinder som bliver

deres voldelige ægtemænd fordi de er så bange for at ryge ud

venstre har accepteret det det synes jeg bestemt ikke er at have fokus på minoritetskvinders rettigheder

grund af ægteskab eller familiesammenføring

og det er grundlaget for at man er her

man har været udsat for vold så skal det udløse en

hjerteskærende at se at nogle af de kvinder

skal måske også rejse ud af landet det er det er selvfølgelig

hårdt at se på men

involveret i det her det vil sige at konsekvensen

også for det barn som så har en far i danmark og en mor et eller andet andet sted det synes jeg

for dem er det forbundet med meget meget stor skam at skulle vende tilbage til familien og sige jeg måtte blive skilt fra min mand og han slog mig

at man ikke tør forlade sin mand hvorimod muligheden for

i den grad styrker kvindernes

rose regeringen for på udlændingeområdet

man tager et skridt i den rigtige retning til gengæld er jeg meget meget bekymret for det som som

desværre har fundet på eller nogle i hans ministerium har fundet på nemlig at man skal udvise evne og vilje til integration jeg synes at det viser at man ikke ved særlig meget om hvad det vil sige at være voldsramt kvinde

at være voldsramt at man bliver isoleret og isolationen gør det altså svært at udvise evne og vilje til integration så det har vi tænkt os

skulder ved skulder med mange af de partier der nu sidder i regering og var enig med partierne

så skiftet holdning derfor overrasker den meget positive tone mig og det

anledning til at spørge om begrundelsen jeg kunne forestille mig at det enten kunne være at man godt kan se

ikke midt i ligestillingsdebatten

venstres ordfører ikke har hørt efter mens jeg talte

hvis venstres ordfører havde hørt efter mens jeg talte ville venstres ordfører have hørt at vi i enhedslisten

en række af de ting regeringen har undladt at gøre

gennemført den øremærkede barsel endnu

der ikke nogen tvivl om at det er et af de allermest centrale redskaber vi har hvis vi vil styrke ligestillingen i danmark både i forhold til ligeløn mellem mænd og kvinder i

til pensionsopsparing og i forhold til mænds

børnenes mulighed for at opleve både mor og far hvis de har begge

som sagt hvis ordføreren havde hørt efter ville ordføreren også vide at der er en lang række andre punkter hvor vi i den grad savner handling fra

er en noget anderledes stil end

følger lidt med på det her område ved at regeringen og enhedslisten

jeg tror såmænd nok at vi er nogenlunde

enige om at anerkende at problemerne eksisterer det er jo så et skridt i den rigtige retning kan man sige i forhold til den den tidligere regering men men der er ikke nogen tvivl om at der i den grad mangler handling og det tror jeg at at de fleste måske med undtagelse af venstres ordfører har opfattet

tale jeg har holdt ellers har venstres ordfører jo mulighed for at gå ind og læse den på internettet

altså hvorfor tror man det jeg stillede tilbage i to tusind og tolv et spørgsmål om

ligelønnen og deres øremærkede barsel som de jo har haft

en ret lang periode

løn fem og firs procent og det har været ganske stabilt i hele den periode hvor der har været øremærket barsel til mænd

i perioden nitten fem og halvfems til to tusind og to

to tusind og otte seksten procent så hvorfor tror ordføreren at det vil forbedre

dagbladet information på infomedia og

forventet da jeg stillede spørgsmålet til beskæftigelsesministeren at netop fordi de har haft øremærket barsel til mænd i så lang en periode

som vi i danmark påpeger er omkring atten

i netop de to lande og det er den altså ikke

i et livslangt perspektiv og jeg ved ikke hvad

gør det måske en forskel men det kan jo altså ikke være den store forskel hvis lønforskellen

jeg også gerne sige at der jo er flere årsager til at vi i enhedslisten mener det ville være vældig fornuftigt

en positiv betydning for kvinders lønniveau og pensionsniveau

noget andet som jeg synes er meget centralt er altså også at at

at at det ikke bare behøver være mor

altså at mænd i dag har ringere rettigheder til barsel end end kvinder har fordi man jo har langt mere øremærket barsel til til mor end

til far jeg synes sådan set vi trænger til noget ligestilling i forhold til

med det kønsbestemte arbejdsmarked tyg lige lidt på den

at vælge studie og beskæftigelse

skal flere mænd tvinges til at være sygeplejersker

kvinder blive jord og betonarbejdere selv om de ikke bryder sig om det og hellere vil noget andet jeg mener at regeringen

opgør med det kønsbestemte arbejdsmarked

af sund fornuft i befolkningen

når den kører frem med

regeringen har måttet smide noget af sin politik på møddingen herunder det bebudede forbud mod prostitution da det jo rigtignok kun vil stille kvinderne ringere den bebudede lov om kvindekvoter har fået en lidt

og den øremærkede barsel skubber regeringen foran sig fordi den udmærket er klar over

at familierne godt selv kan finde ud af det der med

derfor opfordre regeringen til at tage et frontalt opgør med sine egne dogmer lad dog kvinder og mænd selv vælge de job

og mænd om at bestemme hvem der skal passe børnene også de små

kvinder til bestyrelsen

til at indtage de poster

kvinder og mænd

gerne vil i deres liv

regeringens egne ministre der selv ved hvem der skal passe de små børn

er rigtig mange problemer i det store udland i iran har kvinder

var nogle der var solidariske med folk i andre lande hvorfor hører vi ikke flere højrøstede protester når kvinders rettigheder krænkes i andre lande hvorfor dette navlepilleri

kønsundertrykkelsen importeres også til danmark vi har miljøer i danmark hvor kvinder og homoseksuelle ikke har samme rettigheder som alle andre

bliver regeringen overrasket og bestyrtet

sker der ikke rigtig noget

der skal spise middag og have en hvid sløjfe på reverset de skal ud at være kendte på den fede måde kæmpe mod vold mod kvinder

nik jay med en hvid sløjfe på jakken og så stopper han straks regeringen skulle tage og hoppe ud af sit parallelunivers hvor lyserødt lego og opstillinger af legetøj i bilka forstyrrer sjælefreden i den røde lejr og hånden ud til de kvinder og mænd

problemer den skulle give de prostituerede nogle rettigheder sådan at de bedre kan passe på sig selv

og den skulle i højere grad straffe og gå de familier efter i sømmene som ødelægger livet for unge kvinder og mænd

mulighed for at vælge deres egen vej i livet

den latterliggørelse som jeg oplever fra

godt og at det er prisværdigt og at man i stedet for at latterliggøre det fra folketingets talerstol burde anerkende den indsats som en gruppe mennesker gør for at skabe fokus på den her problematik

men så sandelig også for de mange tusinde børn som

havde det ikke været på sin plads at anerkende den indsats i stedet for at latterliggøre den fra landets

vi mener i liberal alliance at voldsudøvere skal straffes hårdere men at sige at en flok kendte mennesker der mødes

der bruger det at de har et navn

fuldstændig fundamentalt afgørende at vi får løst nemlig at tusindvis af kvinder bliver udsat for vold hvert eneste år jeg synes

prisværdig indsats jeg har så stor respekt for det

jeg synes faktisk ærlig talt at det er en smule trist at det skal latterliggøres på den måde jeg har et ganske kort spørgsmål vi har jo i danmark haft øremærket barsel til mænd i vores barselslovgivning siden nitten fire og firs

beholdt den øremærkede barsel til mænd ved den seneste barselslovgivning i to tusind og to

det skal ikke afholde mig fra stille spørgsmålet hvis liberal alliance får magt som de har agt vil man så fjerne den øremærkede barsel for mænd eller vil man

sådan at de selv kan tilrettelægge

irans ambassade på grund af en

jeg var var for en måned siden

i malernes fagforening om kvinder der bliver undertrykt i iran

i andre lande i hvert fald ikke i en grad så det kan høres

jeg kalder mig selv for socialist og jeg har

øremærkede barsel til fædre det er ikke noget eu har bestemt det er noget

skal rette os efter eu lovgivningen men men hvis liberal alliance får magt som de har agt som den socialdemokratiske ordfører udtrykte det

at have en barselsorlov som man frit kunne tilrettelægge i familierne mellem manden og kvinden uden at øremærke

fra folketingets talerstol nemlig at at nogle mennesker går rundt med en med en hvid sløjfe for

gerne vil gøre ud over

virkelig tror at det at indkalde nogle kendisser og udlevere en sløjfe til dem

løse problemet så er det lidt latterligt

nogle af de etniske miljøer hvor der

straffe folk som er er medvirkende til til vold eller som passivt ser til hvordan kan vi

er det jo blevet en meget bred debat med mange forskellige vinkler regeringens perspektiv og handlingsplan ridser en lang række igangværende indsatser op indsatser som i løbet af i år vil munde ud i en række nye evalueringer og analyser

dem vil vi selvsagt følge op på senere og kommentere når evalueringerne lægges frem så ridser

regeringen en række temaer op som den gerne vil arbejde for og med i det kommende år det første emne jeg vil kommentere er

på såvel offer som gerningsmand som jeg finder er et meget relevant tema at forholde sig til her afventer vi også en evaluering af den igangværende nationale strategi

vil jeg gerne at man udbygger forpligtende samarbejder med den frivillige verden jeg tror faktisk at den frivillige verden

på landsplan findes der faktisk offerrådgivninger i alle landets politikredse og det var måske værd at gå i dialog med denne erfarne men frivillige organisation så ridses der en lang række områder op hvor man ønsker forenkling og afbureaukratisering det hilser jeg som konservativ altid velkommen men samtidig ønsker man en lang række nye netværk nye afrapporteringer så

hvor meget afbureaukratisering der ligger alt i alt

skal vi til enhver tid gøre alt for at bekæmpe men også her må vi jo erkende at vi mangler effektive redskaber

vil jeg godt komme med det forslag at pege på den frivillige verden den frivillige verden møder mennesker på en helt anden og ligeværdig måde

som skolepenge uddannelsesforløb børnepasning

at kunne forberede de handlede kvinder til hjemsendelse jeg mener at ministeren i stedet for bør fokusere langt mere på en tæt dialog med de pågældende lande

at få skabt forpligtende samarbejder landene imellem jeg synes

eksportere vores fantastiske måde

lave et socialt sikkerhedsnet på til udsatte borgere i andre lande

det skal jo gerne være forhandlinger som ender med at vi får

alle gennemfører deres uddannelse

ikke herske nogen tvivl om at jeg som konservativ uddannelsesordfører vil bruge rigtig meget krudt

skal bruge langt bedre end vi gør i dag

og matcher den enkeltes kompetencer

tiltrække mandlige pædagoger men i de senere år har vi jo set rigtig mange kommuner sætte så mange særregler op for de mandlige ansatte på grund af mistanken om

at det måske er lige nøjagtig her årsagen ligger til at det er svært at tiltrække denne gruppe til faget så må jeg sige at igen indgår ønsket fra regeringens side om øremærket barsel til mænd jeg vil gerne slå helt klart fast at vi konservative heller ikke på det her område ønsker at blande os i den enkelte families frihed til at indrette sig

må til enhver tid være op til

families beslutning familien er en rigtig vigtig grundpille i vores samfund det offentlige skal aldrig tage ansvaret fra familierne i stedet for skal det offentlige sikre bedre muligheder for

i deres hverdag jeg siger derfor nej til politiske initiativer som fratager familierne

når vi ser at ligebehandlingsnævnet bruger tid og kræfter på meget meget små sager

forskellige priser for medlemskaber af svingerklubber for kvinder og mænd og så videre jeg mener

vi må sætte en bagatelgrænse for hvilke sager ligebehandlingsnævnet skal tage sig af

forstået som mænd og kvinders lige muligheder for at udfolde deres individuelle evner anlæg og interesser vi måler derimod ikke graden af ligestilling på om der nu også er nøjagtig lige mange mænd og kvinder der vælger samme uddannelse eller erhverv det er de reelle muligheder der er afgørende kønskvotering er vi grundlæggende imod idet idet kvoter strider

opfattelsen af ligestilling forstået som lige muligheder det konservative folkepartis politik hviler på det livssyn at mennesker er født forskellige og den kendsgerning skal vi værne om og ikke bekæmpe

men derimod at tilstræbe at de enkelte mennesker uanset køn og uanset hvori

får lige muligheder for at udfolde sig inden for den ramme der nu engang

vi også i respekt for andres muligheder tillader tak for ordet

er ligestillingsudfordringer i danmark og rækker en hånd frem i dag og siger at partiet gerne

med bud på hvordan vi kan løse nogle af de udfordringer vi står over for jeg er helt enig

om at vi skal være ens det handler om at vi skal sikre at

det er jo det vigtigste også for mig der er måske ikke mange der ved det

til det på det seneste men rent historisk

konservative folkeparti jo leveret rigtig meget på ligestillingsområdet det ville da være dejligt at

noget af det som som fru vivi kier

den konservative ordfører siger nej til politiske initiativer som fratager familien og så videre hvis ikke man vidste

har en næsten tredive årig tradition for at øremærke barsel til mændene kunne man jo høre det her som ordføreren siger

at det konservative folkeparti vil fratage mænd de to ugers øremærkede barsel

dag vil ordføreren venligst

at de fjorten dages øremærkede barsel der er til mænd og som skal ligge i umiddelbar forlængelse af

det er en rigtig god ordning som gør at både mor og far på samme tid kan være hjemme lige omkring den helt nye situation som opstår

fratager familierne retten og siger at

har været i i vores barselslovgivning i snart tredive år

altså hermed konkludere at det konservative folkeparti på linje med samtlige andre partier i

bakker øremærket barsel til mænd

vi har haft i danmark i snart tredive år men det vi altså diskuterer

og når jeg kender socialdemokraternes holdning

at man gerne vil tvinge nogle flere mænd

er jeg ikke enig jeg mener det er et indgreb i familiernes mulighed for selv at beslutte

vi har fået diskuteret rigtig mange vigtige

er det selvfølgelig værd at huske på hvorfor ligestilling er vigtig både på et nationalt plan

den her regering om at arbejde for at der er lige muligheder for alle ligestilling er en grundlæggende værdi i det danske samfund

vi skal værne om og udvikle selv om vi i de sidste mange år har opnået rigtig meget på ligestillingsområdet og selv om danmark sammenlignet med mange andre lande er langt fremme med ligestilling mellem mænd og kvinder

samfundsudfordringer gør at vi vi skal blive ved med at kæmpe for

lige muligheder for at leve det liv som de ønsker så vores opgave

som regering og folketing ligestillingsordførere og

alle uanset køn når jeg siger uanset køn

i mindst mindst lige så høj grad

og mænds muligheder og udfordringer i samfundet som det handler om

om os alle og nej ligestilling betyder ikke at vi vil eller skal gøre alle ens og at der partout skal være halvtreds procent mænd og kvinder alle steder eller at vi skal sætte folk i bås også internationalt har danmark en forpligtelse til at gå forrest når det gælder ligestilling vi skal arbejde for kvinders ret til at bestemme over deres egen krop til uddannelse selvforsørgelse og indflydelse kvinder rundtomkring i verden ser

på danmark og oplever at ligestilling mellem kønnene er en reel mulighed og det forpligter os alle sammen i årets perspektiv og handlingsplan er ligestillingsindsatsen inddelt i fire indsatsområder som er omdrejningspunktet for de konkrete initiativer de fire indsatsområder udgør grundpillerne i regeringens ligestillingspolitik gennem konkrete initiativer inden for de fire områder vil det kommende kommende års

at fremme ligestilling være følgende temabaseret ligestilling ligestilling i det offentlige basale rettigheder ligestilling i et globalt perspektiv

der viser hvordan de fire områder tilsammen er udgangspunktet for ligestillingspolitikken anno to tusind og

på de områder hvor der er forskel på kønnenes muligheder og vilkår

gøre ved at sætte ind på de områder hvor vi kan se at der er forskel på de to køns adfærd på en række af disse områder står vi samtidig over for samfundsmæssige udfordringer

handler eksempelvis om områder som drenges frafald i uddannelsessystemet det kønsopdelte arbejdsmarked

og sundhed og mænd og barsel og indsatsen for at få flere kvinder i ledelse det andet indsatsområde handler om ligestilling i det offentlige her har regeringen netop præsenteret en ny strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige det offentlige er allerede i dag forpligtet til at tænke ligestilling ind i den offentlige planlægning og forvaltning det følger blandt andet af ligestillingsloven og eu traktaten det er det der tidligere blev kaldt kønsmainstreaming med den nye

strategi sætter vi særligt fokus på ligestillingsvurdering af kerneydelser i det offentlige med strategien ønsker vi at gøre op med tidligere tiders tendens til at det offentlige skulle arbejde med ligestilling for ligestillingens skyld køn skal medtænkes

i det offentliges opgaver og ydelser fordi det kan bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse ressourceudnyttelse bedre kvalitet og samtidig fremme ligestilling det tredje indsatsområde handler om vores basale rettigheder i danmark er

alle stillet lige for loven det betyder at vi er formelt ligestillede men der er stadig kvinder og mænd der lever i forhold

med vold der er kvinder og mænd og børn der bliver handlet blandt andet til prostitution og mennesker

udsættes for overvågning tvang og frihedsberøvelse på grund af køn eller kultur disse eksempler handler om retten til at bestemme over egen krop og eget liv helt basale rettigheder som ikke altid bliver

her skal vi naturligvis sætte ind det sidste område som jeg vil komme ind på er ligestilling i et globalt perspektiv jeg deltog sammen med et par

samling i new york i sidste måned og her blev jeg igen og igen mindet om hvor vigtigt

er at vi sammen med blandt andet de andre nordiske lande bliver ved med at gå forrest når det handler om

særlig kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder er under stærkt pres det skal vi i danmark være med til at bekæmpe og derfor har danmark sammen med blandt andet de øvrige de øvrige nordiske lande arbejdet benhårdt under forhandlingerne i fns kvindekommission for at nå fremskridt og resultater

er stolt af den rolle som danmark har spillet jeg håber at

alle sammen herinde vil være med til at rykke endnu mere ved den her udvikling som jeg lige har omtalt og være med til at sætte fokus på at ligestilling er for alle piger drenge kvinder og mænd jeg mener nemlig

at det er vigtigt at vi alle sammen husker på at ligestilling er en grundpille i det danske samfund kvinder og mænd skal have reel indflydelse på og lige muligheder for at påvirke deres liv og at deltage i samfundet det er noget af det der gør

det danske samfund til et godt samfund så vil jeg tage fat i nogle af de ting

ret kritisk over for det tiltag

at white ribbon kampagnen rent faktisk findes i halvtreds til tres lande og stifteren

rigtig godt redskab forstået på den måde at det er med til at ændre den holdning der er iblandt mænd og når man har de halvtreds til tres lande

og når stifteren mener at det rent faktisk hjælper så synes jeg også

riisager nævnte nick jay nu ved jeg ikke hvor

jeg har ikke kendskab til at nick jay har meldt sig til det her så det er ikke sandt

jeg da helt klart tage varmt imod dem med hensyn til

schmidt nielsen talte lidt om

de ukonkrete initiativer der der står i

selvfølgelig klart at når man kun har tolv

til rådighed i perspektiv og handlingsplanen hvor man kan redegøre for

alle de ting der er og det er den ramme der er så kan man jo ikke få alle detaljer og nuancer med men mange af de

for eksempel om den pulje som ordføreren nævnte skal konkretiseres i løbet af i år

projekt om vejledningen

det der sker er at når det slutter vil vi tage kontakt til ministeren og så se hvad der er klogt at gøre på det her område

jeg er meget meget imponeret af ordføreren på det her område

ordføreren har jo en hukommelse som en elefant

fuldstændig rigtigt at man i mange år har talt om at der var otteogtyvetusind partnervoldsramte kvinder om året men i forbindelse med de nyeste undersøgelser

har forskere på et meget sent tidspunkt valgt at justere opgørelsesmetoden og

det vigtigt at forskerne kan stå inde for deres egne tal

vi nu opererer med skulle være de helt rigtige og det er at treogtredivetusind kvinder i undersøgelsen

udsat for partnervold mens niogtyvetusind kvinder var udsat for partnervold

tilsvarende også justeret tallene for mændene som har været udsat for partnervold

to tusind og elleve er på titusind så det

ordføreren også inde på mændene og vold og når man henvender sig

er da fuldstændig korrekt at det er noget som man

med hensyn til mændene generelt men der synes jeg der er god grund til

tale om den næste handleplan også så der har vi da helt klart

hvorfor der ikke er meget mere

etniske kvinder på arbejdsmarkedet og og så videre

kvinder uden for arbejdsmarkedet det betyder ikke at vi ikke sætter fokus på det lige i øjeblikket er

kontanthjælpsreform som er under kærlig behandling

ordføreren fra venstre var også inde på at at

jeg glæder mig da helt klart over at ordføreren

da huske at da vi stod i den her sal

der var et § tyve spørgsmål var ordføreren meget meget negativ og kritisk over for den samme app indtil jeg selvfølgelig gjorde opmærksom på at ordføreren rent faktisk selv har været med til at godkende den

det var satspuljepenge men jeg er da glad for

mere positiv nu så var der det omkring

ikke har kritiseret paven men at jeg rent faktisk har kritiseret vatikanstaten der er jo rigtig stor forskel

ordføreren var jo rent faktisk også med i new york vi var jo ikke

også ved at ordføreren burde vide var at vatikanstaten sammen med iran syrien rusland

skrue kvinders rettigheder den forkerte vej og jeg ved at ordføreren også ved at jeg holdt

at gå den rigtige vej når det handler om om kvinders

kom til at sige jeg ved ikke om det

hvem der vandt værdikampen det var værdikampen og

ligestillingsdebatten der er stor forskel ingen tvivl om det så var der også lidt

muslimske homoseksuelle og kristne homoseksuelle og homoseksuelle der er hinduer baptister eller katolikker for den sags skyld for os er homoseksuelle homoseksuelle og hadforbrydelser er hadforbrydelser

vigtigt redskab til at sikre en effektiv strafforfølgning i de her sager netop

omstændigheder foreligger så skal politiet sørge for at det her aspekt af sagen bliver belyst nærmere under efterforskningen det fremgår desuden også

tilrettelægge bevisførelsen således at der kan føres det fornødne bevis for at der netop foreligger en hadforbrydelse

i samme omgang synes jeg også det er værd at nævne at

med en række samarbejdspartnere siden efteråret to tusind og elleve har gennemført temadage om hadforbrydelser i de enkelte politikredse og er med til at skærpe politiets opmærksomhed på

bidrage til en samlet indsats

med hensyn til at forebygge registrere og efterforske hadforbrydelser

var social og integrationsministeren og justitsministeren i marts måned sidste år værter for en tolv timers camp

udvalgte repræsentanter for forskellige dele af samfundet i et intensivt

jeg sige at jo der sker rigtig rigtig meget meget på

det er de etniske minoritetskvinder

ved jeg også godt at ordføreren ved

under det pågældende § tyve spørgsmål som jeg fik

tredive initiativer som har fokus på

så mange at man bliver fuldstændig svimmel over alt det vi gør men det er blandt andet samarbejde

mellem myndigheder og mellem myndigheder og organisationer opkvalificering af fagfolk særlig indsats mod genopdragelsesrejser støtte til de unge oplysning og holdningsbearbejdning viden og forskning samt internationalt samarbejde

der er en central rådgivningsenhed som kan yde rådgivning til kommuner

og der er nye fagmoduler om æresrelaterede konflikter på professionshøjskolerne rettet

er efteruddannelse og information der er

hen så mange gode stærke ting i det her der har også været

fagfolk har jeg også nævnt og af andre offentlige myndighedspersoner så der sker rigtig rigtig meget og det synes jeg vi alle sammen skal glæde os over

glemt at at der er problemer

jo helt enige om at der skal ske noget der sker også noget

kun sige at de nyeste tal vi har fået

når man ser på på menneskehandel og tvangsarbejde

prostitution sytten i tvangsarbejde to involveret i kriminalitet

det måske ikke eksisterer men vi har i hvert fald ikke lige tallene på det

ministeren talte om at det var vigtigt at mand og kvinde dreng og pige selv skulle planlægge deres liv det var noget i den stil

om går ministeren ind for at et par hvor begge er på arbejdsmarkedet

indbyrdes mellem hinanden

på arbejdsmarkedet og mener ministeren at man så skal lade dem

og at staten skal lade være med at blande sig i hvordan de planlægger deres familieliv eller har ministeren en anden holdning til at staten skal gå ind

underlig præmis synes jeg der oftest bliver sat op hvis det er øremærket barsel

ind at blande sig altså staten blander sig

om man kan lide det eller ej er en anden sag men hele vores liv er gennemsyret af det men hvis spørgsmålet er helt rent omkring

fædrebarsel og om jeg synes det er en god idé så er svaret et klart ja det synes

det er det her med at jeg har svært ved at forstå hvorfor staten skal blande sig i folks familieliv når begge

er på arbejdsmarkedet der er selvfølgelig

når de ellers passer det hele så må det jo være familien selv der er bedst til at afgøre hvad der er bedst for den familie og

en mand til at tage tre måneders barsel og

jeg blev måske lidt forvirret godt tænke mig en oversigt

også tak for oplysningen om den her såkaldte forsorgshjælp

det kunne godt være at man måske skulle lave en oplysningskampagne der er ikke nogen der er i tvivl om at kvindekrisecentre findes

jeg tror at de af os der reagerede på den

fordi man så ensidigt gik efter vatikanstaten og måske netop ikke nævnte nogen af de mellemøstlige

jeg synes at det var en lidt underlig udtalelse

de muslimske homoseksuelle der skelner ministeren ikke mellem muslimske homoseksuelle

mandlige homoseksuelle fordi

til indvandrerkvinder

foregår så jeg undrer mig lidt over at man ikke skelner når det drejer sig om homoseksuelle men gør det med

orienteret men det kan vi også få sendt over så kan det godt være

en oplysningskampagne men det som måske er vigtigst er at

de socialrådgivere og sagsbehandlere som arbejder på de forskellige socialcentre i hvert fald ved at der

de forskellige tiltag og hjælpeforanstaltninger

og at fru pia adelsteen undrer sig over

vatikanstaten som jeg havde

evangelisk luthersk land og jeg ved at at dansk folkeparti interesserer sig

har jeg oplevet og hvis der er noget som er en lige linje i den tradition

nogen helligbrøde over at gøre det men jeg var også ude at kritisere det muslimske broderskab

arbejdede fuldstændig i samme retning i en uheldig retning som vatikanstaten

men som fru pia adelsteen måske

næsten kan regne ud er det lidt mere spændende for pressen når en

specielt når der er udnævnt en ny pave med hensyn til muslimske homoseksuelle

farve man har hvilken religiøsitet man har et overgreb er et overgreb

etniske dimension om social kontrol og alle de ting

det gør vi jo også noget ved men det ligger hos min kollega social og integrationsministeren

selvfølgelig også tager fat på den sociale kontrol som

lige så vel som social kontrol

i ligestillingsudvalget hos ligestillingsministeren

i forhold til ligestillingen så det undrer mig lidt at man ikke også har

af de to ministerier det synes jeg er lidt underligt

en mandekommission som blev nedlagt og i den her redegørelse er der faktisk rimelig meget fokus på

det et overgreb i juridisk forstand så vidt jeg er orienteret ligger den pakke

mandekommissionen er det fuldstændig rigtigt

stykke arbejde og det arbejde

der var ikke noget drama over det eller noget som helst

hvor vi taler om køn

som bekendt hos beskæftigelsesministeren men vi tager gerne drøftelsen her kvoter har har ligget hos erhvervs og vækstministeren men vi har taget drøftelsen her så det undrer mig lidt at nu når det handler om etniske minoritetskvinder og deres manglende ligestilling er det pludselig ikke her det hører til

ministeren bliver skubbet

det er fuldstændig korrekt at jeg den trettende marts spurgte ministeren om det er et problem at rigtig mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund

det danske samfund at vi ikke kan få gjort

øremærket barsel

minoritetskvinder jeg tager gerne en drøftelse og har gjort det

fortsat blive ved med at gøre det men det er sådan og det kan egentlig ikke komme som en overraskelse når vi har noget der hedder social og integrationsministeriet

etniske minoritetskvinder ligger der derfor ligger de to handlingsplaner der det burde ikke komme som en overraskelse for

bliver ved med at spørge ind til det det ligger altså ikke her

til enhver tid for det er et rigtig rigtig vigtigt emne som optager

og jeg ville gerne hvis vi havde tiden men

alle sammen imod og vi er også imod

og så vil jeg meget meget gerne svare svare men hvad det der med at muslimer skulle

vi skal forbyde forbyde homoseksualitet eller

det mindst politiske spørgsmål jeg nogen sinde har stillet

sider til rådighed

selvfølgelig at vi snart kan få et svar

har bestemt det så det er ikke noget som jeg har bestemt på nogen som helst måde eller er kommet nogle sure grumme embedsmænd og har proppet ned over hovedet på mig

har bestemt det og man skal jo følge

ordførertale og som jeg ikke tror ministeren har svaret på

rigtig godt at man vil styrke arbejdet med ligestillingsvurderinger men jeg kan ikke forstå at man ikke gør det obligatorisk for alle lovforslag at der skal

en ligestillingsvurdering præcis ligesom der

en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af et lovforslag

er rigtig rigtig godt vi havde nogenlunde den samme

finder man måske noget som er bedre og som er mindre bureaukratisk

spredehagl og så tage det hele med bliver for bureaukratisk i stedet for gør som der står og jeg synes det er rigtig rigtig godt at der kommer et særskilt fokus

i forbindelse med forberedelsen og godkendelsen af det årlige lovprogram bliver alle de relevante

udtaget til en ligestillingsvurdering i i de forskellige ministerier

og ligestillingsvurdering af lovforslag er endvidere også et særskilt punkt

netop justitsministeriets vejledning om lovkvalitet så jeg synes at det at sætte fokus

homoseksuelle praktiserer

for de homoseksuelle i danmark

som ikke synes at det er det er særlig godt det samme

at homoseksualitet er en vederstyggelighed det så vi sidst da vi havde en havde en debat om vielser af par af samme køn

så det er da et problem det er da helt klart et problem og det skal vi da gøre noget ved

roligt at tage nogle debatter ændre vores samfund ved at få

det jeg selvfølgelig også kan glæde ordføreren med

givet andre trossamfund mulighed for

at skulle vie homoseksuelle har ministeren nogen planer om hvad man specifikt vil gøre

at målrette det så man sikrer homoseksuelles

rettigheder i højere grad også blandt andre trosretninger end den kristne jeg har

ikke er hver fjerde dansker med en anden religiøs

homoseksualitet burde forbydes men jeg ved ikke

folkekirken har det står i § fire at den danske stat understøtter folkekirken den evangelisk lutherske kirke

når vi snakker om regulering

rammer for den danske folkekirke hvis vi nu skulle gøre det samme

det rent faktisk betyde at vi skulle adskille kirke og stat og lave ligestilling mellem alle trossamfund i det her land det kan godt være at det er en ny politik fra venstres side at man gerne vil adskille kirke og stat

men det er regeringens politik at vi har givet andre trossamfund mulighed for

blive viet men vi kan ikke gå ind og bestemme for

den første ordfører er fru louise schack elholm

barselsforliget to tusind og fem har vi i samarbejde forpligtet os til at lave en barselsfond for selvstændige regeringen ser med dette lovforslag stort på barselsforliget og løfterne

og det mener venstre er et forligsbrud

den foreslåede barselsordning er en tvangsordning

det fungerer dermed som en skat

er da heller ikke positive over for den her ordning ase har lavet en undersøgelse der viser at deres medlemmer de selvstændige fortrinsvis er negativt stemt over for en sådan barselsfond faktisk mener kun cirka en ud af ti selvstændige i undersøgelsen at en tvungen barselsfond løser de største vanskeligheder som selvstændige oplever i forbindelse med barsel og kun cirka en ud af ti selvstændige forestiller sig at en tvungen barselsordning vil få flere unge til at starte egen virksomhed

pointerer regeringen at denne barselsfond er efterspurgt af mange virkeligheden er imidlertid at regeringen gør det sværere og dyrere

virksomhed i danmark som det ser ud i dag ifølge verdensbanken er det lettere at starte en ny virksomhed i lande som

andre ord er lovforslaget gift for danmark i den svære økonomiske situation som vi er i nu

betydning for væksten og negativ betydning for jobskabelsen

løser heller ikke de udfordringer som selvstændige kvinder på barsel har det er nemlig meget

ellers risikerer man at der slet ikke er en virksomhed

med at være delvis på barsel er altså slet ikke adresseret i det her lovforslag venstre har

ikke bliver belastet af nye byrder skatter og afgifter resten af valgperioden regeringen udtalte at

et decideret byrdestop var unødvendigt men dette lovforslag illustrerer tydeligt

netop ud på

de selvstændige nye byrder

med hvad regeringen siger regeringen siger at regeringen ikke har planer om at pålægge erhvervslivet flere byrder

det er præcis det regeringen gør venstre havde foretrukket en frivillig løsning på de selvstændiges udfordringer med barsel i stedet for tvang afgifter byrder og forligsbrud venstre kan

og som har børn og som derfor også har haft rigtig svært ved at få enderne til at hænge sammen i forhold til at holde barsel og holde virksomheden kørende det gælder mænd så vel som kvinder og skal man så vælge det ene frem for det andet det er jo trist at skulle stå i det dilemma specielt når vi i danmark har en iværksætterkultur og ønsker at flere skal turde

selvstændige erhvervsdrivende men det er altså særlig kvinder som opgiver drømmen

med den her lov bliver det heldigvis lettere at realisere drømmen med en fælles barselsudligning for selvstændige

man vil holde forældreorlov skal økonomien følge med derfor

vi i socialdemokratiet meget begejstret for at regeringen nu sørger for at man som selvstændig

også kan få lønkompensation og endda til et meget rimeligt overkommeligt beløb for alle selvstændige på den måde kan vi sikre at man både kan være der

drive sin virksomhed og være iværksætter barsel er selvfølgelig vigtigt for os socialdemokrater handler det om rettigheder altså muligheden for at være sammen med sit barn i den første tid vi vil sikre et arbejdsmarked hvor det er nemt for både mor og far at kaste

iværksætterdrømmen uden at skulle droppe

tror vi er til gavn for vores børn familier ligestilling og samfundet generelt og derfor støtter socialdemokratiet forslaget

vælger at bryde et forlig som vi har fra to tusind og fem i to tusind og elleve da vi udskød revisionen

to tusind og seks om at forbedre forholdene

en ting er at dem der driver virksomhed

hvor meget man egentlig må passe sin virksomhed mens man er

man må bruge måske en eller to timer om dagen

en diskussion af hvordan man tolker

er det her med b skat

der er nogle der

to mere tekniske spørgsmål

underskrive et momsregnskab eller gøre de her ting så

kan give en fuldmagt til en som så får lov til at underskrive momsregnskabet eller

i dagpengesats samtidig

man går op i arbejde der er nogle procentsatser for det der er altså

besvare mails tage telefonen

bliver gravid og skal have barsel det er svært

nu skipper jeg lige min virksomhed

en anden overtage

hvor meget man må arbejde i sin egen virksomhed må man have tilknytning til virksomheden hver dag eller er

indbetaler b skat og modtager honorarer de kan godt få

kunne udregne det præcist og sige dem og dem er dem

der kommer til at gøre brug af det eller

det kan være at man er selvstændig erhvervsdrivende

et lyspunkt i det men man har ikke overblik over hvordan det vil komme til at fungere for de selvstændige der så vælger

det er det her med tilknytningen til ens virksomhed

gerne have kontakt til den hver dag og hvordan skal man kontrollere

virksomhed eller giver man dem lov til

bruge en time eller to hver eneste dag

man får ind i den periode man er på barsel

sådan at man selv kan følge med i sin virksomhed hver eneste dag hvordan det går

en tilknytning

selvfølgelig være så syg i en periode at man ikke kan

ellers går som det skal

være med i sin egen virksomhed og følge med i hvad der sker

ikke rigtig gennemskue i det her men det kan vi spørge ind til i forbindelse med udvalgsarbejdet for jeg kunne forstå at

hundrede procent inde i hvordan det vil komme til at fungere det forstår jeg også godt for

fremgår ikke rigtigt af lovforslaget

at som udøver af selvstændig

værende honorarmodtager med b indkomst

en hel del af dem der ikke skal bidrage til ordningen men

nogle honorarmodtagere der skal nyde godt af det uden

laver en ordning hvor der er nogle der skal modtage

alle der modtager

være med til at betale og hvis man kan opgøre at man som honorarmodtager har ret til at modtage derfra så kan man vel også opgøre at man skal betale

ikke skal være med til at betale

skal betale til en gruppe der ikke selv er

det er efter vores mening ikke

og vi vil ikke tage endelig stilling til det før vi har haft udvalgsarbejdet og

i forlængelse heraf er det vigtigt at vi forbedrer lønkompensationen i forbindelse med barselsorlov for både mænd og kvinder der er selvstændigt erhvervsdrivende det er netop hensigten med dette lovforslag vi ønsker at indføre en barselsudligningsordning for selvstændige netop for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder jeg må konstatere at vilkårene og forudsætningerne for at tilvejebringe og etablere finansiering til denne ordning er at den bliver obligatorisk det har der været en del heftig debat om der er et stort og uforløst potentiale i kvinder som vækstskabere altså kvinder skaber naturligvis vækst og velstand på alle niveauer hver eneste dag men det kan blive endnu bedre hvis vi forbedrer rammevilkårene for især kvinder vores tilgang har været at ordningen så vidt muligt skal stille lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende

til den sociale sikring i forbindelse med

graviditet og fødsel og også adoption derudover skal ordningen i videst muligt omfang matche og flugte med de ordninger der er etableret på det private arbejdsmarked

siges mange ting om denne ordning samlet set er der tale om et godt og nødvendigt forslag som udmønter ordningen og som radikale venstre naturligvis bakker op

hvilke mangfoldigheder og holdninger der har været over tid jeg synes det vigtige er at

tale os tættere på en løsning

viser ansvar i den her sag og er med til at understøtte ligestillingen på arbejdsmarkedet og for de selvstændigt

så indgå i det her forlig som

to tusind og elleve udtalte

have udskudt revisionen vi har ved tidligere lejligheder gjort det klart for regeringen at vi ønskede at man levede op til løftet fra forliget i to tusind og seks om en barseludligningsordning for selvstændige som betingelse for at man udskød lovrevisionen

hvis man mener at forligsskikken

fokusere på at vi faktisk kan række hånden ud til en masse kvinder

skulle indbetale de tre hundrede og tyve kroner om

der kan modtage

der har været en række tekniske ting som gør

der kan man finde ud af at de skal modtage

skal betale de tre hundrede og tyve kroner

der afkræves de tre hundrede og tyve kroner

godt af det så må man også være med til yde

som der er andre der kan nyde godt af når man siger at alle selvstændige

fra det private arbejdsmarked og for lønmodtagere

at der er nogle ting som gør at det ikke helt

man kan have et godhjertet ønske om at

ikke at man på et senere tidspunkt kan få tilrettelagt nogle ting anderledes

ideelle jeg tror vi skal glæde os over at vi nu kan række hånden ud til rigtig mange kvinder som er

et noget mudret billede man står tilbage med men det er slet ikke et entydigt billede af manglende opbakning hvis man ser på kvinder

det kommer meget an på hvem man spørger så den undersøgelse der har været fremme i medierne kan altså læses på mange måder og jeg vælger altså at se glasset som

hvorfor er det sådan at et socialliberalt parti synes

mennesker til at betale skat i danmark fordi vi gerne vil finansiere vores velfærdsgoder sådan tvinger vi folk til en masse ting ikke fordi vi

nødvendigvis ønsker at tvinge folk men fordi det kan være et nødvendigt onde

jeg også kom ind på i min tale i den ideelle verden

vi taler om et bidrag på tre hundrede og otte og tyve kroner om året

tvinger nogen til noget handler det også se proportionerne og se på hvilken gevinst

fordi vi i dag jo også med det her forslag tager fat på at få lukket et hul i såvel ligestillingspolitikken

arbejdsmarkeds og erhvervspolitikken en obligatorisk barselsfond for selvstændige er en hjælp

er en af nøglerne til at få gang i dansk økonomi og iværksættelse af nye virksomheder er af vital betydning for dynamikken i erhvervslivet det er her de fleste arbejdspladser skabes og det er her en stor del af fornyelsen kommer fra jeg møder ofte argumenter hos selvstændige at de ønsker mere fleksibilitet og hvis de bare kunne få de samme muligheder som lønmodtagere har ville mange af deres problemer være løst synes de jeg synes at vi med det her lovforslag kommer rigtig langt i den retning faktisk så langt som det er muligt inden for rammerne af barselsloven

selvfølgelig også set den skepsis der har været over for forslaget fra nogle

nogle organisationers side det er ikke dem alle der er lige begejstret

byrden som nogle allerede har omtalt den

og tyve kroner per år fradragsberettiget

den skepsis som jeg har set rokker i hvert fald ikke ved at der er nogle rigtig gode perspektiver i det her forslag hvis man er fem og tyve år frisør

have børn holder man måske igen med at blive selvstændig fordi der

til at betale ens barsel det laver vi om på med det her lovforslag vi vil gerne have flere selvstændige

er der altså en snubletråd på vejen som bliver fjernet

cirka femtentusind nye virksomheder i danmark men kun fem og tyve procent af dem er startet af kvindelige iværksættere

for at få det på rette spor skal vi sikre bedre rammer og muligheder også for de kvinder der gerne vil starte egen virksomhed i en alder hvor de også planlægger at få børn vi ved alle at det stadig er moren der tager hovedparten af barslen når familien bliver større

bliver det nemmere at være ung mor og selvstændig jeg tror at flere unge mødre og fædre kan se sig selv som iværksætter og selvstændig når vi får den her ordning og dermed giver vi dem jo en hånd til at

løse op for det som afslutning vil jeg sige at vi i sf har ventet på det her lovforslag

rigtig mange år den tidligere regering kunne ikke levere varen selv om problemet har været tydeligt for alle så det er

er selvstændig vi støtter naturligvis forslaget

som er kvinder

man kan kæde det sammen med at der mangler en barselsordning det tror jeg måske ville være at gå lidt

kun kvinder der føder børn

nu var sådan at der var et udtrykt ønske blandt kvinder

være havnearbejdere

lave en udligning der gjorde at staten støttede kvinderne så de kunne

rent lønmæssigt så man kunne kompensere for at kan arbejde

at man tvinger nogen her

man også tvinge mænd til alle mulige andre ting

styrkemæssige forskelle kommer ind i forhold til vores ønske

med hensyn til om jeg har nogen skrupler ved at tvinge mænd til at betale for en ordning hvor kvinder kan få

der krævede noget fysisk i fysisk krævende erhverv

vi var nødt til at støtte at kvinder kunne komme ind i det erhverv ved

at vi her i landet fandt på at vi skulle skåne menneskers fysik når de var på arbejde og at vi derfor også fandt på

skal udnytte alt hvad der findes af teknologi

jeg synes stadig ikke det er spor relevant med hensyn til vores ønske om at få flere

honorarmodtagere der ikke skal betale

nyde godt af ordningen der står lidt i

virksomhed hvad er det for nogle typer af honorarmodtagere der kan modtage det her hvad arbejder de med

skal være med til at betale til en ordning som de selv

her i forhold til at der ikke kan skabes totalt sammenfald mellem bidragsydere

det er naturligvis et ønske og det er selvfølgelig noget man skal tilstræbe at der kan være men som tidligere nævnt er det ikke muligt af forskellige tekniske årsager

vil opfordre til at det er noget af det man arbejder med at få afdækket i udvalgsarbejdet altså om man kan komme det nærmere

midlertidigt er tilknyttet en virksomhed i forbindelse med udførelsen af

modtage det er er der noget

krav om hvor stor en indtægt de skal have

den der tekniske debat under udvalgsarbejdet

om at få det nærmere afdækket for jeg er ikke i stand til at svare på det nu

en barselsordninger på det private arbejdsmarked inklusive en hensigtserklæring om at arbejde for en ordning for selvstændige

det er så det den her regering er i gang med at udføre

ser ikke at der ligger noget som helst forlig der dækker det her område og derfor kan der

der vil gå på barsel men det var åbenbart

har ikke grund til at mene at der ligger noget forlig her men der lå

den tidligere regering i den grad har forsømt så jeg synes

helt passende at klandre den nuværende regering for at forsøge

borgerlige sammenrend i hvert fald ikke er kendt for at gå ind for ligestilling det er jo sjovt når jeg ser tænker tilbage

var med til at etablere en barselsfond

det her forslag som omhandler en barselsfond

som gerne vil starte en tøjbutik og en anden ung kvinde som arbejder på en tekstilfabrik hvad er forskellen på en ung mand som vil starte

cykelsmed og en ung mand som arbejder som smed på en fabrik i alle tilfælde går vi ind for at barselsudligning vil betyde at de alle sammen får bedre råd til at få børn når jeg hører de borgerlige

prøver jeg at finde ud af hvorfor der kan kun være en forklaring en forklaring det kan skyldes at dansk arbejdsgiverforening siger nej tak men jeg bliver nødt til at sige til nejsigerne dansk arbejdsgiverforening repræsenterer ikke dem

er cykelsmede enhedslisten bakker jo op om det her lovforslag en barselsudligning til selvstændigt erhvervsdrivende har et klart ligestillingsmæssigt sigte for begge køn idet det økonomisk kompenserer selvstændige der får børn på den måde vil det at drive selvstændig forretning ikke være en forhindring for at få børn og omvendt

konsekvensanalyse som bekendt er det noget som enhedslisten gerne så at alle lovforslag havde

konsekvenser er kønsmæssigt skæve men det er desværre ikke et krav vi har kunnet komme igennem med i det her tilfælde vurderes lovforslaget at have positive ligestillingsmæssige konsekvenser

er vi som nævnt enige dog skal der også lyde et lille hjertesuk jeg har jo faktisk arbejdet meget for at vi skal prøve

freelancere omfattet af forslaget det er godt at de freelancere som arbejder som selvstændige bliver omfattet af loven men desværre bliver vi nødt til at kigge på det moderne arbejdsmarked

og flere mennesker arbejder som en form for løsarbejdere det er faktisk nogle af dem som vi kalder freelancere jeg tror og håber på at med det næste skridt når vi snakker om en udvidelse for dem der bliver omfattet af barselsudligning

til at arbejde for at få alle freelancere med i ordningen

håber jeg også på at beskæftigelsesministeren nu tager arbejdstøjet på og gennemfører de lovede ligestillingsforslag vi stiller os meget gerne til

for at få gennemført målrettet barselsorlov til mænd og også at få strammet de kønsopdelte lønstatistikker og ikke mindst vil vi meget gerne være med til at få strammet vores ligelønslov så den faktisk bliver effektiv men uanset det er lovforslaget et godt

starte egen virksomhed og blive selvstændige men det her forslag gør ikke at det bliver mere attraktivt at være selvstændig i danmark for det første pålægger det

set det sidste vi har brug for i danmark omkostningerne er høje nok ved at drive virksomhed

efter vores opfattelse helt forkert at tvinge virksomheder til at betale til en barselsordning der er forskel på at være lønmodtager og at være selvstændig

det giver en vis fleksibilitet

det at have børn

er det også sådan at grunden til at mange kvinder ikke vælger at gå på barsel når de er selvstændige er at når man driver en selvstændig virksomhed

er det altafgørende at man har og bevarer kundekontakten det kan simpelt

betale sig eller

ansvarligt hvis man ønsker at drive en virksomhed at man ikke har kontakt med sine kunder

vi mener at regeringen burde droppe det her lovforslag det sker desværre nok ikke men vi kan ikke stemme for det tak

gerne vil indføre en obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændigt erhvervsdrivende

et af formålene med det her forslag er at det skal fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder

kunne fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder for jeg tror ikke at forslaget vil betyde at flere kvinder vil vælge at blive selvstændigt erhvervsdrivende kompensation ud over de gældende regler er ikke det der er det drivende når man vælger at blive selvstændig

så jeg tror ikke at ministeren vil opleve en markant vækst i antallet af kvinder der etablerer selvstændig virksomhed jeg tror derimod på at færre regler og

flere simpelt hen har lyst til at kaste sig ud i det at stifte egen virksomhed

intentionen om at fremme muligheden for at man som selvstændigt erhvervsdrivende får bedre mulighed for at kunne holde barsel med sin nyfødte eller sit nyadopterede barn at man har mulighed for at kunne få kompensation ud over de maksimale dagpenge

som den den pågældende i dag har ret til efter barselslovens regler

der er det her med de økonomiske byrder jeg mener ikke at de selvstændige skal pålægges flere byrder og udgifter det er simpelt hen gift for iværksætteriet

tre hundrede og otte og tyve kroner om året for mange ikke lyder af særlig meget

dertil alle de andre udgifter man som selvstændigt erhvervsdrivende har og stadig får også udgifter man pålægges lokalt

enkeltmandsvirksomheder hvad de siger til det her forslag

en ekstraregning på de godt tre hundrede og otte og tyve kroner om året ja så ser de rødt nu må det stoppe er meldingen og jeg synes faktisk at vi skal lytte til dem

det her forslag er at selv om man betaler til ordningen

det ikke sikkert at man kan få kompensationen

uden at man har mulighed for at få en kompensation

som sagt en obligatorisk ordning

den af kompensation skønnes ifølge forslaget

mellem fem og tredive og fyrre million kroner om året

et sted mellem syv og tredive og tre og fyrre procent af det der egentlig bliver udbetalt dertil koster

høre det men det kan jeg der er noget helt galt med den her model den er megadyr at administrere samtidig med at den pålægger de selvstændige yderligere afgifter og det er baggrunden for at det konservative folkeparti

en bred politisk enighed om at det

rettigheder er en væsentlig del af vores samfund men uenigheden

en årrække været en en diskussion af den problemstilling der knytter sig til at lønmodtagere i dag er omfattet af en barselsfond og dermed har fået forbedret deres mulighed for at gå på barsel

at de yngre mænd og kvinder der tager springet og bliver selvstændige ikke har samme gode muligheder det

har dannet grundlag for at der i en årrække har været en diskussion af hvordan vi kunnet sikre vores selvstændiges

barselsrettigheder jeg erindrer også at det konservative folkeparti ved flere lejligheder vel endda gentagne gange har ytret ønske om at sikre

kreds af partier der lavede den oprindelige aftale om en barselsfond for

opnå en bred politisk opbakning til ideen om at gå videre med

gerne takke enhedslisten for at tage ansvar

hvor forfinet den kan gøres og hvor præcist den kan håndtere de udfordringer der er jeg skal ikke stå og male

valgt den er valgt fordi det er den der synes mindst

bureaukratisk for de

og det har været ønske fra regeringspartiernes side at det skal være så let som overhovedet muligt for de selvstændige

til fonden men men

kan gøres endnu bedre og om teknikken

om ikke andet så hen ad vejen kan hjælpe os til at ramme mere præcist jævnfør de spørgsmål der er rejst

er meget godt gået at vi kan lave en barselsfond til et beløb

tre hundrede og otte og tyve kroner om året som vel at mærke er et fradragsberettiget

i regnskabet til gengæld kan det forhåbentlig sikre

flere mænd og kvinder der har mod på at springe ud i det at være iværksættere og innovative

dermed også understøtte at vi får skabt en bedre balance mellem arbejds og familieliv for gruppen af selvstændige i

vi har lavet aftalen med og så

mere tekniske spørgsmål så vi får dem belyst på

på de selvstændiges mulighed for en barselsordning

dertil det er den ene del af

anden del af diskussionen er så om der er tale om et forligsbrud eller ej og der er min bedste vurdering at det er der selvfølgelig ikke

arbejdsgivere med lønmodtagere og det står sådan set klart i den aftale at man efterfølgende vil afdække mulighederne for at

også kan lave en eventuel barselsordning

er jo jeg har gjort som minister vi har gjort som regering

har vi haft et møde med den oprindelige forligskreds om men det oprindelige forlig handlede alene om om

blandt andet den pressemeddelelse som de røde partier det

de skrev at den samlede opposition

går på barsel altså mente man i to tusind og elleve at det her

at afdække om det ville være muligt at lave en barselsfond for selvstændige og de partier der var en del af den oprindelige aftale og det blev også konstateret allerede på det første møde at der ikke var

der er noget at komme efter når talen er

om forligsbrud men det man jo altid kan

tilslutte sig den her ordning hvis man synes det er

i omfordeling omfordeling inden for

at det koster femten million

ordningen her er jo altså

som ønsker at benytte sig af muligheden for at gå på barsel så jo

om de administrationsomkostninger kan nedbringes

til hvilken model vi vælger men jeg bliver jo nødt til at læne mig op ad det der så at sige teknisk praktisk

administrativt er muligt når vi laver sådan

det almindelige lønmodtagerområde er jo en ordning der fungerer rigtig godt og der er også en del der benytter sig af

vi må sætte arbejdet i gang for at kunne danne os et egentligt overblik over hvor mange der ønsker at benytte sig

reglerne her jeg tror det er rigtigt som det også har været fremme i debatten

selvstændige i danmark er en meget forskelligartet gruppe

og den første taler er fru louise schack elholm venstre

her drejer sig om udenlandske virksomheder der leverer tjenesteydelser i danmark

udstationerer medarbejdere og så handler det om rut registeret registeret for udenlandske tjenesteydere det helt overordnede formål er at modvirke social dumping ved at give myndighederne og arbejdsmarkedets parter bedre muligheder for at sikre at udenlandske virksomheder overholder danske regler forslaget indeholder følgende fire hovedelementer og vedrører udstationeringsloven for det første foreslås en udvidelse af anmeldelsespligten altså krav om oplysning om momsnummer i hjemlandet det er i øvrigt den del af

der giver økonomiske konsekvenser nemlig en øget udgift for erhvervsstyrelsen på i alt en million kroner i perioden to tusind og tretten til seksten for det andet foreslås en kortere frist for at anmelde ændring af oplysninger i rut fristen forkortes fra otte til tre dage som et tredje element skal der være offentlig adgang til flere oplysninger om en virksomhed i rut erhvervsstyrelsen kan derfor fremover også give adgang til oplysninger om den periode som tjenesteydelsen varer og oplysning om virksomhedens momsnummer i hjemlandet

går ud på at give mulighed for udstedelse af administrative bødeforelæg som altså sker ved overtrædelse af anmeldelsespligten til rut arbejdstilsynet skal dermed have hjemmel til at afgøre sager om overtrædelse af udstationeringsloven og udstede bøder men altså kun hvis sagerne er åbenbare og objektivt konstaterbare i normaltilfælde er bødeniveauet titusind kr

kan fastsættes til et større eller mindre beløb afhængigt af sagens konkrete omstændigheder derudover foreslås enkelte mindre ændringer det præciseres at også offshoresikkerhedsloven og kapitel fire a i lov om luftfart finder anvendelse ved udstationering

får bemyndigelse til efter forhandling med den relevante minister at fastsætte at tilsynet med anmeldelsespligten til rut inden for bestemte sektorer skal varetages af en anden myndighed end arbejdstilsynet i venstre ser vi meget positivt på arbejdskraftens frie bevægelighed men samtidig er det nødvendigt at vi sætter konsekvent ind over for det mindretal der udnytter systemet vi skal bekæmpe social dumping og derfor skal vi løbende foretage de nødvendige justeringer i samarbejde med arbejdsmarkedets parter for det er med til at sikre en overholdelse af løn og arbejdsvilkår for lønmodtagerne og en fair konkurrence for arbejdsgiverne derfor indgik den tidligere vk regering også en aftale om styrkelse af rut

allerede i to tusind og ni en aftale som

hundrede og otte og halvfjerds fra den tolvte marts to tusind og tretten anser som værende forligsbundet på beskæftigelsesområdet nu foreligger disse forslag som ikke har været drøftet i forligskredsen det er en meget kedelig fremgangsmåde

vi gerne drøfte dem hvis det altså kan dokumenteres at de kan gøre en forskel men vi har allerede nu en række forbehold blandt andet bør retningslinjerne for udstedelse af bøder præciseres det fremgår ikke tydeligt nok af forslaget hvordan det helt nøjagtigt skal foregå vi mener heller ikke der er grund til at gøre livet unødvendig surt for virksomhederne

med henblik på at fjerne overflødige krav og ligegyldige informationer og det bør undersøges om det er en god idé at give

til at se oplysninger om arbejdsperiode og sted det kan nemlig nemlig få betydning for virksomhedens konkurrenceevne afslutningsvis ser frem til kommende drøftelser af ændringer i rut

vi vil selvfølgelig ikke acceptere illegal arbejdskraft løndumping og

som ikke agerer på lige konkurrencevilkår med danske virksomheder vi ser desuden stadig væk udenlandske arbejdstagere som arbejder og bor under stærkt kritisable forhold og udenlandske virksomheder der snyder med moms og skat

hele det danske arbejdsmarked det er derfor på alle måder glædeligt at regeringen fra dag

netop har bekæmpet social dumping i danmark det har vi set

og tretten her afsatte regeringen i samarbejde med enhedslisten midler til en række initiativer der netop skal modvirke social dumping i dag behandler vi så lovforslag

og fem og halvfems der udmønter nogle af disse initiativer med lovforslaget ønsker regeringen

at rut registeret bliver mere omfangsrigt hyppigere opdateret og mere tilgængeligt for offentligheden det gøres eksempelvis ved at udenlandske tjenesteydere i forbindelse med registreringen i rut også skal anmelde oplysning om momsnummeret i hjemlandet det gør det nemmere for de danske myndigheder at tjekke om der er tale om reelle virksomheder eller for eksempel tilfælde af skatteunddragelse i både danmark og hjemlandet

fupfirmaer de oplysninger skal samtidig gøres offentligt tilgængelige dermed får offentlige myndigheder styrket muligheden for at føre opsyn med med udenlandske virksomheder og arbejdstagere i danmark ligesom arbejdsmarkedets parter får bedre mulighed for at sikre overholdelse af løn og arbejdsvilkår

ved overtrædelse af anmelderpligten til rut registeret ligesom arbejdstilsynet i en årrække har haft mulighed for at udstede administrative bøder på hele arbejdsmiljøområdet dermed kan udenlandske virksomheder hurtigt og konsekvent straffes med bøde hvis de overtræder reglerne med andre ord bliver det sværere

snyde uden at blive opdaget og hvis man snyder får det hurtigere konsekvenser det er vigtige tiltag i kampen mod social dumping og derfor kan

synes det er helt fint hvis man kontrollere at det er en virksomhed der

er oprettet til lejligheden i danmark der er selvfølgelig det problem med en polsk virksomhed

i den slags virksomheder det har vi set en hel del eksempler

den udenlandske arbejdskraft

dermed presser danskere ud af arbejdsmarkedet det synes jeg er noget der skulle tages fat på

en eller anden mulighed for at få stoppet den praksis

offentlig adgang til oplysninger om som sagt momsnummer og

fristen for at anmelde ændringer i rut

der har man efter

en vanvittig undskyldning med at virksomheden skal kunne have mulighed for at komme på biblioteket for at indberette til rut registeret

i et samfund hvor alle virksomheder med respekt for sig selv har computere

at de kan gå på på biblioteket for at indberette mange steder

har bibliotekerne kun åbent på bestemte tider og så skal man have adgang med

digitalisere alt skal digitaliseres hvis en borger

på ordnede vilkår også er så

derfor vil jeg foreslå ministeren at det bliver fra dag et at man skal indberette det har de ikke en computer

en computer så tror jeg nok at de skulle blive i østeuropa og arbejde dér i stedet

til danmark og arbejde det synes jeg i hvert fald og hvis ikke ministeren vil stille et ændringsforslag så vil

der bliver stillet et ændringsforslag om at det

holder altså ikke hjemmel til arbejdstilsynet om at kunne udstede administrative bødeforelæg hvis de overtræder det kan vi egentlig godt støtte så

opretter en dansk virksomhed og så alligevel ansætter de samme folk der skulle

forslag men

elementer i lovforslaget

det er allerede blevet gjort fyldigt jeg vil hellere knytte nogle overordnede ord til begrebet social dumping og udenlandsk arbejdskraft i radikale venstre hilser vi udenlandsk arbejdskraft velkommen det er godt at

den type arbejdskraft har en vigtig funktion

danske arbejdsmarked den sikrer at der er arbejdsfunktioner

det er godt for dansk vækst

det gør os rigere og det er en god ting

det også vigtigt at vi sikrer at den udenlandske arbejdskraft opererer i danmark på fair vilkår

når jeg taler med danske lønmodtagere i forskellige fagforeninger

men at de ønsker at tage kampen op på fair vilkår derfor skal vi aktivt modvirke snyd og systematisk underbydning af dansk arbejdskraft jeg glæder mig også over at

langt de fleste udenlandske virksomheder

de danske regler for at være her men der er brodne kar og dem må vi gå efter

de seneste to finanslove har iværksat en række initiativer for netop

for at mindske social dumping et

på en bedre måde og på en mere retvisende måde så alt i alt er det vigtigt at finde balancen mellem på den ene side

udenlandske arbejdskraft velkommen vi skal senere se på hvordan vi kan gøre vilkårene for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft endnu bedre

arbejder til en løn

at konkurrencen foregår inden for det segment af markedet som handler

et elastisk begreb men men det er jo dér hvor kampen skal stå hvis det er at udenlandske virksomheder på systematisk vis forsøger

i timen så mener jeg at der er tale om

talerrækken og den næste er fru sanne rubinke undskyld

det her med at ordføreren siger at det er social dumping hvis

kroner i timen

andet den her baltic workforce der tilbyder arbejdskraft til firs kroner i timen hvad vil

registreres i rut registeret

etableret i danmark men bruger udenlandsk arbejdskraft

skelne mellem at den sociale dumping kan hidrøre fra udlandet

at det kan være danske virksomheder hvis man kan sige

gå hen og så at sige

også overholder de andre regler om udbetaling af feriepenge

der vil jo ofte være den sammenhæng at når man forsøger markant at underbyde

myndighederne har fået ekstra muskler med

udenlandsk firma der er registreret i rut kan jo netop arbejde

ikke overholde en dansk overenskomst

hvis man arbejder til en lavere løn bare

at en virksomhed bliver oprettet

litauiske arbejdere til firs kroner i timen

kontrolleres

der kan godt ske

godt finde sted uden at det er ulovligt vi ser jo hver eneste dag eksempler på

ting som feriepenge

hvis ikke man kan stoppe nogle af de virksomheder i markant at underbyde

på selve lønnen så kan man gøre det på andre måder fordi der ofte vil vil være en sammenhæng mellem

finanslovsaftalen med enhedslisten i dag tager vi med det her lovforslag endnu et skridt

ordnede forhold på det danske arbejdsmarked når det kommer til udenlandske firmaer der udstationerer udenlandske arbejdere i danmark i sf er vi optaget af løbende at justere reglerne på arbejdsmarkedet i takt med at virkeligheden ændrer sig

til registrering vedrørende momsnumre og arbejdsperioder og en skærpelse af anmelderpligten og forkortelse af fristen synes vi selvfølgelig er positiv

at til at styrke kampen mod social dumping kampen for et arbejdsmarked

er nu engang en vigtig kamp synes vi

når vi som i dag vedtager love og regler der regulerer

også reglerne for udstationeret arbejdskraft er det for at sikre at danske såvel som udenlandske arbejdere får muligheden for at have et anstændigt arbejdsliv i vores øjne er det blandt andet et arbejdsliv at man kan leve af den løn man får

arbejdsforhold der gør at nedslidning stress og arbejdsskader ikke er en naturlig følgesvend når man går på arbejde vi løser ikke alle problemer med social dumping med det her lovforslag men vi tager et skridt i den rigtige retning

bedre kontrol mere ordnede arbejdsforhold og derfor kan vi

naturligvis støtte lovforslaget

der udspringer af enhedslistens finanslovsaftale med regeringen og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ministeren for det gode samarbejde vi har

den her vigtige dagsorden

forbedrer redskaberne i kampen mod social dumping

denne gang i form af nogle forbedringer af rut og muligheden for at håndhæve reglerne på det her område anmeldelsespligten

udvides sådan at man også skal opgive

momsnummeret i hjemlandet og det kan blive et vigtigt redskab i konstateringen af om der overhovedet er tale om en reelt eksisterende virksomhed hvilket er et stort problem i dag for fagforeningerne når de får fat i en virksomhed og skal finde ud af hvordan man nu skal tackle

kortere frist for at anmelde ændringerne og oplysningerne i rut er jo også et fremskridt

man nedsætter fristen fra otte til tre dage det kan gøres bedre

det er der allerede en ordfører der har været oppe at påpege og vi har haft en udmærket drøftelse med ministeren om det

som vi synes gav et tilfredsstillende resultat og jeg forventer da at ministeren lidt senere her kan sige at det vil munde ud i et ændringsforslag der strammer det yderligere op så er der det med den offentlige adgang til oplysningerne det er jo helt afgørende for arbejdsmarkedets parter

være med til at overholde reglerne eller sikre at de udenlandske virksomheder overholder reglerne

så skal de have nogle redskaber til at gøre det med og der er adgang til oplysningerne jo helt nødvendige

jo ikke kun er en opgave for fagbevægelsen

deltage i den øvelse det er også en opgave for arbejdsgiverne og deres organisation og det har de jo en klar interesse i

fra den side af salen plejer at kalde fair konkurrence mellem

i arbejdstilsynets muligheder for at håndhæve reglerne det har selvfølgelig den begrænsning at udstedelsen af et bødeforelæg kræver at den anklagede erkender sin fejl

er jo stadig væk mulighed for at den pågældende virksomhed kan trække sagen i langdrag men alligevel

formode at det har en praktisk virkning og ikke mindst en præventiv virkning da det

meget hurtigt vil rygtes i branchen at der nu er en større

for at få en bøde hvis man ikke overholder reglerne så

voldsomme revolutionære ændringer men alligevel nogle gode redskaber som vil forbedre indsatsen mod social dumping

ved at gennemføre de her ting det er en kæmpe opgave og jeg tror at vi skal være meget ædruelige og ærlige og sige at der er lang vej igen før vi kan sige at vi sådan for alvor har løst det her problem

jeg også tilfreds med tilkendegivelsen fra ministeren om

vi arbejder videre med at undersøge hvordan vi kan stramme hvervgiveransvaret og at der i den forbindelse også skal ses på

om arbejdstilsynet kan få bemyndigelse til at håndhæve det vi mener også at vi skal frem til en situation hvor der er langt større bøder for overtrædelserne på det her område vi kan jo godt være lidt bange for at de beskedne beløb vi taler om indtil nu kan gøre at nogle virksomheder tænker

betaler os fra det de gange vi bliver snuppet på fersk gerning men alle de andre gange

yderligere tiltag som enhedslisten jo gentagne gange har slået til lyd for uden at kunne få flertal i folketinget

glæder os jo meget over at vi i den seneste finanslovsaftale blev enige om at skærpe kravene til de statslige virksomheder om at anvende arbejdsklausuler i kontrakter med private tjenesteydere

vi også kan få styr på hvordan vi så håndhæver arbejdsklausulerne fra de statslige virksomheders side som blandt andet metrosagen viser

hjælper det jo ikke ret meget

et fint krav i kontrakten om at arbejdet skal udføres på overenskomstmæssige vilkår hvis

den statslige virksomhed ikke kontrollerer om det rent faktisk sker og at der ikke er nogle skarpe redskaber til at sikre at det bliver overholdt sådan så

straffer ja det ord skal man da bruge den virksomhed der ikke lever op til en aftale vi ser også meget frem til regeringens forhandlinger med kommunernes landsforening om at

også kommunerne skal forpligtes til at anvende arbejdsklausuler

jo gerne set en stærkere tekst i vores finanslovsaftale hvor vi simpelt hen bare vedtog en lov herinde i folketinget det må vi jo vende tilbage til hvis det ikke bliver en tilfredsstillende forpligtende aftale

og regeringen skal have en chance for at komme ud af det med en god aftale

det er meget vigtigt at vi får det her på plads kommunerne er danmarks største køber af varer og tjenesteydelser der ligger et kæmpe potentiale

hvis vi for alvor skal ændre kulturen i det økonomiske liv sådan så det ikke længere er

benytte sig af illegal arbejdskraft og og sort arbejde i det hele taget

vi altså nødt til at anvende et sådant redskab sådan

alle der køber tjenesteydelser over en vis størrelse føler sig motiveret til at benytte virksomheder der behandler deres ansatte ordentligt og som betaler de lovpligtige bidrag til fællesskabet og det vil jo for øvrigt også være en kæmpegevinst for statskassen det er klart at vi støtter lovforslaget jeg synes bare at vi jo har haft en udmærket diskussion om social dumping og hvordan vi bekæmper den så jeg ville da lige benytte lejligheden til at røre trommerne

redskaber der nok er endnu mere effektive end det

på venstrefløjen men det er ofte svært at få en

helt præcis definition af hvad social

bare noget vi ikke lide i la synes vi det er ærgerligt

at den her debat omkring social dumping er med til at tegne et billede af at arbejdskraft udefra ikke er velkommen i danmark

det hele taget er et problem

det her lovforslag gør det mere besværligt for udenlandske virksomheder og arbejdstagere at etablere sig i danmark og det er sådan set det sidste vi har brug for lovforslaget er endnu et skridt mod at indføre et tungt kontrolsystem vi synes at fokus burde ligge på at lave reformer at sikre at danske arbejdstagere og virksomheder er konkurrencedygtige i stedet for på at holde virksomheder uden for danmark

er det her et lovforslag som handler om at holde især østarbejdere væk fra det danske arbejdsmarked

også et lovforslag som åbner for at arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder det er et redskab som bliver mere og mere populært blandt politikerne det synes vi er betænkeligt principielt burde det kun være politi anklagemyndighed og domstole der udstedte bøder alene derfor

at vi har mulighed for at tage et arbejde i et andet eu land

andre eu borgere har mulighed for at komme

enige om at vi ikke bryder os om at den mulighed bliver misbrugt

oplevet historier og sager hvor borgere fra andre eu lande arbejder i danmark under nogle kummerlige vilkår

for byggebranchen hvor der desværre har været flere eksempler derfor er det konservative folkeparti også enig med regeringen i at det er

at der fortsat gøres en indsats for at komme problemerne til livs og derfor kan vi også godt støtte formålet med forslaget om at sikre at udenlandske

det vil også gavne de danske virksomheder særlig de små og mellemstore virksomheder

men principielt er

kan udstede bødeforelæg ligesom advokatsamfundet mener vi at muligheden for administrative bødeforelæg som hovedregel bør forbeholdes politi og anklagemyndigheden vi vil derfor spørge ind til dette område i udvalgsbehandlingen for at sikre os fuldstændig at forslaget på ingen måde indeholder nogen retssikkerhedsmæssige problemstillinger jeg hæfter mig ved at advokatsamfundet ikke finder at der er nogen retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved den her model der er fremlagt i forslaget

blot gerne have dette uddybet under

må jeg lige bede den konservative ordfører om at komme op igen der er en kort bemærkning fra herre finn sørensen enhedslisten

juridiske problemer der kunne være i

ordføreren løfte sløret lidt for hvad det skulle være for problemer når nu advokatsamfundet siger at at de sådan

kigger på den situation det bruges i og man har at gøre med virksomheder som måske er væk sådan inden man rigtig får fat i dem og derfor synes advokatsamfundet at det

er en meget god ting at udstyre arbejdstilsynet med den mulighed så hvad er det for problemer ordføreren eventuelt kan se

i deres høringssvar er en vurdering af hvorvidt der er nogle retssikkerhedsmæssige problemstillinger eller ej jeg hæfter mig også ved at de

uddybet det svar som er kommet fra advokatsamfundet

er blot det jeg vil foretage mig i udvalgsbehandlingen

takke for behandlingen og selvfølgelig især takke enhedslisten for

regeringen var tiltrådt vi har forfulgt sporet lige siden og jeg kan bekræfte over for herre finn sørensen

tidspunkt det vil blive ved med at stå højt både på enhedslistens og regeringens dagsorden

først herre bent bøgsted som efterfølgende blev fulgt op

i udformningen af lovforslaget

tilkendegivet over for enhedslisten som har rejst

høringssvarene fra fagbevægelsen at det ser jeg positivt på det bekræfter jeg hermed også over for dansk folkeparti og mit forslag vil være

det med tidsfristen og så kan det indgå i den videre behandling af helt politisk karakter vil jeg sige at

at vi i danmark har et reguleret

ordentligt og gennemsigtigt arbejdsmarked hvor vores lønmodtagere nyder den beskyttelse

mellem virksomheder der fungerer efter loven og på ordentlige vilkår når social dumping er så stort et problem som social dumping er

udfordrer lønmodtagere og virksomheder og det er

en underminerende kraft på vores arbejdsmarked som på lange lange stræk fungerer rigtig godt altså det danske arbejdsmarked derfor er det vigtigt at sætte ind

for social dumping rut registeret er et vigtigt redskab i den forbindelse og det er så derfor at vi nu

har øje for brugen af administrative bøder

kigger på på hele momsspørgsmålet som er en anden del af lovforslaget her

vi forhåbentlig kan få bred politisk opbakning til det der er så fantastisk vigtigt

forligsbrud jeg har informeret de oprindelige forligspartier om de ændringer som regeringen

ville gennemføre men jeg vil i øvrigt gerne sige at hvis der

drøfte rut registeret så står jeg selvfølgelig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

og de danner dermed også et godt grundlag for indholdet i lovforslaget

vi meget lydhøre over for at lytte til organisationerne på arbejdsmarkedet forslaget består af to elementer det første element består i at lønmodtagernes dyrtidsfond ld reducerer antallet af pladser i deres bestyrelsessammensætning dermed foreslås det at de nuværende en og tyve bestyrelsespladser reduceres til syv for at effektivisere arbejdsprocessen det andet element

overføres til dansk arbejdsgiverforening fordi sala er ophørt med at være en selvstændig organisation og er blevet en del af dansk arbejdsgiverforening desuden er der en række tekniske ændringer til dette lovforslag venstre støtter lovforslaget

mest af teknisk karakter

der forenkler og tydeliggør lovgivningen til fordel for deres medlemmer lad mig nævne et eksempel

men kun lever sammen så skal man aflevere en fuldmagt

kunne ens samlever ikke få pengene selv om man havde levet sammen i rigtig mange år jeg ved det fra mit tidligere arbejde

var nogle mennesker der ikke lige fik den udfyldt eller

rigtig glad for at loven bliver ændret lovforslaget har også til formål at tilrette lovgivningen efter

sammenslutningen af landbrugets arbejdsgiverforeninger ikke længere er en selvstændig organisation

varetage deres interesser så vil der være en mindre bestyrelse som bliver mere effektiv i

hvad der skal ske syv burde være nok og hvis det er erfarne og dygtige folk

behandlingen jeg havde nu heller ikke regnet med andet forstået på den måde at at det her er et helt teknisk

hvor vi imødekommer nogle konkrete

i i den lovgivning der regulerer